og det tror jeg der er mange der glæder sig til altså til til foråret hvor knopperne springer ud på træerne og hvor der kommer flere lyse

det matcher egentlig meget godt den følelse man kan gå med fordi der er meget at glæde sig over beskæftigelsen

højere end nogen sinde færre er på kontanthjælp og dagpenge antallet på offentlig

forsørgelse er det laveste vi har set

mere end tredive år mange unge tager en uddannelse flere syge overlever kræft asyltallet er det laveste vi har set i ti år og på en dag med god blæst dækker vindmøller hele vores elforbrug

går ret godt i danmark derfor har vi også mulighed for at bygge bedre og stærkere og langtidsholdbare løsninger for danmark

er der selvfølgelig fortsat rum for forbedring skulle man være i tvivl kan man bare se de seneste dages dækning af ældreplejen i visse

det kræver at vi holder fast i den kurs som har bragt danmark tilbage på sporet for tingene hænger jo sammen det gælder også udlændingepolitikken da regeringen overtog ansvaret igen for

blev vi efterladt med konsekvenserne af en række lempelser af udlændingepolitikken skabt af en regering som var uenig om kursen både med sig selv og med sit parlamentariske grundlag kort tid efter gik der hul på europas grænser flygtninge og migranter kom gående op ad motorvejen og regeringen har handlet

i de sidste to år har vi set det laveste asyltal i et årti

den her kursændring er jo en kursændring i europa hvor danmarks linje har vundet mere og mere opbakning men det er også en kursændring herhjemme fordi det lave asyltal i høj grad tilskrives regeringens stramning vi er gået fra det der var situationen da jeg blev statsminister sidst

nummer fem i europa når det gælder antallet af asylansøgere per indbygger til nu at være nummer sekstende

sekstende og det kan tilskrives den omlægning der har fundet sted i dansk udlændingepolitik stramninger som vi indførte

dansk folkeparti som modsvar til den tidligere regerings mange

hvad betyder det ja det vil jo sige at hvis danmark var blevet ved med at ligge på en femteplads som man gjorde dengang fru mette frederiksen og herre morten bødskov og andre gode folk her

vi de sidste fire år have modtaget mere end dobbelt så mange asylansøgere mere end dobbelt så mange asylansøgere som vi har modtaget med den politik der nu har været ført

derfor glæder jeg mig også over at denne regering har skabt ro sikkerhed om dansk udlændingepolitik i et godt samarbejde med dansk folkeparti for fortiden viser jo

grundlag kan føre til på det her område i torsdags vedtog folketinget at dansk udlændingepolitik fremover skal have større fokus på på midlertidighed børn og voksne som har et berettiget behov for beskyttelse skal selvfølgelig

men det skal være et midlertidigt husly

flytte ind permanent flygtninge skal hjem igen når forholdene tillader det hjælpe med at opbygge deres fædreland det er der også en moralsk forpligtelse i sådan ser man

også på det ude i verden jeg havde i går et møde med somalias præsident som selv har været i usa en meget meget lang årrække og nu er vendt hjem og har taget et politisk ansvar på sig og hans signal var

set også et ønske om at de somaliere som har opbygget kompetencer ved at være i europa og andre steder tager hjem og hjælper til med at bygge landet op mens man er her skal man selvfølgelig bidrage arbejde forsørge sig selv og sine og derfor glæder det

at vi også i går blev enige med arbejdsmarkedets parter om at forlænge integrationsgrunduddannelsen som blandt andet giver flygtninge familiesammenførte mulighed for at blive opkvalificeret på på arbejdsmarkedet så de kan forsørge sig selv

en del af grunden til at vi i dag op imod tiden før den her regering har næsten dobbelt så mange forholdsmæssigt som er selvforsørgende efter tre år så denne regering er garanten for en fast udlændingepolitik en fast udlændingepolitik som er helt

hvis man er kommet rigtig alvorligt til skade

bliver man fløjet til rigshospitalet fra hele landet og jeg bliver vist rundt af et par dygtige sygeplejersker og en portør og jeg siger med sådan nok lidt for stor selvfølgelighed fordi det er traumecentret på rigshospitalet

at at her må i da have personale nok der må være kolleger nok på arbejde de tre ryster på hovedet

det er det billede jeg ser overalt i vores sundhedsvæsen eller i hvert fald langt de fleste steder

medarbejderne løber stærkt mange steder løber de for stærkt og det går ud over patienterne og omsorgen for to år siden

og for kort tid siden var det en anden klinikchef på rigshospitalet nemlig jakob trier møller der sagde op i protest mod grønthøsterbesparelserne han var chef for cirka to hundrede og halvtreds læger og sygeplejersker og andet sundhedspersonale og

hvordan besparelserne rammer patienterne der er færre medarbejdere på arbejde der er færre til at tage sig

når de kommer på operationsgangen og i særdeleshed er der færre til

heller ikke med regeringens forslag til en

sundhedsreform tværtimod der er ikke nogen nye penge til gengæld ved vi jo at udgifterne til sundhed kommer til at stige frem til

eneste år fordi der bliver flere ældre og derfor skal vi helt automatisk bruge flere penge på vores sundhedsvæsen det vil vi

og vi ser det som et minimum pengene skal følge med når du bliver ældre men regeringen foreslår jo kun en vækst

om året altså når vi taler sundhed og derfor er regnestykket jo sådan set ret enkelt

sundhed frem til år

helt konkret spørgsmål til statsministeren nemlig om ikke statsministeren vil bekræfte at der i regeringens økonomiske politik faktisk ikke er penge til

på bagsiden af en serviet og finanslovsudspil hvor de eneste

sidetal to ting

nye penge i regeringens udspil så er det jo positivt forkert det er positivt forkert altså regeringen har lagt et udspil frem som vi i øjeblikket forhandler med dansk folkeparti alternativet

radikale holder sig inde i forhandlingerne

foreslår oprettelse af en nærhedsfond på seks milliard kroner seks milliard

som ikke har været brugt til formålet før som skal investeres i nære sundhedstilbud flere sundhedshuse

den skræmmekampagne som jeg kan se udspinder sig i spørgetiden

i sidste uge var det vel ellers er det måske først i morgen hvor sundhedsministeren skal garantere den ene og den anden tredje lægeambulance rundtomkring i landet jo udtryk for ren propaganda regeringen har sagt standstill på alt hvad der findes derude de beredskaber der er skal være der og så skal der flere ekstra oveni med ekstra penge

den anden ting er at uagtet

for en forbrugsmålsætning regeringen har hele den offentlige økonomi så har regeringen jo vist en historisk vilje til at prioritere sundhedsområdet jeg minder bare om at jeg blev statsminister startede med at øge bevillingerne til sundhedsvæsenet

milliard kroner mere end der lå

end man ville have haft hvis den regering fru mette frederiksen sad i havde fortsat og siden har vi jo så lagt yderligere på

svare kort på om jeg har betalingsviljen og betalingsevnen til fortsat at investere i det sundhedsvæsen som siden jeg blev sundhedsminister første gang har haft en realvækst på fyrre procent

det er nej og det kunne statsministeren jo sådan set bare have sagt nå jeg fik

og derfor prøver vi med et andet spørgsmål

og et andet tema vi har fra

side foreslået at der skal indføres en ret til tidligere folkepension

de danske lønmodtagere der har været længst tid på arbejdsmarkedet og som er blevet nedslidt af at gå på arbejde det er bestemt ikke

nogen let opgave der er en masse teknik vi skal have på plads men jeg betragter det

gerne sige som en fuldstændig nødvendig og retfærdig løsning

helt bogstavelig talt har bygget det her land op og som er blevet nedslidt af at gå på arbejde skal kunne trække sig tilbage før tid ikke på en seniorførtidspension eller på en anden ordning men på en tidligere folkepension altså at der indføres en ret sådan at nedslidte danske lønmodtagere kan gå tidligere på folkepension mit spørgsmål til statsministeren er ret enkelt vil statsministeren være med til at indføre en

derimod i overensstemmelse med sandheden altså seks milliarder der ikke havde været brugt til formålet før til at løfte nære sundhedstilbud seks milliarder ekstra i drift i den her valgperiode indtil nu en realvækst på fyrre

jeg blev sundhedsminister første gang og en klar fremadrettet betalingsvilje denne regering har flere penge til sundhed end socialdemokratiet

foreslå de strukturændringer der gør at vi får frigjort nogle penge der i dag bruges til noget andet som kan bruges til sundhedshuse til akutberedskaber til opkvalificering af personale til to tusind flere sygeplejersker til et løft i antallet af sosu assistenter til at dimensionere lægeuddannelsen op og så har vi fuldstændig lige så mange penge som fru mette frederiksen har fremadrettet i forhold til et råderum som skal disponeres

man ser på vores historiske record

at de gange vi har haft ansvaret for sundhedsvæsenet har vi også haft betalingsviljen i forhold til det andet

tredje spørgsmål jeg gerne vil have svar på det spørgsmål jeg ikke fik svar på før nemlig om man vil indføre en ret til tidlig

afklaret jeg vil nemlig også gerne rundt om et tema som

tror jeg rigtig mange af os meget på sinde

i mine øjne er landsforrædere

jeg synes tværtimod vi så gøre alt hvad vi kan for at holde dem ude af vores land

det også min overbevisning at de bør retsforfølges og afsone deres straf i de samfund hvor deres forbrydelser

ikke nogen simple løsninger på det her det er selvsagt men vi står jo ikke alene i den her situation al den stund at en række andre især vesteuropæiske lande

for at finde et fælles europæisk svar der kan forhindre de her mennesker i at komme tilbage til danmark kunne man for eksempel lade sig inspirere af de løsninger der tidligere har været anvendt

man jo ikke på forhånd udelukke at nogle af disse mennesker nogle er under lås og slå nogle er på fri fod rundtomkring

egen drift finder tilbage til vores grænse jeg jeg betragter dem også som landsforrædere

og i det omfang de finder frem til vores grænse

skal man have en ret til at kunne holde op og træde ud af

udfordringen her og der mangler fru mette frederiksen at give nogle svar er at man gerne vil gøre det her kollektivt på en eller anden måde og definere nogle grupper hvor man siger

nedslidte og så skal de som gruppe have den ret mens nogle andre grupper

for at kunne svare ordentligt på om det er en god idé er vi nødt til at blive lidt klogere på hvad det går ud på

så skal man altså ud og forklare hvordan det kan være at hvis man er

har man altså ingen ret til hvis man er nedslidt at træde tilbage men hvis man er i en eller

er jo et opgør med den universelle

passer passer pengene og hvem er det egentlig man tænker på

en ret til at træde ud af arbejdsmarkedet

eller fremmedkrigere jihadister eller

udenrigsministeren har jo også været på banen og nu ved jeg godt at statsministeren måske for tiden mener

i forhold til det her med at tage

tilbage til danmark skrev nej og ikke tak

beskrevet jeg jeg tror at rigtig mange danskere vil have svært ved at forstå

nogle mennesker der er taget derned og ikke bare har svigtet danmark men i virkeligheden

skal tilbage til danmark og ind i vores velfærdssamfund

klar med beskikkede advokater og lignende

om de så nogen sinde får en straf for de ugerninger de rent faktisk har gjort

får en straf for det de har gjort derfor synes jeg virkelig at det er utrolig vigtigt at vi får en diskussion her i folketinget om hvordan det sikres at de her mennesker bliver stillet til ansvar for de ugerninger de har gjort

rigtigt at det kun kan finde sted hvis man finder en model for at kunne strafforfølge

lokalt i nærheden af det område hvor de også har begået ugerningen og så må man jo finde modellen for det men så starter det jo med at de ikke

kommer til danmark så starter det med at vi holder

mens vi så samarbejder med andre lande om at

en model for at de kan strafforfølges lokalt det synes jeg i virkeligheden gerne jeg vil

udenrigsministeren har jo givet udtryk for

en holdning som jeg er enig i altså mennesker der har forrådt danmark som har flyttet sig med henblik på at kæmpe kalifatets sag og dermed kæmpe mod alt hvad vi står over for og kun vil os det ondt

nogen ambition om at se på vores breddegrader igen det er jo en holdning så er der så er den udfordring at de her mennesker

kommer lidt i forskellige former der er nogle der er statsborgere fra

født i danmark der er nogle der er blevet danske statsborgere og også har et andet statsborgerskab

dansk statsborger

findes der ikke den metode til at sige det kan du ikke og så må det være sådan

så heller ikke noget danmark kan gøre alene

godt hvis man i det internationale samfund

få retsforfulgt de her mennesker også tættere på deres

til syrien har vi den linje og den synes jeg vi skal stå vagt om

assads regime og derfor har det i hvert fald sin begrænsning om man er i stand

opbygge sådan et krigstribunal på syrisk

internationale muligheder i det her ikke er udtømte og det må være en opgave også for europas udenrigsministre at prøve på at folde det her

risikerer vi jo at mens der snakkes så begynder de her mennesker at flyde tilbage

jeg er med på at de kommer i forskellige afskygninger i forhold til om de

været et flertal for ganske mange statsborgerskaber til udlændinge gennem tiderne eller om det er

der har statsborgerskab fra fra fødslen men det dækker jo ikke over andet end at

begår narkokriminalitet i asiatiske lande hvor man ved at straffen

så har vi også en respekt for at det land hvor

de her mennesker har ikke udvist fine fornemmelser

angrer tværtimod kan journalister finde det ene eksempel efter det andet

og at de ville gøre det samme på mange leder og kanter det er jo forfærdeligt at se på

forfærdeligt at tænke på at de mennesker så i givet fald når at komme til danmark

en fornemmelse for at skulle overholde landets grundlov

set grundlæggende enig i at hvis man kunne udvikle en international løsning hvor man kunne forfølge folk for forbrydelser de havde begået tæt på gerningsstedet

kender godt de nemme svar og jeg kunne også godt bare vælge at give dem men jeg synes trods at det er min opgave

være nogle af dem der er derude som heller ikke lokalt vil kunne dømmes fordi man ikke vil kunne påstå eller

så det her er mere komplekst end som så

til det med at passe på vores sikkerhed hører jo også at vi har et skarpt øje på hvad det er for en gruppe og det kan jeg garantere for at vi har vi tager det her ekstremt alvorligt vi har en myndighedsgruppe på tværs af forskellige ressortområder også med en rækkevidde som jeg ikke her i folketingssalen vil kunne give et detaljeret indblik i for at have så tæt et overblik

fint at udvikle noget internationalt

også nødt til at påtage os det nationale ansvar at vi har et øje på de her mennesker og det betyder også at have et øje på de mennesker som måske eventuelt af egen drift defilerer hjem mod danmark det har vi jo set og vi har også set folk der er kommet ind i landet og som er blevet strafforfulgt og som har fået taget deres

vi kan sørge for at nogle af de mest rædselsfulde mennesker der har været i kamp imod både vores værdier og vores land

bliver retsforfulgt lokalt og ikke kommer til danmark og kører frihjul frihjul og kommer ind i det danske velfærdssamfund igen det er fuldt seriøst vi kommer tilbage til det

kommer tilbage til det her emne det jeg også vil nå at spørge statsministeren

omkring ældres vilkår statsministeren var inde på det her

i starten af spørgetimen og jeg vil bare spørge statsministeren om han er med på at

den viser at selv om vi de sidste par år har øget ressourcerne til ældreområdet

vi ikke i mål endnu der skal mere til i de kommende år undersøgelsen viser at selv om man tager højde for den effekt vi kan se med sund aldring som vi tit diskuterer og rehabilitering så er andelen af svage ældre der modtager hjemmehjælp til rengøring og andre praktiske opgaver halveret i

og syv til sytten og selv med de tiltag vi har taget de sidste par år med mere end en milliard ekstra om året til ældreområdet

har vi diskussioner med kommunerne om at de ikke altid bruger pengene til det de skal men så er der kan vi se af rapporten behov for at vi også de kommende år øger indsatsen på ældreområdet og det vil jeg bare gerne have at statsministeren bekræfter at vi ser

vi har jo oprustet det her område det har vi gjort efter

på kommunal service oven på det kom der en regering som støttet af dansk folkeparti og

dansk folkeparti ad flere omgange har løftet bevillingerne til kommunerne og en del af det målrettet ældreområdet er det så godt nok nej det er det ikke

to indikationer det ene handler om at vi er nødt til fremadrettet at have en betalingsvilje altså i forhold til når vi laver kommuneaftaler og det andet handler om

noget af det vi ser her er jo kommuner som har fået ret store beløb fra værdighedsmilliarden og andet

ikke har fået brugt pengene til det formål

andet styringsmæssigt der ikke er i orden her jeg bliver forarget når jeg på tv kan se ældre mennesker der ikke ikke kan få gjort rent andet end med fem ugers

kan ikke holde det har vi et ansvar for og det har kommunerne også jeg tror ikke vi kan løfte det alene altså vi er nødt til også at snakke med kommunerne om skal det her styres

strammere skal de ældre have nogle rettigheder

det borgerforslag vi skal behandle lidt senere

mennesker som på meget kort tid endda har

har tilsammen over en kvart million medlemmer

vi kan sige pointen med det borgerforslag

at pålægge os herinde i folketinget nogle bindende nationale målsætninger at

hele tiden løbende og justerer det hvis vi ikke når delmålene og at de

hvis vi ikke handler i tide og det ved jeg at statsministeren sådan set i hvert fald på papiret er enig

får det helt uoverstigelige konsekvenser

i danmark af flygtninge vil vil være

i forhold til det vi risikerer hvis vi ikke gør noget ved klimaforandringerne

svarer det sådan lidt til at man beslutter sig for at man om tredive år

ikke i gang med at lave en plan for hvordan man sparer

engang tænkt sig at tælle undervejs og se hvor langt man er kommet

gå til så stort et spørgsmål på derfor kan jeg også godt forstå at der er

er rigtigt at en del af de mål vi har og som vi styrer efter

er forankret i lovgivning men er forankret i nogle brede politiske aftaler lad mig bare minde om det mål der

det der er vores mål nemlig at vi

og halvtreds skal være uafhængige af fossile brændstoffer så det er ikke et mål der er forankret i en paragraf vedtaget

ville være bedre hvis det var det men det er til gengæld forankret i

man nødt til at vide hvordan man kommer derhen det er den ene ting

er at jeg synes det er et rigtig spændende borgerforslag og det glæder mig utrolig meget at der er så stort et folkeligt engagement

her sag det glæder mig utrolig meget at der ikke bare her i folketingssalen men også ude i befolkningen er en større og bredere opbakning til at vi er nødt til at gøre noget anderledes og at vi er nødt

at vi også giver en ordentlig klode videre til vores børn er

hånd om de globale klimaforandringer

regeringen også gerne lave en ny klimalov

det vil i høj grad være et lovforslag hvor vi må hente inspiration fra det borgerforslag der skal til behandling her i dag jeg glæder mig til at følge debatten regeringen agter også

i en bredere offentlig debat om

fremmes i en sådan lovgivning altså fuldstændig på linje med at vi i samarbejde med

europaudvalg lavede borgerhøringer om eu vil vi meget gerne tage initiativ til også gerne i

få rammet en folkelig debat ind

når vi er klar kan behandle

velgennemarbejdet forslag til en klimalov version

lille smule ærgerligt at sådan et ønske om en ny klimalov så ikke følges af noget som helst konkret om hvad der skal være i den eller lad mig spørge på en anden måde

det virker jo som endnu en afledningsmanøvre endnu en kommissionsundersøgelse der skal have nogle år og så skal vi tænke

er problemet med borgerforslaget siden man ikke vil stemme for det er det er det de bindende delmål er det de nationale målsætninger er det at klimarådet skal revurdere det løbende

den her tanke og siger ja det er klogt at vi får lavet en klimalov version

jeg tror bestemt at der ligger rigtig mange ting i det borgerforslag som med fordel kan lægges ind i en sådan version

det er derfor at regeringen enten af egen drift men det kan også være i samarbejde med folketinget

på om folketinget har har lyst og energi til det

danne rammerne om en folkelig debat jeg er helt med på at det er rigtig flot at der er femogtredivetusind

millioner andre danskere derude og dem vil vi også gerne i dialog med

set gerne sætte en ramme op for en debat også med afsæt i det der nu foreslås og diskuteres her i eftermiddag med henblik på at vi så

en klimalov version

så konkret i borgerforslaget regeringen vil lade sig inspirere

set rækker ud over det der står i den eksisterende klimalov og som handler om

jeg står her og siger vi vil gerne lave en klimalov version

og så vil vi gerne have en debat altså en folkeligt orkestreret og indrammet debat

er da fint at fru pernille skipper har forelsket sig lige i den model som de

der var andet godt man kunne finde på det kan også godt være

om at sikre en balance mellem at vi har et folketing som påtager sig et ansvar og som skaber sikkerhed for at danmark bevæger sig ad den vej og det mener jeg

de brede energiaftaler vi har lavet men det kan man godt skærpe og at vi så samtidig har kan man sige fleksibilitet til

også at gå på jagt efter lavthængende frugter og få pengene til at række længst og den slags ting og og det er det der kræver at det nok er en god idé at man lige tænker sig om men altså

var da bare at sige ja i aften

borgerforslaget virkelig har sat gang i i debatten både herinde i salen men også ude i befolkningen og

er blevet meget stærkere så er det jo alternativet vi håber selvfølgelig på at det valg vi skal ud i bliver et klimavalg

og et grønt valg tænker man jamen det handler kun om klimaet men

mit første spørgsmål vil komme til at handle om naturen

det er blandt andet foranlediget af at fn har naturens dag på

naturpolitik det er meget lettere at blive virkelig dybt engageret i paradigmeskift eller i syrienskrigere men hvordan pokker diskuterer man man sommerfugle og lærker og noget altså hvordan får man gjort det virkelig

politisk nærværende grunden til at vi synes det er vigtigt er

vi ser naturen dø altså vi ser naturen

står her på mit papir at elleve arter af dagsommerfugle er forsvundet fra den danske natur i de sidste halvtreds år bestanden af sanglærker og viber er faldet med henholdsvis fem og tres og seks og halvfjerds procent siden seks og halvfjerds og der er lige kommet en stor

et tilsvarende spørgsmål for et halvt år siden nemlig hvad vi gør med tabet af biodiversitet så helt konkret hvad vil regeringen

at fordoble altså fordoble arealet

biodiversitetsskov på statens arealer

vi har sat penge af til at give målrettede tilskud til private skovejere der ønsker at gå samme vej

senest har både jeg og miljø og fødevareministeren jo også

de tanker der gemmer sig i det her fælles udspil fra danmarks naturfredningsforening og landbrug

samme sag men altså at prøve

at forfølge den samme ambition ved at se om man over tid kan få

landbrugsjord ud til natur mod at vi så til gengæld

har mere fleksible driftsvilkår på den landbrugsjord

tilbage det var noget vi allerede

en smule hul på da vi lavede den her såkaldte tørkepakke sidste år men selvfølgelig med et beløb som er utilstrækkeligt i forhold til den store ambition men det tegner alligevel et billede af at det er den vej vi gerne vil

i balance med alt muligt andet vi også gerne vil for lige for et øjeblik siden stod vi og snakkede om at vi

der vil de også gerne bruge nogle flere penge

skal jo gå op i en højere enhed men det er den vej vi skal

på det her område men det forslår bare overhovedet ikke

er nogle der har har formuleret det nærmest poetisk

naturen kan ende som hospice for døende arter

godt nok er det rigtigt at regeringen vil udlægge de her trettentusind

skov over halvtreds år men for os er det slet slet ikke nok alternativet har foreslået at man udlægger al statsskov til urørt skov vi har foreslået

naturzoner i danmark og vi har foreslået at man styrker naturindsatsen i vores nationalparker

får den samme beskyttelse som man har i sverige og norge

de her tre konkrete initiativer urørt skov naturzone nationalparker med samme kriterier som

og sådan er det der er forskel på folk og partier og nok også på hvordan

den her regering som nogle gerne vil tegne sort op mod nogle røde der var der før os

det her noget mere sådan intuitivt men den her regering handler

som der var lagt op til

nævne søborg sø jeg kan husker fra jeg selv var ung kommunalpolitiker at det her projekt har været diskuteret

naturgenopretningsprojekt som aldrig er blevet løftet før nu og som vil fremme

i kongernes nordsjælland

nej men vi handler

vi blive ved med og hvis alternativet ligesom holder sig til omkring finanslovsaftaler og andet

vil man også kunne smitte mere af på vores handlinger så kan det være

muligheden for at vælge mellem to spørgsmål

tolker jeg det

hvad er statsministerens holdning til at

der er ved at blive opført et såkaldt vildsvinehegn langs den dansk tyske grænse som går tværs igennem fredede områder og områder der står på unescos liste over verdensarv ikke mindst i lyset af at kulturministeren har søgt om at få optaget grænselandet på unescos liste over

hvis den måtte bryde ud og vi har set eksempler på

hænger sammen det gør den sikkert også for herre uffe elbæk det medgiver jeg

en af grundene til at vi overhovedet kan sætte penge af på finansloven til at lave mere urørt skov og give tilskud til private skovejere hvis de lader deres skove stå urørt er at vi har noget indtægt og noget af den indtægt kommer fra at der er nogle folk der går på arbejde og laver noget der kan eksporteres og en del af det

hvis dansk svineeksport pludselig blev slået i bakgear

med tusindvis af stillinger ude på slagterierne tabte skatteindtægter folk der skulle på dagpenge i stedet for eller på kontanthjælp

have mindre at gøre med og så ville vi ikke kunne gøre så meget for frøerne og faunaen og alt det andet

den her regerings meritter i forhold til den forrige

erklære sig parate til at forpligte sig på bindende mål i en klimalov

og det illustrerer det måske meget godt

og det er integrationsgrunduddannelsen og aftalen med arbejdsmarkedets parter om

er enig i at det har været et nyttigt redskab som har gjort at

i de senere år har fået en hjælpende hånd

igennem en ansvarlig aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter det er jo

fortsætte aftalen med parterne og også har modstået fristelsen til

kalde det hjemsendelsesgrunduddannelsen eller hvad der ville have været naturligt i forlængelse af lovforslaget fra sidst men det er måske også fordi

venstre på et tidspunkt sagde at danmark skulle være åbent for dem der kan og vil og der må man jo spørge sig selv og det tror jeg også man gør udeomkring

det der jo gør sig gældende her er at lige præcis dem der har vist at de kan og vil og som har taget fat og måske taget en integrationsgrunduddannelse er jo dem som i dag er blevet gjort usikre med den lov som blev vedtaget i sidste uge og som jo ikke var et led i en stor integrationsplan men som var et led i en intern overlevelseskamp for regeringen hvor herre kristian thulesen dahl opfandt et paradigmeskifte for at regeringen kunne overleve og få sin finanslov og nogle skatteforhandlinger senere så gjorde statsministeren det til sin egen politik og til sidst tilsluttede fru mette frederiksen sig men det der står tilbage er at paradigmeskiftet i modsætning til integrationsgrunduddannelsen ikke bidrager til integrationen og derfor spørger jeg er der ikke plads til dem der kan og vil hvis de kommer

er det vel også at der nu faktisk er et meget bredt flertal i folketinget

tjener man sine egne penge man må gerne dygtiggøre sig

det står i kontrast til nogle af de forslag der indgik i den offentlige debat for bare få år siden hvor dem der var bekymrede

om flygtninge blev forvandlet til indvandrere mødte op med budskaber der hed for at sikre os at flygtninge bliver forvandlet til indvandrere

er det bedst at vi holder dem på afstand af samfundet

debatten var nu er der enighed om og det synes jeg er positivt at uanset hvad man så i øvrigt mener om midlertidighed

og hvor mange flygtninge der skal komme så er det en fordel at hvis folk kommer til vores hoveddør og bliver lukket ind og har krav på at være her

de skal arbejde de må gerne lære vores sprog at kende

per definition betyder at hvis det man

fra ikke længere er noget man skal flygte fra så er udgangspunktet at man vender hjem og hjælper til med at bygge op det er midlertidighed

som synes at vi ikke er humanistiske i vores flygtningepolitik er fuldstændig fremmedforskrækkede i diskussionen om

arbejdskraft der har vi så et andet sæt regler der

man kan komme til danmark som arbejdskraft hvilket jo også betyder at hvis man kommer til danmark som flygtning og man dygtiggør sig og ens opholdsgrundlag falder væk fordi situationen hjemlandet er sådan at man kan vende hjem så kan man vende hjem og hvis man så har et sæt kvalifikationer der er interessante på det danske arbejdsmarked så kan man i øvrigt returnere som arbejdskraft altså

sådan det hænger sammen

det jo et forsøg på og det skulle man da synes man som radikal fandt interessant at få nogle ting til at balancere nemlig at vi ikke kan

og hvis vi skal beholde den folkelige opbakning til den humanistiske politik vi fører

vi også nødt til at stå vagt om at vi ikke per definition gør alle flygtninge til indvandrere

balancerer og der er integrationsgrunduddannelsen jo en komponent

integrationsydelsen og to hundrede og fem og tyve timersreglen og andet betyder at vi er dobbelt så gode til at få de her mennesker til at tjene deres egne penge efter tre år

folkeparti som har været imod integrationen det var

som ønskede at folk skulle interneres i stedet for forsørge sig selv problemet er jo bare at hvis det der var interessen var at få integrationen til at fungere

det måske bedre at lytte til folk ude i virkeligheden dem der ser hvor skoen trykker vi kan tage dansk arbejdsgiverforening der har svaret

lovforslaget indeholder en række elementer der fremadrettet risikerer at begrænse flygtninges selvforsørgelse og arbejdsmarkedstilknytning hvis der er øget usikkerhed om hvor længe den ansatte kan have ophold i landet kan virksomhederne være mere tilbageholdende med at investere i og ansætte flygtninge eller

vi taler om at afvise mennesker som hver dag er med til at gøre danmark rigere vi kan kun indtrængende opfordre regeringen til at tænke sig om igen og rette op på

det der er virkeligheden er at virksomhederne ansætter flere flygtninge hvis de tror de kan beholde dem og bruge dem

statsministeren har sagt at der er plads til dem der kan og vil nu er der skabt usikkerhed for dem og på plejehjemmene hvor man mangler folk og gerne vil gøre mere for de ældre er der skabt usikkerhed for de ansatte og for de mennesker det drejer sig om

at skabe usikkerhed for dem og det er det statsministeren har gjort stik imod det man sagde i valgkampen

det her samfund er jo at vi igennem en generation eller mere har ført en politik hvor man kunne stille klokken efter at hvis man kom til danmark fordi man var forfulgt så endte man op med at blive indvandrer ni ud af ti

det der har sat sig i at vi har fået en ændret befolkningssammensætning som jo gør at man hvis man åbner øjnene og går ud i virkeligheden kan se at vi har massive problemer jeg prøver så at

da nødt til at gøre det bedre herfra og jeg står fuldstændig på mål for et menneskesyn der hedder at hvis man kommer til danmark fordi man er forfulgt fordi der er krig i ens land så skal man kunne være her man gerne lære vores sprog man skal arbejde man skal tjene sine penge selv men man skal da også som udgangspunkt rejse hjem når freden har sænket sig

set også det budskab jeg tager med fra den somaliske præsident jeg mødtes med i går

så står jeg også på mål for at vi skal have en arbejdsmarkedspolitik der gør at vi i øvrigt kan tage udenlandsk arbejdskraft ind og det kan jo godt være nogle der indtil nu så har været flygtninge og

at danske virksomheder ikke kan få de folk de skal bruge det gælder private virksomheder og det gælder de offentlige

ikke mindst på ældreplejeområdet som også har fyldt noget i debatten i dag der kan man ikke få de folk man skal bruge det er jo derfor man er bekymret når man repræsenterer de ansatte i ældreplejen for hvem skal levere omsorgen når statsministeren har været rundt og hente folk der kom hertil som flygtninge men som i dag bare er hjemmehjælpere og kolleger ude på plejehjemmene ud af plejehjemmene igen

nu skal de sendes hjem paradigmeskiftet handler jo ikke om hvorvidt det er godt at folk rejser hjem igen det har

fine ordninger for det viser sig at dem der arbejder og fungerer er dem der er mest tilbøjelige til at gribe de muligheder det det handler om

skal have nogen betydning om man er tilknyttet arbejdsmarkedet eller ej når det vurderes om man kan sendes hjem eller ej og det er jo det der er bekymringen for arbejdsgiverne

kollegerne altså dem der er i fagbevægelsen og det er det der skaber usikkerheden for så mange mennesker rundtomkring

jo derfor det er svært at forstå at hvis man har problemer med at der ikke er folk nok til at tage fra i de jobs der er hvorfor bruger man så sin politiske energi

at sende folk som arbejder og betaler skat og bidrager til

eller anden udlændingepolitik hvor vi sikrede at også de flygtninge der ikke er kommet

problemet det er jo det der er problemet altså vores problem er jo for nu at sige det helt åbent og ærligt at vi har for mange i det her land med en tredjeverdensbaggrund som ikke har den samme erhvervsfrekvens

ikke har den samme uddannelsesfrekvens som ikke har den samme

sige appetit på at deltage i det her samfund og så bliver det hurtigt sådan noget sort hvidt for det synes jeg godt man kan sige uden at sige noget grimt om alle

fra et tredjeverdensland som har grebet vores samfund og som vil det og som kan det vi er da nødt til at balancere de ting så vi har en flygtningepolitik man er flygtning så længe man har

så rejser man som udgangspunkt hjem igen så har vi en politik for udenlandsk arbejdskraft og studerende og jeg vil gerne være med til at liberalisere den det er jo ikke mig der er barrieren her jeg vil gerne være med til at sætte beløbsgrænsen ned så vi også sikrer

vi kan få de dygtige medarbejdere på vores slagterier uanset om det så er en der har været i danmark som flygtning og kommer ind igen som slagteriarbejder

ikke har sammenhæng i det det er da den venstrefløj som på den ene side tegner et billede af at

fælles velfærd føle sig tryg sende børnene i en lokal skole få lægehjælp

er blevet sværere de sidste ti år inden strukturreformen i to tusind og seks

ved udgangen af to tusind og sytten var det tal reduceret til en hundrede og otte og tyve

fyrre procent siden den strukturreform statsministeren selv stod i spidsen for

seks og firs i to tusind og atten

er gået fra seks hundrede og to og firs i to tusind og seks

i tvivl om fordi jeg tilskrives jo det hele selv en en kommunalreform kan

i i alle lejre jeg har meget meget svært ved at forstå hvorfor der ikke blev taget et opgør med den

fire årige periode hvor man havde regeringsmagten og hvor man i øvrigt gennemførte en evaluering af hele den reform

nå jamen

og jeg tager min store del af medansvaret for det

dengang man skar bryster af kræftsyge kvinder på

fordi kirurgerne ikke havde kompetence til at lave brystbevarende kirurgi

på nogen måder så at vi har samlet nogle ting for at få større faglighed

det fulde ansvar for så skal ting balanceres

så også derfor at vi nu har foreslået og det ville være fint hvis sf meldte sig ind at vi nu laver to bevægelser på sundhedsområdet på en og samme tid nemlig rykker nogle flere tilbud tættere på borgerne sundhedshuse bedre akutberedskaber opruster

almen praksis uddanner flere læger og så til gengæld også tager et ansvar for at stramme nogle nationale rammevilkår til

det største besøgsantal på danmarks biblioteker

vi mig bekendt har haft nogen sinde i hvert fald siden 2010 otte og tredive million

er vokset med en million besøg

prøv at tage til herning og se deres bibliotek

så er det jo fordi man blandt andet har brugt de her større kommuner til at få lavet nogle kulturelle fyrtårne som man ikke havde før hvor det er fedt at komme fordi der er rigtig mange tilbud så det ene tilbud man har i stedet for de tre man havde før har måske fået en kvalitet og en tiltrækningskraft som er stærkere

jo ikke sort hvidt jeg glæder mig i hvert fald over otte og tredive million biblioteksbesøg en million

er lukket at hver anden politistation er lukket det er i min verden ikke nødvendigvis en succes det betyder at borgerne får længere til de tilbud som de har brug for at

og til det der

er der rigtig langt til herning

centralisering som jeg synes at vi skal stoppe

jeg sige at afskaffelsen af de folkevalgte regioner synes jeg ikke nødvendigvis er positivt det er et demokratisk

der bliver skåret væk nye streger som er sat

at skaffe flere penge til den opgave vi skal løse nemlig at få flere mennesker

er en halvering på ti år som statsministeren

spidsen for hvordan

ti nærsygehuse

operere folk rundtomkring på flere adresser end vi gør i dag

at vi begynder at tåle sammenligning med andre lande når vi snakker om kræftoverlevelse overlevelse på hjertesygdomme er jo præcis det her

set er en fordel at være i ambulancen ti minutter længere og så komme hen et sted hvor man kan behandles på verdensplan for det man lider af end at blive sat af der hvor det lokale sygehus lå før når vi snakker om de alvorlige livstruende sygdomme hvis man får en hjerneblødning hvis man får en blodprop det er jo så også derfor at vi har lavet helikopterberedskaber det er derfor vi har lavet paramedicinuddannelser sådan at behandlingen allerede starter i ambulancen

når diabetikeren skal til kontrol skal det tættere på det er derfor at den her regering ønsker at afsætte seks milliarder ekstra kroner til det her formål så det skal

involveret i det her jeg synes jo at det er meget tydeligt at statsministeren jo ikke forholder sig til at der er firehundredetusind mennesker som

den her omgang

de afslag

afslag på hjælp til huslige opgaver

at se hvad liberal alliance har af skatteplaner til den næste valgperiode så

den bliver genvalgt vil man så prioritere skattelettelser

alliance i virkeligheden sat på plads

og så sige jeg tror at spørgsmål der handler om

valgprogram venter vi med til regeringen udskriver valg

været brugt på det her før og halvdelen af dem vil vi bruge på at bygge nogle sundhedshuse de har ikke været bygget før det er nye penge

altså flere lægeambulancer de har ikke været brugt før

for at vide at der at dele af vores ældreomsorg hvor vi har

talte om det tidligere i spørgetimen her i dag

også derfor at den her regering altså har aftalt i modsætning til den regering fru pia olsen dyhr var medlem af at der skal bruges

ikke alle steder for jeg kan jo se at nogle af de steder blandt andet hvor vi har sat værdighedsmilliard af

er kommet ud i kommunen så ikke blevet brugt i

være mange forklaringer på jeg står ikke og hænger nogen kommuner ud ved navn men det her kommer vi til at kigge på fordi et velfærdssamfund skal selvfølgelig måles på hvordan man behandler folk der har brug for hjælp og det er jo ikke mindst de udsatte ældre jeg vil hellere skrue op her end jeg vil genopføre et antal biblioteker genopføre et antal sygehuse som vi har nedlagt for at løfte behandlingen eller genopføre et antal

folkeskoler som vi har lukket for at samle eleverne på et sted hvor de får et bedre undervisningstilbud

at hans orlov som med henvisning til forretningsordenens § en og fyrre stykke tre litra a blev bevilget den niogtyvende maj to tusind og atten fra og med den seksogtyvende februar to tusind og nitten ændres til orlov efter forretningsordenens § en og fyrre stykke tre litra c hvis ingen gør indsigelse vil jeg betragte det som vedtaget at orloven ændres som ansøgt

hans andersen laura lindahl

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v syv og halvfjerds af rune lund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

der stemmes herefter om det under b nævnte forslag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

til at betale en overenskomstmæssig løn men det er der ikke flertal for det næstbedste er at vi bringer au

en markant forhøjelse af lommepengene det er der heller ikke flertal for nu ligger der så et forslag fra

et beløb der skal dække den fulde forventelige udgift til au pairers danskundervisning vi er enige i det princip i dag betaler værtsfamilien kun lidt under halvdelen af udgifterne det er rimeligt at de betaler det hele der er også et ændringsforslag fra dansk folkeparti som fastsætter det konkrete beløb i kroner og øre som værtsfamilien skal betale til dækning af udgifterne til danskundervisning nemlig fjortentusinde og ethundrede kroner det støtter vi men undervejs i udvalgsbehandlingen er det blevet opklaret at dette beløb også skal betales ved skift af værtsfamilier

for det beløb har staten allerede fået en gang og hvad værre er det vil samtidig gøre det sværere for au pairer at skifte værtsfamilie og dermed stille au pairer i en svagere position over for deres nuværende værtsfamilie i to tusind og fjorten fik vi

indført en vigtig forbedring som gjorde det muligt for au pairer at skifte værtsfamilie og få en ny opholdstilladelse så au pairer ikke var stavnsbundet til den samme værtsfamilie i de to år som opholdstilladelsen varede den forbedring risikerer vi at sætte over styr hvis vi vedtager lovforslaget som

at vores ændringsforslag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

tusind og nitten atter kan give møde i tinget rosa lunds hverv som midlertidigt medlem af folketinget ophører fra nævnte dato at regne i dag er der følgende anmeldelser erhvervsministeren lovforslag

otte søren søndergaard

ikke skønnes at være til stede

er noget af det mest sarte vi har med at gøre i vores velfærdssamfund nemlig

pålægge en familie at skulle give et barn fra sig når vi alligevel har lavet en aftale om

hænger det sammen med at vi rigtig gerne vil være med til at sikre at børn får en opvækst i en god og kærlig familie hvor der er overskud til at tage sig af dem

i to tusind og femten som var en del af den tidligere regerings

det er selvfølgelig også vigtigt at sikre at loven lever op til sit formål at sikre at børn fra fødslen bliver anbragt i en god og kærlig familie

den omsorg og tryghed de har brug for når forældrene ikke kan vi noterer os også at de hørte parter og aktører overvejende er positive over for lovforslagets indhold og

indstillet på at stemme for lovforslaget men vi føler anledning

er noget af det mest sarte noget af det mest følelsesladede

inden for det sociale område og vi skal tænke os rigtig godt om

en lille gruppe vi har med at gøre i den første periode var der tretten

den seneste periode har der været sytten sager så det er ikke de store tal men derfor er det

rigtig vigtig sag at der er tryghed omkring dem og at folketinget har gjort sit yderste for at være med til at sikre at ingen lider uret i det forløb der

det ene brud efter det andet og derfor hilser vi velkommen at man kan skride til en

barnet får ophold og derefter falder

formalia i orden således at adoptionen bliver gennemført gennemført det er beviseligt at jo flere brud et barn er udsat for jo større risiko er der for at det sætter sig i barnets tilværelse og derfor synes vi også at forslaget her er udmærket så

vi positive over for forslaget jeg vil gerne sætte en streg under at det her ikke må

en løftestang til at kommuner forsøger at flytte børn som er anbragt i familiepleje over som tvangsadopterede og dermed løfter udgiftsbyrden af sig vi har set eksempler

vil være rigtig rigtig dårligt for området her

også i den daglige administration af det her emne så vi håber

så skulle jeg meddele at det radikale venstre

er rigtig mange fejl i de her sager

forældrekompetenceundersøgelser men også i forhold til § halvtreds undersøgelser og vi ved også at

manglende børnesamtaler er en af

de fejl der rigtig ofte sker så mener socialdemokratiet at retssikkerheden er i orden på det her område mener ordføreren ikke

der sker en kvalitetssikring på det her område netop i forhold til de

at det her også kan medføre at

bliver en spareøvelse vi så jo bla

med en høj grad af etik det gælder også i den kommunale forvaltning på området

stå her og hævde at der aldrig nogen sinde vil ske fejl og at der ikke kan ske fejl i indberetninger

være en spareøvelse for kommunerne hvor de ser en mulighed for at profitere af at flytte børn fra familiepleje over til at skulle tvangsbortadopteres

være dybt ulykkeligt og vi vil selvfølgelig holde ministeren fast på at at det det ikke er

tror jeg sagde det er omkring tredive til fem og tredive sager vi har med at gøre så selvfølgelig er

og vi vil selvfølgelig også være med til at holde øje med at

løfte forældreansvaret på betryggende vis og for vores vedkommende tæller det altså at det er hensynet til barnet der går først og derefter

sikret at det sker fyldest ved valg at det hjem som

at da der skete en lovændring gik man fra at noget skulle godtgøres til at

hvorfor skal man nu gøre det endnu lettere for det er

meget ringe forældreevne

først og fremmest er et spørgsmål om at man vinder tid med det her

har skullet forelægges to instanser og der har kunnet

knytte sig til de forældre der så er omkring barnet og derefter når papirerne falder på plads

skal barnet alligevel bryde op der holder vi

for øje at det er barnets tarv vi går efter og at barnet skal opleve så få brud som overhovedet muligt i den der tidlige opvækst om det er tilstrækkeligt og

diskutere lige så vel som det her er en revision af det der blev vedtaget i to tusind og femten

tage spørgsmålet op igen vi har selv en model der hedder at man kan have et

over tid hvis det er til barnets bedste og det er afgørende at det er det der er det styrende

det vil sige at det biologiske ophav inklusive for eksempel bedsteforældre er afskåret fra enhver kontakt hvis ikke

noget kærlighed i sig hun gerne vil give videre til det her barn er det egentlig

godt kunne forestille os at det her ville udvikle sig og at der på sigt opstå en mulighed for

adoptionsfamilien men også med den biologiske familie

åbne over for at diskutere i forbindelse med en fremtidig revision af lovforslaget og det gælder selvfølgelig også for en handicappet mor som måtte stå med

største krav om at etikken er på plads i det det offentlige gør på det her område så vi er åbne over for

kan garantere at der ikke vil ske fejl og det har jeg fuld respekt for for det kan vi jo ikke og måske skulle vi nogle gange blive bedre til at sige det noget mere særlig når det handler om så udsatte børn som vi taler om når tvangsadoption kommer på tale mit spørgsmål

et ekstra tjek kan man sige ud af ligningen

arbejde ganske længe med at kigge hinanden over skulderen

i de allerførste leveår

er helt afgørende for hvilke muligheder barnet får på den lange bane

tryg og god forbindelse som barnet kan regne med fra starten er det afgørende så kan det godt være at

risiko for en fejlmargen men det er jo så det der ligger i at vi gerne holde ministeren fast på

skal have fuld opmærksomhed også selv om

en tryg start det der bekymrer mig er jo at hvis man øger risikoen for fejl

jo en risiko for at der er nogle børn som mister kontakten til deres forældre selv om det ikke var det bedste for dem og uanset om ens forældre er nogle kæmpe idioter uanset hvor store problemer de har så er der jo altid kærlighed mellem børn og forældre så det vil altid være et svigt

i dette meget fintmaskede system skal

træde særdeles varsomt og vi skal hele tiden have for øje at det er barnets tarv der skal være det afgørende og barnets tarv er jo så i den tidlige fase at få en stabil tilknytning til de voksne som holder af det og som er i stand til

forløb som barnet skal igennem hvad vi så får indrettet i systemerne efterfølgende må vi så løbende

flertal her i folketinget der lempede reglerne vedrørende adoption uden samtykke

at der så skulle være flere tvangsbortadoptioner dengang stemte dansk folkeparti imod lempelsen

holdning at en tvangsbortadoption er et voldsomt indgreb i familiers og ikke mindst børns rettigheder retten til ens forældre er helt grundlæggende derfor bør sådan et indgreb ikke foretages uden en høj grad af sikkerhed for at det er absolut det bedste for barnet eller uden en høj grad af sikkerhed for at andre og mindre indgreb ikke er tilstrækkeligt til at sikre barnets trivsel barnets tarv er altid det vigtigste ifølge lovforslaget var bemærkningerne at der havde været for få tvangsbortadoptioner og med lovforslaget skulle det fremover kunne sandsynliggøres at forældrene varigt var uden forældreevne under udvalgsbehandlingen af lovforslaget dengang var det ikke muligt at få afklaret hvilke kriterier der skulle benyttes for at afklare om det er sandsynliggjort

vi det vigtigt med forebyggende indsatser

men også i forhold til familiebehandling

generelt på børne og ungeområde og i forhold til

herunder på børne og handicapområdet derfor er vi også bekymret for kvaliteten i de sager

mener vi at det er bydende nødvendigt at forstå at man ikke blot kan viske et barns biologiske ophav og rødder væk og at en familie trods problemer ikke blot kan erstattes med en ny

at grundlaget for så vidtgående indgreb som en tvangsbortadoption det vil sige børnefaglige undersøgelser og forældrekompetenceundersøgelser

så vidt forskellig kvalitet og udførelse fra kommune til kommune og at der tidligere er set rigtig mange fejl i sådanne sagers oplysninger endvidere er vi også bekymret for at det ikke nærmere forklares netop i forhold til den sandsynliggørelse af varigt tab af forældreevne hvilket ifølge loven jo vil være kriteriet for tvangsbortadoption dansk folkeparti frygter at det usikre grundlag vil kunne føre til at børn får frataget deres forældre uden et sikkert grundlag for at det er det bedste for dem og frygter især at det vil ramme eksempelvis børn af forældre med et handicap eller børn hvis forældre eksempelvis har et misbrug men som i fremtiden muligvis kan lægge dette bag sig og spille en positiv rolle for barnet

der kan være fyldt med fejl og mangler er der også risiko for at et barn kan risikere at blive tvangsbortadopteret på et uoplyst grundlag da der mangler en kvalitetssikring i sagerne ministeren skriver så i lovforslaget

drejer sig om en lille gruppe en lille gruppe af meget udsatte børn i danmark der anbringes uden for hjemmet og som aldrig har udsigt til at flytte hjem til forældrene fordi forældrene ikke kan og ikke kommer til at kunne drage omsorg for dem men hvor lille er den gruppe i bund og grund for i perioden fra første oktober to tusind og femten til oktober to tusind og atten var der meddelt bevillinger af adoption uden samtykke for syv børn efter de nye regler

ankestyrelsens undersøgelser viser jo at kommunerne ville have indstillet hundrede børn til tvangsbortadoption og så ved jeg ikke om ministeren mener at det er en lille gruppe det foreslås at afgørelseskompetencer i sager om adoption uden samtykke efter

i adoptionsloven flyttes fra familieretshuset til ankestyrelsen familieretshuset skal herefter ikke behandle sager om adoption uden samtykke og ankestyrelsen vil

dermed også overtage de til afgørelse hørende opgaver herunder afholdelse af børnesamtaler meddelelse af bevilling til adoption og forelæggelse for adoptionsnævnet i sager hvor der er tvivl om barnets adopterbarhed eller hvor barnet skal matches med en adoptant vi undrer os også over

at regeringen vælger ankestyrelsen til dette frem for familieretshuset netop fordi vi lagde vægt på at familieretshuset skulle være børnevenligt i den

aftale vi lavede omkring familieretshuset har ankestyrelsen overhovedet rammerne til det her derudover er det bekymrende læsning at der står i lovforslaget at inden barnet overhovedet er

over barnet der er

mulighed for at sikre en stabil og kontinuerlig anbringelse hvis man gjorde sig umage og så kunne et barn jo også efterfølgende selv tage stilling til om det ville adopteres når det blev atten år vi mener

det er den rigtige vej at gå vi så hellere at man arbejdede med forebyggende

for passivitet en ung mand

fru karina adsbøl så overbevist om at det offentlige aldrig nogen sinde skal gå ind til barnets tarv

her vandt familien heldigvis men der var gået femten år af et ungt menneskes liv hvor vedkommende havde levet

alle mulige diagnoser med det ene og det andet bogstav på altså det er ikke så unuanceret

på et fuldstændig oplyst grundlag og det ser vi så

ikke altid sker jeg jeg har et eksempel her fra en anden artikel kommunen tog fejl

forældrene fik et halvt år efter deres barn tilbage fordi de vandt i byretten det ville jo være et barn som kunne indgå i en tvangsadoption og det vil så sige

handler om at der mangler kvalitetssikring i de her sager og det handler selvfølgelig om at vi skal sikre børn en god opvækst

er barnets tarv jamen der er jo mange der undersøger det

de medarbejdere der sidder rundt omkring i kommuner og

have en oplevelse af at vi følger nøje med i hvad der foregår jeg har tilkendegivet at vi har en interesse i at følge området tæt for at se om der skulle vise sig vildskud og det holder vi selvfølgelig fast i men vi holder også fast i at det er helt afgørende vigtigt at barnet får en tryg

god og tidlig tilknytning til de voksne som det skal vokse op

bortadopteres uden samtykke eller har udsigt til det så vi kan

komplekse sagsgange og lange processer der i dag spænder ben

og sætter vores udsatte børn i nogle efter min opfattelse i hvert fald unødvendigt lange

blive bortadopteret og dermed vokse op i en tryg og

stabil adoptivfamilie

måske har oplevet i deres barndom eller i virkeligheden for at undgå at få nogle traumer senere i deres liv så det drejer sig altså om at sikre nogle af danmarks allerallermest udsatte børn de bedst mulige opvækstmuligheder og give dem de bedst mulige muligheder for at starte nogle

tages med den dybeste alvor

her skal vi selvfølgelig sikre at at børnene ikke bliver fanget i nogle langtrukne sagsbehandlinger og undgå at

systemer eller tabes mellem to eller måske endda flere stole en rapport fra ankestyrelsen viser at kommunerne fra første oktober

to tusind og atten kun i

i den forbindelse identificerer ankestyrelsen også en række barrierer for at kommunerne anvender muligheden for at rejse en sag om adoption uden samtykke

det blandt andet vist sig at der er noget uklarhed om muligheden for at anbringe et barn med henblik på adoption samtidig

derfor har dagens lovforslag jo også til formål at forsøge at fjerne nogle af de barrierer som opleves i kommunerne med de gældende regler og sikre en enkel og hurtig behandling af sager om adoption uden samtykke

derfor tages der er i lovforslaget blandt andet initiativ til at kompetencen

lægges i ankestyrelsen det skulle gerne forenkle sagsbehandlingen og reducere sagsbehandlingstiden

beskikke advokater flyttes fra statsforvaltningen til kommunerne det skulle også gerne være med til at reducere sagsbehandlingstiden fordi kommunerne ikke skal kontakte nogen anden myndighed for at få beskikket advokater og så tages der endelig initiativ til

flytter ind hos den kommende adoptivfamilie når ankestyrelsen har truffet afgørelse om adoption uden samtykke det værner efter min opfattelse om barnets tarv

adoptivfamilie under selve sagsbehandlingen

i hvert fald min grundlæggende opfattelse at adoptionsprocessen hele vejen igennem skal have barnets barnets tarv for for øje som det primære

det sikres også at børnene ikke efterlades hos de biologiske forældre eller på en anbringelsesinstitution på ubestemt tid og det vil igen være med til at sikre at vi som samfund tager os noget bedre af vores udsatte børn i danmark i morgen end vi gjorde i går

så også glad for at vi kan konstatere at der altså er en forholdsvis bred opbakning

til forslaget fra en række interessenter på området det er sikkert ikke

synes jeg åbenlyst at hvis man

to tre instanser der vurderer en sag og man skærer en instans fra

godt se at der er lang sagsbehandlingstid og det er skidt i så ømskindede sager kunne man gøre noget anderledes på andre måder kunne man give flere ressourcer kunne man

sætte nogle maksimale sagsbehandlingstider på kan man speede det op på andre måder

er helt enig med spørgeren i at man skal

er jo hensynet til at sagsbehandlingstiderne ikke bliver så lange at at det rammer barnets tarv jeg har læst det her lovforslag igennem temmelig mange gange og jeg kan konstatere at det

jo altså er utrolig lange forløb som nogle af de her stakkels børn går igennem

i kommunerne er ligesom en anden snak og en anden diskussion

er hvordan vi lovgivningsmæssigt kan forenkle salgsprocessen med de redskaber vi nu har til rådighed fra folketingets

vil jeg godt høre om ordføreren mener

at der som udgangspunkt overhovedet ikke skal sættes samvær med

efter en adoption det er udgangspunktet i lovforslaget at

antal børn det er jo heldigvis fordi

der er tale om nogle ekstreme sager det er jo der hvor vi taler om de allermest udsatte børn i vores samfund hvor

tvangsmæssig adoption sådan set er den

et langt sagsforløb forud for det hvor man formentlig har prøvet alle mulige andre muligheder og i den situation

synes jeg sådan set at det som udgangspunkt er rimeligt at man starter med ikke at have samvær med sine biologiske forældre det kan jo så komme senere hen

at de ville indstille hvis der var hundrede sager så hvornår er det et fåtal af sager

anbringelsessager man i det hele taget skal have hvor mange tvangsbortadoptioner man skal have i det her samfund

baseres på et individuelt skøn i forhold til det enkelte barns udgangspunkt i forhold

for en familiesituation det pågældende barn er i betyder det så at det ikke skal være smidigt når det så er nødvendigt nej det betyder det ikke for det skal være smidigt og ubureaukratisk

set helt enig i at der ikke skal være

som gerne ser at der rejses flere sager om adoption uden samtykke er ordføreren enig i det en anden del er at man hører at der kan være kommuner i danmark som decideret laver

hvis de foretager flere tvangsbortadoptioner

argumenterer med

hvis vi så herfra kan eliminere noget af det bureaukrati der gør det nemmere for kommunerne at agere her altså at indstille børn til tvangsbortadoption

for få altså hvis hvis der i dag er færre der bliver tvangsbortadopteret

så kan man sådan set godt argumentere for at der er for få

antallet hvad tænker ordføreren så om det

så er det jo den økonomiske tankegang og ikke så meget det som

de børn der skal tvangsbortadopteres men det er klart at hvis der er noget bureaukrati der stiller sig hindrende i vejen for at kommunerne indleder nogle sager

tvangsbortadoption så har vi jo et problem

set det vi prøver at adressere med det her lovforslag nemlig at gøre tingene mindre bureaukratisk i morgen end de var i

det skal ikke være med henvisning til bureaukrati at kommunerne ikke igangsætter sager om

mindst tvangsbortadoption

eller forældremyndighedsindhavernes vilje noget meget meget voldsomt

at man ikke kunne blive hos ens forældre og det er

taget ud af sin families

have nogle gode forældre og så er det barn bare glad for evigt

kritiske over for det her lovforslag

det jo egentlig ikke fordi vi ikke gerne vil forenkle sagsgangen

set også meget enig i det der er overskriften på

fordi det i sig selv er en svær proces for børnene

om man gør det mest hensigtsmæssigt på den her måde

det vi fjerner med det her lovforslag reelt er bureaukrati som venstres ordfører kaldte det

retssikkerheden om det er et tjek af børnenes retssikkerhed

store konsekvenser hvis man ikke tvangsbortadopterer et barn som burde

også begå fejl til den anden side og foretage en tvangsbortadoption hvor

biologiske forældre selv om de egentlig godt kunne have spillet en rolle i

til at tjekke om det nu er det rigtige

det bekymrer også mig særlig i lyset af de

liberaliseringer kan man måske kalde det af lovgivningen inden for de seneste år jeg synes også at vi har oplevet nogle sager som har været rigtig

når en kommune har budgetteret

ud fra at man vurderer at der må være nogle tvangsbortadoptioner at hente et sted

spare nogle penge på nogle plejefamilier

uhyggelig tilgang det vidner nok også om

jeg er også bekymret for at den lovgivning som stadig væk er forholdsvis ny kan betyde at der er børn

at den velfungerende plejefamilie af den ene eller den anden grund for eksempel fordi de ikke kan

de ikke kan have det barn uden supervision og hjælp og støtte siger nej til en adoption

et unødvendigt og et dårligt skifte for barnet ved at gennemføre en adoption så jeg er i forvejen rigeligt bekymret på det her område og jeg er

en god idé at gennemføre det her lovforslag vi har en række spørgsmål som vi vil stille skriftligt

mere tekniske dele af lovforslaget

får ministeren skriftligt og så skal jeg hilse fra sf og sige at

som jo vil betyde mere stabilitet for barnet

ordføreren har jo også med sine spørgsmål

hvis en beslutning rent faktisk bliver omgjort ved domstolene

lavet et unødvendigt skift væk fra en velfungerende plejefamilie

godt lovforslag vi synes det er godt at man får set på processerne i de her sager og det er jo lige præcis det

i dag kan det tage op til to år og det er bare lang tid for et lillebitte barn at være i en usikker situation

børn og ungeudvalget statsforvaltningen ankestyrelsen byretten og landsretten

det ene led der bliver

altså statsforvaltningen og vurderingen er

foretager

så der er altså rent dobbeltarbejde

lige præcis det man vil forenkle jeg synes også det er positivt at man med det her

adoptivfamilien med det samme fordi lige præcis de her skift som børn er udsat for er problematiske jeg synes det

de ordførere som har problematiseret retsstillingen retssikkerheden den

baggrund af det jeg har læst om sagen at det her ikke svækker retsstillingen fordi det netop er den samme vurdering der bliver foretaget i ankestyrelsen og statsforvaltningen så der er ikke en øget retssikkerhed ved at have det led

det her lovforslag grundlæggende er godt jeg synes det er en større

man taler om tvangsadoptioner mere generelt så

lovforslag helt konkret løser det ikke alle de problemer

utrolig sårbart emne for rigtig mange børn der står i en utrolig svær situation sandsynligvis den værste i deres liv

indstilling til gruppen om hvad vi gør forslaget handler om at vi skal gøre det lettere at adoptere børn uden samtykke

jeg synes egentlig

rejser nogle nye spørgsmål som meget gerne skal kunne besvares

til kassetænkning sidder kommuner måske med deres stramme økonomi og planlægger tvangsadoption af økonomiske årsager et andet spørgsmål er

over barnets retssikkerhed når man skærer en af de instanser fra

ikke alene deres forældre men også fra deres søskende og deres bedsteforældre og andre som kunne have skabt tryghed og

til barnets udelte fordel i den her debat

og da vi i alternativet er mere interesseret i at sikre barnets kontakt med deres biologiske forældre når det overhovedet er muligt i stedet for at tvangsadoptere

så er vi egentlig også imod den retning som det her lovforslag går i og på baggrund af vores diskussioner i

vil jeg anbefale vores gruppe at stemme nej

en god start på livet og det her lovforslag

vedrører den lille gruppe børn hvis forældre ingen eller næsten ingen forældreevne har og hvor det vurderes at den ikke rigtig kan opnås og det vurderes at barnets udvikling og trivsel bedst varetages ved en adoption uden samtykke

ellers ville være blevet anbragt uden for hjemmet med lovforslaget her forenkler vi processen for behandling af sager om adoption uden samtykke i det administrative system ved at samle opgaverne opgaverne og afgørelseskompetencen hos ankestyrelsen idet systemet i dag er præget af sagsbehandlingstider på op til to år hvilket ikke er i barnets tarv samtidig foreslås det at børn der ikke skal adopteres af deres plejefamilie kan placeres midlertidigt hos den kommende adoptivfamilie når ankestyrelsen har truffet afgørelse om adoption uden samtykke lovforslaget vil betyde at perioden hvor barnet

reduceres betragteligt og at barnets tilknytning til adoptivfamilien kan starte væsentlig tidligere i barnets liv den nære tilknytning som netop er så vigtig i de tidlige år

forhold til vederlagsproblematikken vi har en

hvor kommunen siger at de skal gå ned i vederlag og

vil sige nå men hvis i ikke går ned i vederlag så finder vi en familie der

at det her er den rigtige løsning for den lille gruppe af børn hvor det vurderes at deres forældre ingen eller næsten ingen forældreevne har

på den måde sikres en en god opvækst hos en

adoptivfamilie som kan varetage

truffet en individuel konkret vurdering

i sådan en sag som som du

har været rigtig god debat i dag er der jo børn som

bliver født ind i en verden og en barndom som anbragt uden nogen form for chance for at deres forældre nogen sinde bliver i stand til at kunne tage sig af dem det er børn som få en hel barndom og også en hel ungdom

dårligere skoleresultater end deres jævnaldrende og de her meget meget sårbare børn har jo også ret til en god tryg kærlig og stabil barndom

potentielt adoptionsforløb fordi det tager op til to år og fordi man først kan anbringe barnet hos adoptivfamilien når

baggrunden for at jeg i dag bærer det her lovforslag frem for det skal jo lige præcis være hensynet til barnets bedste når det er at man laver en

adoption uden samtykke

absolut afgørende

til barnets bedste det skal ikke være hensynet til at det er lange processer

jeg bare sige at det gør en reel forskel for et barn om den stabile barndom hos en adoptivfamilie begynder når barnet er tre måneder eller når barnet er to år

og så ved vi altså at der er børn som ikke får muligheden for en tryg barndom hos en adoptivfamilie lige præcis fordi den her lange proces altså gør at kommunen ikke ser adoption som en reel mulighed uagtet at det faktisk ville være det bedste så med lovforslaget forenkler vi processen vi skaber grundlaget for en tidligere tilknytning imellem barn

træffe beslutning om at et barn kan adopteres uden samtykke med det her lovforslag

det fremover være fire instanser som altså hver især skal træffe beslutning om det her så

i høj grad at vi fortsat sikrer retssikkerheden og jeg vil selvfølgelig også stå til rådighed for

vil øge antallet af tvangsbortadoptioner

kendskab til området igennem flere samråd

og og ministeren har også været i samråd på det her område vedrørende plejefamilier og og trusler

et tvangsanbringe dem der er rigtig mange ting

går man ud fra at det er et barns ret til sit biologiske ophav men hvordan er det nu i forhold til det her nu vil man fratage barnet

vil sige forældre bedsteforældre og søskende og har vi noget evidens

flere eller færre

et skift som på mange måder kan betegnes

på den lange stabile relation vi må også bare sige at det

en lov og et lovforslag som ikke vedrører

den sagsbehandling der er i kommunerne det er vigtigt at sige at det her er afgørelser hvor man først og fremmest indstiller til en adoption uden samtykke til børn og unge udvalget og

at man får belyst sagen truffet beslutning i ankestyrelsen

sige at det her er de helt få tilfælde hvor der ikke er udsigt til at der kan tilvejebringes en forældreevne det her handler ikke om tvangsadoptioner eller anbringelsesområdet generelt det handler om adoptioner

en fem årig der er anbragt og har været anbragt hos en plejefamilie i fem år

skal gå ned i plejevederlag eller andet

de skal adoptere det her barn

risikerer vi jo at der sker et anbringelsesskift af barnet i den sidste ende og så sikrer man jo ikke den kontinuitet i

afgørelser om adoptioner siden to tusind og femten de fire af dem har været på spædbarn

ældre børn og det er jo alle sammen afgørelser som skal igennem fem instanser derfor anser jeg det ikke for

tale om vederlagsnedsættelse

man taler om en adoption det

om at man har biologiske forældre som ikke har

at få henvendelser fra plejefamilier som har stået over for en kommune der har sagt

ikke vil adoptere barnet så adopterer

som har brug for de penge de får fra kommunen

man har at gøre med et vanskeligt barn der gør

noget man ikke får hvis man adopterer barnet

ekstra fordi kommunen presser hvis de ikke siger ja til en en adoption det er jo altså en problematik som er reel nok og som det her handler om når man gerne vil gøre det nemmere at tvangsbortadoptere og gerne vil tvangsbortadoptere flere så man jo forholde sig til

fra den lovændring i to tusind og femten til det vi lægger frem nu her er der ikke nogen ændringer i de kriterier

det som jeg er blevet betrygget i er at man stadig væk har en meget meget stærk retssikkerhed de sager om tvungen

vurderet af fem instanser

man altså som biologisk familie ønsker

følge sagen hele vejen vi foreslår at det fremover bliver fire instanser

selve kriterierne for hvornår man kan adoptere uden samtykke

ressourcer til at gå til domstolene

når man afbureaukratiserer i det her tilfælde

som som er med til at sørge for at det her

er det rigtige at gøre det må ministeren da da give mig ret i for det første for det andet vil ministeren ikke

svare på om ministeren overhovedet har overvejet ekstra ressourcer til sagsbehandere andre måder at nedbringe sagsbehandlingstiden på end ved at fjerne et retssikkerhedsled

enslydende med den vurdering der bliver lavet i ankestyrelsen

for mig er at med det her lovforslag svækker vi ikke retssikkerheden

mulighederne for at kunne prioritere og hjælpe barnet til hvad

det er det som er allervigtigst for mig

resumere det lovforslaget består af to dele den ene del vedrører ændringer i servicelovens magtanvendelsesregler og har til formål at give kommunerne de bedst mulige rammer for at varetage omsorgspligten

med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne herunder mennesker med demens den anden del vedrører ændringer i reglerne om botilbud efter serviceloven og almene plejeboliger efter almenboligloven og har til formål at give mulighed for at målrette botilbuddet til unge og for at dække skader forvoldt af lejere i almene

rummer mulighed for at lave forslag om husordener magtanvendelsesreglernes formål fysisk

låsning og sikring af yderdøre og vinduer tryghedsskabende velfærdsteknologi kortvarig fastholdelse i personlig hygiejnesituationer registrering og indberetning klageadgang og målretning af botilbud til unge og kommunal dækning af skader forvoldt af lejere i almene boliger der har været er vi nødt til at sige et behov for at præcisere reglerne for omsorgspligt over for magtanvendelse i serviceloven i dag kommer borgere og medarbejdere ofte i klemme fordi reglerne

der opstår tvivl om hvad der er det rigtige at gøre i de konkrete situationer det er afgørende at der skabes klare og enkle regler som tager hensyn til både den enkelte borger og til fællesskabet helt overordnet er det vigtigt at præcisere at indgreb i selvbestemmelsen altid skal ske med borgerens bedste for øje og for at sikre borgeren omsorg værdighed og tryghed

socialpædagogiske indsatser altid skal gå forud for indgreb for socialdemokratiet har det samtidig været vigtigt at præcisere ansvaret

omsorgen over for den enkelte i fællesskabet og at passe på alle borgere og ikke lade hensynet til den enkelte overskride alle andres ret til tryghed det er et omfattende lovforslag med en lang række elementer som samlet set bidrager til at opnå en god balance imellem hensynet til fællesskabet og omsorgen for den enkelte samtidig med klarhed for personalet vi bemærker også at høringssvarene overvejende er positive og at aktørerne på området borgerne og deres pårørende og de faglige organisationer og personalet alle er glade for de ændringer der

det oprindelige forslag som lå fra

at personalet sagtens kan afgøre hvor grænsen går mellem magt og socialpædagogiske metoder men det er også nødvendigt at bakke dem op med lovgivning og at præcisere hvad man kan og hvad man ikke kan både for personalets og for borgerens skyld

stemme for lovforslaget som det foreligger men tager selvfølgelig del i det udvalgsarbejde som kommer

vil naturligvis også være lyttende i forhold til om der

af to dele den ene del vedrører ændringer i servicelovens magtanvendelsesregler og den anden del vedrører

efter serviceloven og almene plejeboliger efter almenboligloven hvor vi laver en målretning af botilbud til unge begge dele har der været forhandlinger om og der er indgået brede aftaler servicelovens regler om magtanvendelse over for voksne med betydelig og varigt nedsat funktionsevne skal først og fremmest sikre respekten for borgerens grundlæggende rettigheder herunder retten til privatliv og til personlig integritet over for disse grundlæggende rettigheder står kommunernes lovgivningsmæssige forpligtelse til at sikre omsorg værdighed og tryghed for denne gruppe

borgere som ikke kan tage vare på sig selv eller overskue konsekvenserne af deres egne handlinger og som ofte ikke vil være i stand til at give et informeret samtykke til pleje og omsorgsindsatserne det er den balancegang vi politikere har prøvet finde i aftalen vedrørende ændringer i magtanvendelsesreglerne og derfor har

varetager disse borgeres interesser ministeren og jeg har har

blandt andet sølund ved skanderborg for

pårørende samt fik en god dialog med personalet

finder det vigtigt at kommunerne sikrer at der er personale nok ansat til at varetage målgruppens interesser herunder til pleje og omsorgsopgaver samt aktiviteter

medføre såfremt man fik carte

da det kunne medvirke til at personalenormeringen blev nedsat

at et indgreb i selvbestemmelsesretten aldrig må erstatte omsorg

med henblik på at forebygge magtanvendelse og at formålet med indgrebene ikke må være at erstatte personaleressourcer jeg skal være ærlig og sige

nem opgave da der er rigtig mange hensyn og interesser der skal varetages i sådan et lovforslag serviceeftersynet af magtanvendelsesreglerne som er gennemført i to tusind og sytten viste at de gældende regler i praksis kan være en barriere for at personalet kan yde den nødvendige omsorg og beskyttelse over for borgere i de situationer hvor gængse socialpædagogiske indsatser ikke slår til det var således uklart for personalet hvad de må gøre som led i varetagelsen af den almindelige omsorg og hvornår der er tale om et indgreb i selvbestemmelsesretten aftalen som nu bliver udmøntet i dette lovforslag indeholder flere ting der skabes en ny klar hjemmel til at personalet kan anvende fysisk

af borgere som led i varetagelsen af den daglige omsorg herunder for at sikre tryghed og trivsel på et botilbud eller plejehjem fysisk

kan ske af hensyn til borgeren selv for at sikre hans eller hendes tryghed og værdighed

eller af hensyn til fællesskabet på botilbuddet fysisk

men er en del af omsorgen og skal derfor ikke registreres og indberettes

ske fastholdelse i forbindelse med fysisk

der opstår en personlig hygiejnesituation

altid registreres og indberettes

til kommunalbestyrelsen og

personalet kan gribe akut ind hvis det er nødvendigt for at afværge at en beboer kommer til skade

man skal være opmærksom på og stille opfølgende spørgsmål til

aftale vi i fællesskab har lavet også når man tænker på hvor svært det her område er så

magtanvendelse over for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne skal jo først og fremmest sikre respekten for borgerens grundlæggende rettigheder herunder jo også retten til privatliv og til personlige integritet så det er ligesom den ene side den anden side

kommunernes lovgivningsmæssige forpligtelse til

sikre omsorg værdighed og tryghed for borgere som ikke kan tage vare på sig selv eller

konsekvenserne af deres egne handlinger og som også ofte desværre ikke vil være i stand

informeret samtykke til pleje og

derfor indebærer omsorgspligten over for den gruppe borgere også at personalet om nødvendigt skal kunne gribe ind i den enkeltes selvbestemmelsesret hvis det ikke er muligt at sikre den føromtalte omsorg værdighed og tryghed ved hjælp af sådan bredere socialpædagogiske indsatser og der er det jo altså sådan at et serviceeftersyn af magtanvendelsesreglerne jo har vist at de gældende regler kan være en barriere

for at personalet kan kan yde den nødvendige omsorg

borgerne i de situationer hvor

der kan opstå nogle uklarheder i forhold til hvad personalet kan og hvad personalet må som led i den almindelige omsorg over for

hvornår der er tale om et indgreb i selvbestemmelsesretten og det kan selvfølgelig hverken

og jeg jo enig i at vi må ændre

reglerne så reglerne om magtanvendelse understøtter lige præcis den omsorgsfulde behandling af borgerne på botilbud og i plejeboliger og derfor er det her et fornuftigt lovforslag som jo bygger på en meget bred aftale i folketinget

ved at give kommunerne mulighed for at visitere eller anvise unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

helt naturligt for mange unge at

sig et ungdomsliv sammen med nogen der er på ens eget niveau altså sammen med jævnaldrende og ved at målrette botilbud og plejeboliger til unge ja så kan der skabes et botilbud med ungdomsmiljøer lige præcis

disse unge det her er jo som andre ordførere også har været inde på nogle svære balancer der er mange hensyn at tage i de her spørgsmål

også glad for at de relevante organisationer og andre aktører på området generelt set har taget positivt imod lovforslaget

for at aftalerne som ligger til grund for det her kompleks af lovforslag nyder en bred opbakning på tværs af folketingets partier

at det er enormt vigtigt at vi lige præcis på et område som det her har et nogenlunde fælles fodslag i håndteringen

af sådan et spørgsmål både borgere og personale på botilbud og i plejeboliger fortjener efter min opfattelse nogle ret klare rammer for magtanvendelse og de unge fortjener som det også ligger i lovforslaget nogle mere målrettede botilbud

der tror jeg at det er vigtigt at det baserer sig på en bred opbakning fra folketinget som vi også ser

det foreliggende forslag om magtanvendelse og

ministeren præsenterede for os i foråret sidste år da forhandlingerne startede der var i udspillet lagt op til en række problematiske ændringer af magtanvendelsesreglerne herunder lempeligere regler for registrering og indberetning

botilbud

fået meget uheldige følger i form af

de permanente botilbud under § en hundrede og otte kunne være blevet til en slags behandlingsinstitutioner og der blev spillet ud med alvorlige forringelser af retten til egen bolig i form af en lettere adgang til at tvinge borgerne til at flytte mod deres vilje heldigvis er der i processen blevet luget kraftigt ud i forslagene og jeg har noteret mig at kl i sit høringssvar finder det beklageligt at regeringen ikke har kunnet

alle de tiltag der var aftalt mellem regeringen og kl i økonomiaftalen for to tusind og atten kl

lykkedes i forhold til de vidtgående forslag om at lempe reglerne for registrering og indberetning af magtanvendelse og jeg vil sige at det også

bliver en hjemmel til at etablere ungdomsboliger som flere andre ordførere har været inde på

med de rammer der er lavet

som i hvert fald tilsyneladende er rimeligt og fornuftigt desværre

særlig grad de ændrede regler for fastholdelse som

lemper adgangen til at udøve magtanvendelse over for borgerne ændringer

til at indføre i hvilket omfang ændringerne kommer til at ændre den konkrete praksis ude i botilbudene kan vi af gode grunde ikke vide det må praksis vise men hensigten er jo at det skal være muligt at fastholde borgerne i situationer hvor der ikke lovhjemmel

ikke nogen mening vi har også noteret os at

mange positive bemærkninger

udtrykkes en bekymring for at lovændringen vil kunne medføre en unødvendig stigning i anvendelsen af fysisk magtanvendelse det er en bekymring som vi deler og derfor vil jeg sige at selv om vi er lettede over at langt de fleste forringelser er pillet ud af regeringens oprindelige udspil

om at finde balancen mellem på den ende side den enkeltes frihedsrettigheder og på den anden side kommunens beføjelser og kommunens pligt til

og at man faktisk i nogle tilfælde har nødt til at begå lovbrud

situation at stille medarbejderne derude i så det

lange forhandlinger fordi det er et svært område og et kompleks område

bedre mulighed for at målrette botilbud til

baggrunden for det første lovforslag er at der i to tusind og sytten som led i regeringens nationale demenshandlingsplan

og tyve blev gennemført et serviceeftersyn af servicelovens magtanvendelsesregler forslaget tager afsæt i anbefalinger herfra og det understreges at magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten kun må ske efter at personalet forgæves har forsøgt at løse situationen med en socialpædagogisk indsats og altid skal ske efter principperne om proportionalitet og skånsomhed formålet med lovgivningen er at give kommunerne rammer for at varetage

funktionsevne herunder mennesker med demens på bo eller dagtilbud der forslås en lang række ændringer der omhandler husorden magtanvendelsesformål fysisk

låsning og sikring af yderdøre vinduer hygiejnesituationer med mere det foreslås at der tilføjes til formålsbestemmelsen i serviceloven at anvendelse af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten alene må ske for at sikre den pågældende borgers omsorg værdighed og tryghed eller tilgodese hensynet til fællesskabet på bo eller dagtilbuddet

dette er for blandt andet at tydeliggøre at magtanvendelse ikke må erstatte socialpædagogiske indsatser eller personaleressourcer lovgivningen er resultat af lange drøftelser

er sluttet med en aftale vi kan bakke op om

uanset hvor hvor betydelig og varig en borgers funktionsnedsættelse er

har borgeren nemlig samme krav på samme mål af værdighed som alle os andre

par stykker som jeg godt mener vi kunne se nærmere på i udvalgsbehandlingen nemlig at rådet for socialt udsatte ikke kan tilslutte sig forslaget

at afværge ødelæggelse af indbo eller andre værdier ikke vil stå mål med indgrebets karakter her kan det måske være klogt at efterprøve

her vil det være fint at få ministerens

men alt i alt støtter alternativet den her lovgivning ligesom vi støtter de andre forslag om at målrette botilbud til unge

understøtte den enkelte borger på den enkelte borgers egne præmisser og i det omfang det overhovedet kan lade sig gøre

bare lettere sagt end gjort for hvordan vurderer vi den enkelte borgers ønsker til et godt liv på egne præmisser når borgeren ikke er i stand til at udtrykke egne behov i et sprog som vi alle sammen forstår

til at lære at kommunikere på borgerens præmisser

overhovedet er muligt skal vi søge at tilgodese den enkelte borgers egne ønsker så længe det vel at mærke hverken skader andre eller skader borgeren selv

i de forhandlinger som danner grundlag for lovforslaget her som handler om servicelovens bestemmelser om magtanvendelse og bestemmelser i forhold til boliger

som er et produkt af de forhandlinger som vi har haft igennem længere tid

bekymringen handler tit om hvorvidt magtanvendelse foregår af økonomiske årsager

også været vigtigt for sf at få gjort det stik og hugfast at magtanvendelse aldrig kan erstatte de rette normeringer og de rette faglige kompetencer

fik indskrænket sin bevægelsesfrihed fordi man ikke måtte låse en havelåge det fik som konsekvens at han ikke selv kunne gå ud

haven og lege med biler fordi han altså kom til at fortsætte ud på vejen til de store biler

indtryk på mig at thomas søster har alvorlige helbredsmæssige udfordringer fordi

bare siger nej når nogle gerne vil hjælpe hende med at

til tandlægen eller komme til en læge det kan vi gøre meget bedre i hverdagen giver uklare regler også en masse dilemmaer for personalet som på den ene side er forpligtet af et fagligt ansvar og på den anden side uklare regler om magtanvendelse lovforslaget søger at imødekomme netop de udfordringer er det så godt nok jeg tænker at det er et skridt på vejen vi skal bevæge os vi skal nemlig bevæge os i takt med at vi i dialog med hinanden får større og større tillid til at vi alle sammen bare rigtig gerne vil de her borgeres bedste det er vi nemlig forpligtet til sf støtter lovforslaget og på vegne af de radikale skal jeg sige at det gør de

borgere og omsorgen for dem som flere ordførere har været inde på

er formålet med den ene del af lovforslaget at give kommunerne de bedste rammer for at varetage omsorgspligten over for voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne herunder demens den anden del af lovforslaget er at give mulighed for kommunal dækning af skader forvoldt af lejere i almene plejeboliger samt en målretning af botilbud til unge så unge med funktionsnedsættelse kan få mulighed for at leve i et ungdomsmiljø

målgruppen for det her lovforslag er jo nogle nogle af samfundets allermest sårbare borgere og derfor

er det særdeles vigtigt med både klare og gennemtænkte regler for varetagelsen af disse borgeres omsorg

også rigtig glad for at det var en bred kreds i folketinget som i august indgik to aftaler om forbedring af servicelovens magtanvendelsesregler samt forbedringer på boligområdet med lovforslagets del om magtanvendelse sikrer sikrer vi at skabe bedre og klarere regler som skal sikre at kommunerne får bedre rammer for at varetage omsorgen for de sårbare borgere i den her målgruppe og med lovforslagets del om boliger ønsker vi at give kommuner og regioner mulighed

at målrette botilbud til unge så unge med funktionsnedsættelse kan få mulighed for at leve i et ungdomsmiljø

vi ønsker endvidere at tilvejebringe hjemmel til kommunal dækning af skader forvoldt af lejere i almene boliger

meget tilfreds med den balance vi har fundet i lovforslaget og jeg tror at lovforslaget kan gøre en rigtig positiv forskel jeg står naturligvis til rådighed for besvarelse af de spørgsmål som udvalget måtte ønske at få belyst under udvalgsbehandlingen i forhold til magtanvendelse kan jeg oplyse at jeg fra politisk side er blevet opfordret til at fremsætte et lovforslag som gør det muligt i helt særlige tilfælde at låse alle døre til et beboerværelse for at forhindre at en borger med handicap forårsager væsentlig personskade på sig selv eller andre opfordringen kommer altså på baggrund af den ulykkelige sag om to og tyve årige jonas høj jensen som er så voldsomt udadreagerende at han er til fare for sine omgivelser

iblandt de partier som står bag magtanvendelsesaftalen på handicapområdet for

vi i fællesskab ønsker at gå mit afsæt for de drøftelser vil naturligvis være et stærkt fokus på at en adgang til at låse alle døre kun må bruges helt

og i form af en dispensation og inden for nogle meget klare retssikkerhedsmæssige rammer men altså først og fremmest en drøftelse med ordførerne

åbnet børne og socialministeren

i beslutningsforslag b fem og halvtreds foreslås det at regeringen skal tage initiativ til at indføre økonomisk kompensation til borgere der får medhold i ankestyrelsen i klager over kommunale afgørelser og som jeg sådan forstår beslutningsforslaget handler det om den situation hvor en kommune har truffet afgørelse om at afslå eller nedsætte hjælpen efter serviceloven til en borger og hvor ankestyrelsen ved klagesagsbehandlingen ændrer kommunens afgørelse ifølge b fem og halvtreds skal den økonomiske kompensation stå i et rimeligt forhold til den ydelse som borgeren ikke har modtaget mens klagen blev behandlet og de partier

kompensationen beslutningsforslaget skal efter bemærkningerne tjene to formål for det første skal den økonomiske kompensation være et

og udgøre et økonomisk incitament til at være mere omhyggelig med at man altså får truffet de rigtige beslutninger første gang jeg opfatter dermed beslutningsforslaget som

et forsøg på at styrke borgerens retssikkerhed

indiskutabelt at borgerne jo skal have

som de har brug for efter loven og så skal de have det i første omgang ved kommunens afgørelse i deres sag uden at det skal være nødvendigt at gå til ankestyrelsen men i regeringen mener vi ikke at indførelsen af en kompensationsordning er den rette vej at gå for at opnå en styrkelse af borgernes retssikkerhed

uenige i de forudsætninger der ligger bag forslaget om en kompensationsordning som jeg læser det

er forudsætningen bag forslaget en opfattelse af at kommunerne sådan bevidst

helt usagligt træffer afgørelser som er i strid med lovgivningen for at spare hjælpen i klageperioden og at der derfor

jeg tror imidlertid som jeg også tidligere har sagt at kommunerne grundlæggende har viljen til at løfte deres ansvar for at sagsbehandlingen er

skal man jo huske på at serviceloven

og at der af og til kan opstå tvivl om hvornår en afgørelse ligger inden for

sagligt vil have den virkning at kommunerne så træffer flere rigtige afgørelser

jo vigtigt at få den hjælp som borgeren har ret til og også har behov for en økonomisk kompensation som ankestyrelsen fastsætter

det som borgeren ønsker sig er jo hjælp efter serviceloven på det tidspunkt hvor behovet er til stede

være et aktivitetstilbud som dækker behovet for aktiviteter uden for hjemmet

tung ankestyrelsen vil jo i hver enkelt klagesag skulle bruge ressourcer på at

stilling til hvilken kompensation borgeren vil skulle have og det vil også være tilfældet uanset om der fra centralt hold fastsættes takster for kompensation og så er der spørgsmålet om hvordan man overhovedet skal kunne fastsætte retvisende takster som altså bliver håndterbare i praksis de ydelser som vil blive omfattet af ordningen er jo netop ikke pengeydelser hvor det er et beløb man

ankestyrelsen giver medhold nej det vil jo være

naturalhjælp som eksempelvis ledsagelse eller hjælp til praktiske opgaver i hjemmet det giver en betydelig vanskelighed at fastsætte

det vil i givet fald være nødvendigt at lave et overordentligt fintmasket net af takster som dækker alle servicelovens naturalydelser og som altså tager højde for at der både kan være sager med afslag på hjælp ved førstegangsansøgninger nedsættelse af hjælp i varierende grad og

set også frakendelse af

det forekommer meget administrativt tungt

kommer det jo i hvert fald ikke til at give borgeren den ønskede hjælp på rette tid

til at styrke borgerens retssikkerhed i stedet mener vi at vores indsats ligesom skal koncentreres

som man efter lovgivningen jo har krav på i første omgang initiativerne i handlingsplanen er lige nu under udrulning et af de initiativer der allerede er iværksat er at det er blevet obligatorisk for kommunerne at behandle de årlige

over omgørelsesprocenter det skal i tillæg til handlingsplanens øvrige initiativer jo sikre at de ansvarlige politikere i de enkelte kommunalbestyrelser har fokus på og også aktivt tager stilling til kvaliteten af sagsbehandlingen i deres kommune ankestyrelsen

her i to tusind og atten og to tusind og nitten at sætte nye og forbedrede initiativer i værk netop for at styrke kommunernes sagsbehandling i første instans og så har vi fået indført en fasttrackordning for de sager som er omfattet af varslingsordningen i serviceloven

særligt indgribende afgørelser hvor hjælpen

frakendelses eller nedsættes den betyder jo at i de sager hvor nedsættelse af hjælpen kan have meget væsentlig betydning vil

modtage hjælpen i hele klageperiode og i de sager vil kompensation altså ikke være relevant så har vi også med finansloven for to tusind og nitten afsat fem og tredive million kroner

og en og tyve og fem og tyve million kroner i

og to og tyve med det formål at nedbringe sagsbehandlingstiderne i ankestyrelsen og endelig har vi med satspuljeaftalen og nitten afsat i alt

tolv million kroner til yderligere initiativer til styrkelse af borgernes retssikkerhed det er jo tiltag som er gode eksempler på hvordan

sådan arbejder med at få understøttet

kvalitet i sagsbehandlingen ude i kommunerne så hvis jeg sådan skal samle op her til sidst så mener vi ikke i regeringen at en økonomisk kompensationsordning

styrke borgernes retssikkerhed vi er for første ikke enige i rationalet bag en sådan ordning og

giver økonomisk kompensation ikke borgerne den hjælp som de har ønsket på det tidspunkt hvor de har haft behovet og ordningen risikerer også at blive administrativt tung i stedet mener vi at borgernes retssikkerhed skal styrkes ved at understøtte kommunernes sagsbehandling og ved at sikre rimelige sagsbehandlingstider i ankestyrelsen vi iværksætter altså løbende initiativer til det på den baggrund kan regeringen ikke støtte

at man ikke får den hjælp man har behov for vi har blandt andet haft foretræde

så det handler også om at man ikke får den rigtige

og ministeren heller ikke vil give

de kommuner der ikke overholder loven hvordan

at der er sket en fejl i deres sagsbehandling igennem en periode på en år er det bare ærgerligt

de var berettigede til i i

derfor er det der ligger mig meget på sinde

lige præcis at vi kommer derhen

afgørelser der bliver påklaget til ankestyrelsen som bliver sendt tilbage til fornyet behandling i kommunerne og så har vi ovenikøbet pålagt kommunerne at de en gang årligt

omgørelsesprocenter det er jo lige præcis for at få den lokale debat om

som kommunalpolitikerne vil stå på mål for

tungt det er er vanskeligt at se sådan en ordning i praksis og så løser det jo heller ikke det grundlæggende problem

var berettiget til det andet er jeg da helt med på

kigget på det her område

en forbedring af sagsbehandlingen men der skal også være en kompensation når man ikke har fået

er det jo vigtigt at kommunerne i

også derfor at jeg har et meget meget stærkt fokus på at de her danmarkskort eller tørresnore som det

en lang række politiske initiativer

den her tørresnor eller det her danmarkskort

skal sikre at man ude lokalt politisk får den diskussion om om det er okay at man har så store omgørelsesprocenter på eksempelvis børnehandicapområdet

jeg til gengæld kan jeg ikke forstå at ministeren siger at det her forslag ikke skulle bidrage til at man træffer den rigtige beslutning første gang altså når der føres en grænsesøgende sagsbehandling i kommunerne i dag

er det jo helt indlysende for at spare penge og når man med det her begrænser

kommunernes mulighed for at spare penge tror ministeren så ikke at det vil være et incitament til

for at spare penge en række af de enkeltsager som jeg har kigget ind

den korrekte afgørelse og

indsatser fra starten så hvis det er at man endelig skal sige at kommunerne

har besluttet os for at lave en søm model

noget væk fra det en kompensationsordning

vil kunne og en kompensationsordning

hvert fald til syvende og sidst ikke give den indsats som en borger

er fejl i mere

være noget økonomi involveret i det her siden der er en så enormt

efter ministerens opfattelse spiller nogen rolle hvad kan årsagen så være til at der er fejl i mere end hver anden sag

lokalt både i forhold til lokale handicaporganisationer og andre interessenter som har kunnet tage den her debat op

sagen retur til kommunen for at få den belyst igen

en gang om året skal have de her danmarkskort på dagsordenen på et kommunalbestyrelsesmøde

er det jo lige præcis fordi det er kommunalpolitikerne som skal stå på mål for den service de giver og jeg tror på at det er sundt for kommunalpolitikerne og for politikere at drøfte hvad det er for en service man tilbyder sine borgere

de danmarkskort sideløbende med alle de gode initiativer vi har

ændret vores synspunkt på på forslaget fra dengang

vi synes bestemt at borgerne skal have den hjælp som de er berettigede til efter lovgivningen og øvelsen må gå på

det stykke arbejde bidrager vi gerne til

og sørge for at de retter ind i forhold til lovgivningen

lave et tankeeksperiment

ville en mulig konsekvens fra kommunernes side være

nu er det blevet endnu dyrere

en forkert afgørelse

ville borgeren miste endnu mere

at ansætte nogle flere i nogle administrative funktioner frem for

tankeeksperiment man kunne lave

sådan ordning som dansk folkeparti så gerne vil have gennemført

har sådan et kompensationssystem

kan man begynde at regne på hvornår det bedst kan betale sig at betale kompensationen og så lade borgerne sejle

set er rigtig dårlige det er rigtig skidt at komme ind på sådan et princip

trække tiden eller spekulere i at man bare kan betale en kompensation det må være sådan

som ministeriet har og som ankestyrelsen og andre er udstyret med

de rigtige afgørelser sådan at borgerne får den hjælp

blevet nævnt en diagnose som vi ved

diskuteret i de her dage nemlig diagnosen

de rigtige afgørelser i

vores system på en uhensigtsmæssig måde det synes vi

ikke er i orden vi vil gerne hjælpe ministeren med at sikre

danmarkskortet som jo er et beskæmmende danmarkskort

der er sat et forløb i gang i forhold til en af de kommuner som jeg har kendskab til og det er godt og det er i orden at man gør det men konsekvensen af

administrere den lovgivning som de er sat til at forvalte

sørge for at det er de rigtige incitamenter der er på den her bane så med de her begrundelser kan jeg meddele at socialdemokratiet ikke støtter

er jo at skabe en kompensation til de borgere som ikke har fået den ydelse som de var berettiget til

i serviceloven så derfor vil jeg godt spørge ordføreren hvis lovgivningen ikke er blevet overholdt i en konkret sag og borgeren får medhold det kan være at borgeren får medhold

hvad skal konsekvenserne så være af at man ikke har fået den ydelse man var berettiget til er det så lige meget

give de rigtige afgørelser og skabe de rigtige løsninger på det grundlag som loven

til rådighed fordi kommunen har lavet en fejlafgørelse

en check på titusind kroner man har jo behov for

i landskabet og kunne tage del i

det er jo der vi er nødt til at sige at kommunerne skal forstå hvad det er man fratager borgerne og i det omfang skal vi jo være benhårde i forhold til at

holder kommunerne fast på den smalle vej og sige

de rigtige afgørelser vi har brug for og ikke

bare slet ikke at socialdemokratiet ikke svarer på spørgsmålet

hvad så hvis lovgivningen ikke bliver overholdt hvad så med de borgere hvor lovgivningen ikke er blevet overholdt i forskellige sager

og vi ser jo sager hvor man ikke har fået den hjælp man var berettiget til og vi

gang på gang med henvendelser til socialudvalget hvordan kan det være

repressalier op som kommunen skal mødes med sådan at borgeren får

hjælp og det er borgerens retssikkerhed at man får det det vi er ikke tilhængere af at man yderligere bureaukratiserer det her område

beslutningsforslag vil føre til så derfor kan vi ikke støtte

ret til den hjælp og til den bistand som de med afsæt i den ene eller den anden

berettiget til når det så er sagt

jeg også uenig i forslagets præmis om at kommunerne sådan over en bred kam bevidst

svinge mig alt for højt op

noget af det her lands succes jo at vi har og har haft tillid til hinanden

og grundlæggende tillid til vores offentlige institutioner og jeg synes personligt at vi skal være en lillebitte smule forsigtige med at bryde med det princip

her fra folketingets side sådan over en bred kam signalere at borgerne grundlæggende ikke kan have tillid til de

folkepartis forslag strider imod det udgangspunkt som vi i hvert fald har i venstre som er at vi har tillid til at kommunerne forsøger at træffe de rigtige afgørelser over for udsatte ældre medborgere og andre

tror jeg bestemt ikke at det skyldes ond vilje men jeg tror at det

eksempel kan skyldes kompleks lovgivning som har været vanskelig at navigere rundt i

der kan være tale om besværlige skøn eller andet

vi naturligvis enige i målsætningen om at vi skal gøre hvad vi kan for at tilstræbe at der træffes rigtige afgørelser i første omgang borgerne kan jo selvfølgelig ikke være tjent med andet men vi mener altså ikke at en økonomisk kompensation er den rigtige vej at gå for

det mål en økonomisk kompensationsordning vil ikke give borgeren det som vedkommende har ønsket eller har ret til i udgangspunktet og i forlængelse af ankestyrelsens afgørelse

en økonomisk kompensationsordning jo betyde at ankestyrelsen skal tage stilling til den enkelte sag og hvilken kompensation borgeren så er berettiget til og man kan jo levende forestille sig at ankestyrelsens sagsbehandlingstid

på den baggrund næppe bliver kortere med andre ord

en kompensationsordning efter min bedste overbevisning være administrativt krævende og meget udgiftstung og det tror jeg ikke der er nogen borgere der kan være tjent med så det afgørende i det her spørgsmål må

være hvordan sikrer vi så borgernes retssikkerhed bedst muligt der mener jeg faktisk at vi er kommet markant længere

borgerne møder i systemet ved at styrke rammerne for at kvaliteten af sagsbehandlingen kan højnes og at sagsbehandlingstiderne nedbringes ministeren var inde på nogle af de initiativer der allerede er taget

til en handlingsplan til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet og vi har desuden med finansloven for to tusind og nitten afsat fem og tredive million kroner i

en og tyve og fem og tyve million kroner i to og tyve til nedbringelse af sagsbehandlingstiderne i ankestyrelsen med satspuljeaftalen for og nitten afsatte vi yderligere tolv

to og tyve til gennemførelse af initiativer der skal bidrage til at styrke borgernes retssikkerhed på det sociale område så jeg synes faktisk at vi er kommet et godt stykke i forhold

det som jeg tror er dansk folkepartis oprindelige intention nemlig at styrke borgernes retssikkerhed

og at vi fik sat penge af til at man fik mulighed for at få hjælp til at klage alle de der ting er vi jo enige i

sker det at man som borger får medhold i en afgørelse man har manglet et gode i den periode

at det er rimeligt at man får en eller anden form for kompensation ordføreren kender nok

ikke får den vare

har man jo også kompensationsregler

det er et plaster på såret at man vil få en kompensation fordi det viste sig

og fastsætter nogle regler for hvad det så er vi bruger de her skattekroner til herunder til at tilbyde

nogle forskellige former for ydelser især i forhold til mennesker der har

sidder og visiterer og i øvrigt foretager de her skøn i forhold til hvad borgeren så skal have ikke træffer de

blive lavet om altså det her handler jo ikke om at folk skal have penge ud af det offentlige system det handler

efter min bedste overbevisning at folk skal have den ydelse som de efter lovgivningen er berettiget til det må

man vil gerne hjemmetræne det barn

for at man kan få hjælp til at hjemmetræne sit barn

senere når man får medhold ikke kan få en kompensation også i forhold til de udgifter man måske har haft i forhold til

der er på det pågældende område så skal afgørelsen selvfølgelig ankes og hvis den ikke har været korrekt

sidder og foretager de skøn må foretage nogle andre skøn

det er ligesom den måde det her system er

af sociale sager vi kan fra socialministeriets seneste opgørelse konstatere at ankestyrelsen omgjorde mere end en tredjedel af alle klagesager

to og halvtreds procent af de behandlede sager på børne og handicapområdet jeg vil sige at det

er mindre end uanstændigt over for de familier der har oplevet en mangelfuld sagsbehandling eller direkte forkert afgørelse

sagsbehandling kan jo have særdeles alvorlige konsekvenser for de borgere der i en kortere eller længere periode ikke får den støtte de har krav på

at kommunerne kan opnå besparelser ved at gennemføre en mangelfuld og en fejlagtig sagsbehandling

det vil måske være lige at skærpe den her at sige at der er kommuner

laver fejl i sagsbehandlingen ministeren var

at man mange steder fører en bevidst

sagsbehandling hvor der gås

lige præcis til og jo altså også nogle gange over kanten af lovgivningen kommunerne løber nemlig ingen som helst økonomisk risiko for at afprøve sager hvor de er i tvivl eller hvor tvivlen nok er vippet

når sagen ryger til ankestyrelsen ja så selv om kommunen

ikke får medhold så er pengene jo sparet i hele den periode hvor sagsbehandlingen har fundet sted jeg er simpelt i tvivl om også med de formuleringer der er i i serviceloven hvor man jo også vægter

økonomiske drivkræfter der er bestemmende for at der er så mange fejl forslaget som som vi behandler her i dag

derfor et dobbeltformål for det første og det er jo det væsentligste

for at borgere der ikke har modtaget den hjælp de har krav på

en fejlbehæftet sagsbehandling det sidste er vanvittig vigtigt fordi problemet efter min opfattelse også er større end det vi kan se i de tal der viser sig på danmarkskortet vi ved at der er rigtig mange borgere som hverken har kræfterne eller indsigten til at rejse en klagesag

der sig efter min opfattelse et stort antal fejlbehandlede sager der aldrig nogen sinde kommer til offentlighedens kendskab også derfor vil det kunne få en stor betydning hvis

jeg vil sige med de overvejelser der har været her fra talerstolen allerede

kunne vi få et kompensationsniveau hvor det ligefrem kom til at koste kommunerne penge hvis deres sagsbehandling i sociale sager ikke levede op til lovens krav ja så tror jeg at vi for alvor kunne flytte noget det skulle nok få mange kommuner til at overveje både at ansætte flere sagsbehandlere

de absolut bedste kompetencer

jeg håber at der i modsætning til da vi behandlede et

om ikke identisk så i hvert fald lignende forslag for tre år siden

vil være et politisk flertal for beslutningsforslaget jeg kan høre

talere der har været allerede at det forekommer tungt jeg må sige at jeg

ikke forstå at man ikke kan se det indlysende i at når borgerne ikke får de ydelser som de har krav på efter lovgivningen for det er jo det der er tale om

sige at jeg synes det er et fint initiativ som socialministeren har taget med danmarkskortet det skal ikke være usagt her men jeg synes det er helt åbenlyst at det i sig selv ikke har været nok der skete jo faktisk fra den første til den anden offentliggørelse af danmarkskortet en stigning på børne og handicapområdet skete der faktisk en stigning fra seks og fyrre procent til to og halvtreds procent

haft nogen effekt til gengæld tror

vil få en effekt vi synes i enhedslisten det et godt forslag

det jo for tre år siden hvor jeg også her fra talerstolen tilkendegav at

krænket i min retsfølelse når kommuner fratager borgere ydelser som de har krav på så går der ti måneder

borgeren medhold fra ankestyrelsen

hjemmetræning eller hvad det kan være

på nogen måde derfor er jeg

er afsat masser af penge til at styrke sagsbehandlingen

også glad for retssikkerhedsrådet som jo skal hjælpe på den her

gode initiativer som ligesom kredser om at vi skal

det er dejligt at høre enhedslisten her fra talerstolen tale om økonomiske incitamenter

generelt har tiltro til økonomiske incitamenter

vi har hele tiden sagt at vi synes at man skulle være bedre til at straffe

som bryder loven og at vi rigtig gerne vil give kommunerne bøder fordi money

nu er det en anden situation for liberal alliance

jeg har jo også tidligere hørt ordføreren

være ude at sige at der skal gives

når de ikke overholder lovgivningen derfor kan ikke forestille mig at liberal alliance ikke kan synes

på borgernes bekostning så liberal alliance og

har den opfattelse at økonomiske incitamenter virker det er for eksempel derfor vi gerne ser en anden måde at regulere

kommunernes budgetter vi tror faktisk det virker at man straffer kommunerne hvis de ikke overholder anlægslofter og servicelofter derfor vil vi faktisk gerne have dem væk

det så er sagt glæder det mig at vi er enige i den her sag og det ville være dejligt hvis liberal alliance kunne

det ville nemlig være rigtig godt både for retssikkerheden og for de borgere der rammes af den uretfærdighed

jo mener at det er vigtigt at der er et økonomisk incitament til at gå fra overførselsindkomst til

tildeles økonomisk kompensation det mente vi sidste gang vi stemte for det

her beslutningsforslag og det mener vi igen vi synes det er rimeligt at kommunen skal betale kompensation til mennesker der er blevet frataget goder som det siden viste sig at de faktisk havde ret til at beholde i bemærkningerne til forslaget påstås det rimelig tydeligt

kassetænkning til grund for at kommunerne afbryder mange af de her sager i ankestyrelsen og selv når de taber dem står kommunerne tilbage med en gevinst og borgerne med et tab kommunen har nemlig sparet penge mens sagen var i ankestyrelsen i alternativet arbejder vi kraftigt imod kassetænkning og vi mener at hvis der skal være økonomiske incitamenter så skal de altid komme borgerne til gode derfor støtter

dette forslag som det står i forslaget går vi ind for at den myndighed der har truffet den forkerte beslutning skal afholde udgifter til kompensationen kompensationen skal tjene to formål

for det manglende gode borgeren ikke har haft adgang til i klageperioden for det andet skal den være et signal til kommunen om at være mere omhyggelig

træffe de rigtige afgørelser første gang en kompensationsordning vil dermed skabe et økonomisk incitament så kommunen træffer den rigtige afgørelse første gang

det rose ministeren for nogle af de tiltag der rent faktisk

korrekt i sagerne i første omgang

selvfølgelig også ligesom det også bliver påpeget af andre partier meget optaget af at arbejde for

tiltag som netop allerede er blevet præsenteret

forestiller mig kunne gå ind for noget med økonomiske incitamenter ikke er så positive over for forslaget

sige tak for forslaget til dansk folkeparti vi støtter

set også enig med forslagsstillerne i at vi skal overveje hvordan vi undgår at økonomi står over den rigtige beslutning og at det giver mening at give kommunerne incitament til at træffe de rigtige beslutninger

tror egentlig at forslagsstillerne også er enige med

den rigtige løsning kompensation kan alene ses som et plaster på såret men kompensationen står jo ikke mål med at en borger med eksempelvis et handicap eller en ældre borger med behov for hjemmehjælp måske har været nødt til at sætte tilværelsen på standby i månedsvis økonomisk

umiddelbart den rigtige løsning

med til at finde løsninger på det problem som vi er enige i eksisterer vi skal først og fremmest have tilliden tilbage det sker ikke af sig selv både kommuner og folketing skal lægge sig i selen for at bevise at vi mener det vi siger og vi skal også handling bag ordene jeg anerkender at

der er eksempler på at kommuner tænker kommuner tænker i økonomi

på at en kommune bruger ankestyrelsen til at afprøve grænser for servicelovens bestemmelser eksempelvis har greveborgmesteren gjort det

også et faktum at stramme kommunale budgetter som ikke er kompenseret for demografien betyder at

en hæl og klippes en tå

for eksempel at forlange at afgørelser fra kommunerne på ansøgninger også skal beskrive de langsigtede effekter af for eksempel

den billigste løsning på den lange bane men det forudsætter at vi giver kommunerne mulighed for at tænke i nogle langsigtede løsninger og måske også med nogle flerårige budgetter hvem ved

dansk folkeparti tænker at det kunne være en idé så kunne det måske danne grundlag for en fælles beretning om hvad det er vi ikke vil acceptere i forhold til sagsbehandling af borgere med handicap men

det er rigtig ærgerligt at der er sket en fejlbehandling her

det du været udsat for når du ikke har fået den rette hjælp og du ikke

jeg tror det gør noget ved ens retsfølelse når det er sådan at en kommune vælger

lade ankestyrelsen træffe afgørelser for at se hvor langt loven egentlig hvor grænsen egentlig går for hvad vi skal som kommune eller ikke skal som kommune mere end at man er optaget af

fru karina adsbøl i at det er uholdbart

vil bare så gerne at vi prøvede at hjælpes ad med at sætte fokus på at

ikke bliver bragt i den situation for den magtesløshed som følger af ikke at få hjælp i måske månedsvis

med penge de penge erstatter jo ikke

det job man måske ikke har haft mulighed for

det synes jeg faktisk at vi har et ansvar for at få rettet op på først og fremmest

der er virkning og derfor også

selv siddet med det vi har forhandlet patienterstatninger

folk som bliver fejlbehandlet i vores sociale system får ingenting de kan ikke

engang få en kompensation altså

sådan virkeligheden er og så synes jeg bare man lige skal tænke

at man må undvære hjælp indtil ankestyrelsen har sagt til kommunen at nu skal

for at den her borger får hjælp den ene del kan man faktisk ikke kompensere

oplevet at være krænket i form af ikke at

hjælp i en periode er et problem som vi skal søge at løse men jeg synes vi skal løse det ved at undgå at det sker i fremtiden

i dansk folkeparti mener vi at det er rimeligt at borgere som får medhold i en klagesag mod kommunen kan tilkendes en kompensation dansk folkeparti har tidligere fremsat forslag om opsættende virkning og der fik vi

flertal vedrørende bestemte paragraffer

tre a hvor man bibeholder sin hjælp i fjorten uger frem indtil sagen har været behandlet i ankestyrelsen så man ikke pludselig står uden hjælp men problemstillingen er desværre ikke løst eksempel har vi jo set patienter som als patienter

få bevilget ordentlig hjælp eller hjælpetimer nok til at få

hverdagen til at fungere og kommunerne træffer hver der afgørelse efter lov om social service om forhold vedrørende ældre og udsatte borgere

det kan være i sager om hjemmehjælp personlig pleje

lignende og i en række tilfælde indebærer indebærer afgørelsen at borgeren helt eller delvis minister det gode

men det kan også være at borgeren

træffer afgørelse om at nedsætte hjemmehjælpen til

at regeringen skal fremsætte lovforslag eller foretage

de nødvendige ændringer af administrative forskrifter så der kan udbetales en kompensation til borgere som får medhold i ankestyrelsen kommunen skal træffe afgørelse ud fra en konkret og individuel vurdering af borgerens forhold på baggrund af den gældende lovgivning vi har i satspuljeregi

sidste opgørelser viser jo at omgørelsesprocenterne i ankestyrelsen på social børne og voksenhandicapområderne er alt for høje

alt for mange af de her sager bliver omgjort

loft over hvor meget man ville

set eksempler på at familier der gerne ville hjemmetræne

kommunernes økonomi kan være en faktor der påvirker afgørelsen når kommunerne skal

økonomien til at hænge sammen

os et ansvar netop i forhold til at få kigget på budgetloven

altså vigtigt at vi varetager borgernes interesser

børne og handicapsagerne

tidligere i forbindelse med blandt andet sygedagpengesager

den kommunale afgørelse kan borgeren klage over afgørelsen til kommunen hvor sagen så revurderes og hvis kommunen fastholder sin afgørelse sender kommunen klagen og sagens akter videre til ankestyrelsen som herefter behandler sagen og derfor mener vi netop at det er rimeligt at

borgeren tilkendes den her kompensation

man som borger har måttet lide under kommunens forkerte afgørelse og har måttet undvære

man var berettiget til den myndighed som har truffet afgørelsen

og for det andet skal det være et signal til kommunerne om at være mere omhyggelig med at træffe den rigtige afgørelse i første omgang en kompensationsordning mener vi

skal selvfølgelig ikke træde i stedet for en eventuel

den tid borgeren har manglet godet jeg har hørt rigtig mange politikere

når kommunerne ikke overholder loven derfor har jeg sådan set også en

at man her i folketinget kunne se det rimelige i

blevet truffet forkerte afgørelser i kommunalt regi og borgeren har

det er sådan at justitia og advokatsamfundet er gået rettens vej

skal man kunne få økonomisk godtgørelse hvis kommunen fejlagtigt giver en borger afslag på eller fratager ikke økonomisk hjælp som for eksempel hjemmehjælp ledsagerordning pasning eller lignende og ankestyrelsen efterfølgende omgør kommunens afgørelse ja mener justitia og advokatsamfundet som i samarbejde med advokat mads pramming har valgt at gå rettens vej med en sag om en handicappet pige hvor kommunen uberettiget havde frataget hendes ledsagerordning til svømning da hun fyldte atten år familien havde flere gange fået medhold i sine klager til ankestyrelsen men først efter længere tids tovtrækkeri lykkedes det endelig pigen at få sin ledsagerordning genoptaget kommunens fejlagtige afgørelser i sagen betød dog at pigen i en meget lang periode ikke kunne komme til svømning og at familien

at hjælpe som det er i dag kan borgere i disse sager normalt ikke få erstatning af kommunen da borgeren ikke har haft et økonomisk tab som følge af den forkerte afgørelse borgeren har dog som det også er tilfældet i denne

mistet et velfærdsgode som vedkommende ellers var berettiget til jeg glæder mig rigtig meget til at se hvad afgørelsen

at ender ud til borgerens fordel

enhedslisten og alternativet for endnu en gang

om det her beslutningsforslag

den rigtige afgørelse skal træffes i første omgang men virkeligheden er

der sker der er det jo rimeligt at man også kan få en kompensation

man har måttet mangle så jeg er rigtig ærgerlig over at der ikke er større opbakning til det jeg

fem og halvtreds der stemte imod herinde i folketingssalen og syv og fyrre der stemte for

jeg er helt med på at vi har lavet rigtig mange gode aftaler for at styrke

i mål med vi fandt en en sådan nogenlunde løsning men det handler selvfølgelig om at man skal sikre en

er blevet fremsat igen og igen når der er gået nogle år

og kl hvert år så det regnestykke

taget initiativ til at rejse den her problemstilling som støtteparti til regeringen

at indkalde folketingets partier til forhandlinger om at foretage de nødvendige lovændringer således at forældre til børn med funktionsnedsættelser under kortere udlandsophold kan veksle den aflastning de er visiteret til efter servicelovens § fire og firs stykke

jævnfør § fire og fyrre til et kontant beløb svarende til at hjælpen var blevet ydet efter servicelovens § en og fyrre vi har tidligere her i salen drøftet mulighederne for at forældre til børn med funktionsnedsættelser kan få aflastningen med

sige at jeg har fuld forståelse for de intentioner

men regeringen kan desværre ikke bakke op

lad mig sætte et par ord på hvorfor

gennemgå de forskellige former for aflastning fordi

nemlig har betydning for hvorfor regeringen ikke kan bakke op om forslaget altså formålet med aflastning efter servicelovens § fire og firs jævnfør fire og fyrre er at familien skal have et pusterum i hverdagen hvor de altså ikke skal passe deres barn med handicap den type aflastning gives altså i de tilfælde hvor barnet er så pasningskrævende at det giver udfordringer for resten af familien at finde rum og overskud til andre fælles gøremål når barnet er til stede den aflastning gives altså af hensyn til den øvrige familie for eksempel fordi forældrene har brug for tid til at tage sig af en søskende eller brug for tid alene uden at skulle passe og pleje barnet med funktionsnedsættelse her ydes aflastning derfor typisk i form af at kommunen sørger for en plads i en aflastningsfamilie eller på en døgninstitution enten nogle timer om

kunne være en eller to hele dage eller det kunne også være weekender i løbet af måneden så aflastning gives altså som en såkaldt naturalydelse hvor det altså er kommunen som skal stå inde for aflastningsstedets kvalitet

tale om pasningsbehov som kræver nogle særlige forudsætninger og måske også

at imødekomme og det bør ikke være forældrenes ansvar at sikre dette heller ikke under en ferie i udlandet det er i dag nemlig uden diskussion et kommunalt ansvar at sikre kvaliteten af aflastning i de situationer hvor pasning af barnet skal ske uden for familiens rammer netop for at kunne skabe det her pusterum til resten af familien den måde at tilrettelægge hjælpen på er vigtig for mig at holde fast i for at sikre at barnet med handicap får den rette hjælp og støtte

er det vigtigt at aflasteren kender barnet og barnets måde at kommunikere på det kan også være at barnet har særligt behov for pleje eksempel i forhold til barnets medicin som gør at det er vigtigt

er det svært for mig at se hvordan forældrene sådan kan få penge i hånden til at kunne købe sig til aflastning som altså kan imødekomme barnets behov ud over at familierne har mulighed

at tage tilskud til dækning af merudgifter ved ansættelse af en person til aflastning efter servicelovens

er der allerede i dag en række andre muligheder for hjælp og støtte til familier med børn med funktionsnedsættelser under ferie i udlandet man kan eksempelvis medtage hjælpemidler handicapbil og hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste som kan give familien den hjælp og støtte de har brug for for at kunne rejse

eksempel i en uge afslutningsvis vil jeg kort opsummere at regeringen ikke kan støtte forslaget fordi formålet med aflastningen jo efter § fire og firs jævnfør fire og fyrre er at give familien et pusterum hvor barnet med handicap altså passes og plejes uden for hjemmet et sted som kommunen har valgt og står inde for

svært at se at den her ydelse kan tages med til udlandet fordi det jo vil forudsætte at kommunen eller forældrene for den sags skyld kan stå inde for aflastningens kvalitet og dermed også sikre at barnet

tilstrækkelig fagligt kvalificeret hjælp og pleje under aflastningen

rigtige hjælp og den rigtige støtte under aflastningen og derfor

altså at holde fast i at hjælpen skal ydes som en naturalydelse

familien kan få stillet et aflastningstilbud til rådighed eller en aflastningsfamilie til rådighed og så kan de sådan set

altså i den sidste ende

efterlade deres barn hjemme altså dem der har muligheden for det

vil jo til hver en tid tage barnet med

barnet også får ferie sammen med resten af familien så det er

i stedet for en naturalydelse hvor man fra kommunens side har vurderet hvad det er for kompetencer der er nødvendige for

den her vekslen fra naturalydelse til penge i hånden betyder at et barn med handicap bliver svigtet altså fordi der er en aflaster med på ferie som ikke har de nødvendige relevante kompetencer det er jeg bekymret for og jeg siger bare helt åbent og ærligt at det er det der gør at jeg har rigtig svært ved at se at det kan lade sig gøre at lave den her vekslen

rette kvalifikationer blandt dem der er med men altså der er jo ikke nogen familier der vil

de relevante kompetencer det må være nogle som som har

som lignede det her forslag rigtig meget vi har også drøftet det i efteråret

jeg kom med de samme bekymringer og de samme indvendinger om

nu kommer der så et ændringsforslag men jeg ville måske ønske at man havde taget det

at aflastning jo er beregnet til at give familien et pusterum underforstået at hvis man vil have barnet med på ferie så

som er nødvendig hver eneste dag og som giver familien mulighed for

have de faglige kompetencer med sig om man virkelig kunne finde de faglige kompetencer som var nødvendige i forhold til aflastning

at familier også kan tage deres

vi igennem årene har afsat rigtig mange midler til både at styrke sagsbehandlingen på handicapområdet og til at sikre

og vi har også her i efteråret under satspuljeforhandlingerne

alle sammen vil det bedste for de familier som har et barn med handicap men det skal også være solide og holdbare løsninger så vi ikke ender med faktisk

i hvert fald løst kompetenceproblemet man vi har også stadig væk skabt luft i familien

man tager et barn med handicap med på ferie

man i dag får som naturalieydelser skal man kunne få i hånden som pengebeløb så man selv kan gå ud og ansætte en aflaster når

det jo det jeg forholder mig til og der siger bare

bare er nogle faglige bekymringer som trænger sig på og jeg kan i hvert fald godt se de avisoverskrifter som risikerer at komme

man ikke sikrede at den aflastning der blev givet som

var velkvalificeret og at aflasteren

store følelser i klemme i at der er familier som må gå uanet meget igennem ved at have et handicappet barn så det er bestemt ikke manglende respekt over for den livssituation som mange af de her familier

må tåle som er baggrunden for vores stillingtagen i den her sag

familierne og vi synes også at den kommunale verden

som jo primært har den her opgave skal udstyres allerbedst til at kunne håndtere det når vi

selv under kortere udlandsophold så er det fordi

taler vi også om de børn som

og som på mange måder har en adfærd som gør at man som forælder godt kan føle sig træt om aftnen eller er det kun

kørestol eller hvor er vi henne i i hele feltet

er det en dansk medhjælper man sender med til udlandet skal vedkommende overholde danske normer og standarder

det som optager ministeren nemlig den faglige ekspertise som vedkommende skal være

udstyret med og i stand til at kunne

barn med vi synes det rejser rigtig rigtig mange problemstillinger

det med at skulle have finansieret

der skal vi jo tænke os rigtig godt om hvordan befolkningen

anvendelsen af de offentlige midler

åbne spørgsmål som slet ikke

dette beslutningsforslag som dansk folkeparti

at vi ikke har forståelse for

og i den sammenhæng vil

og være med til at sikre at den fornødne ekspertise er til stede i vores eget system og det er nok der vi

at det afhænger af hvilken paragraf de er visiteret ud fra eller mener ordføreren at det er rimeligt at forældre kan

barnet integreret i den ferie som familien nu engang holder

er jo netop at være med til at sikre at der er en faglighed og

tilsyneladende har med det

for den dagsorden som dansk folkeparti bringer på banen her nemlig at forbedre forholdene for familier med børn med funktionsnedsættelse men jeg har altså også

dansk folkepartis forslag sådan som det ligger her

er jeg bekymret for kvaliteten af den hjælp og den pleje som barnet vil kunne få under aflastning og det

en aflastning af familien gives jo i sagens natur af hensyn til at familien til barnet med funktionsnedsættelse kan få sig et pusterum og som jeg forstår det sker det jo typisk ved at kommunen så stiller en plads til rådighed hos en aflastningsfamilie eller på en institution i et kortere eller lidt længere tidsrum og det vil jo så sige at aflastningen har en form som i sig selv har nogle kvalitetskrav det er kommunen som har ansvaret for at kvaliteten og plejen og omsorgen for barnet

i disse pusterum har en tilstrækkelig høj kvalitet og der kan jeg altså være lidt bekymret for om en medrejsende hjælper i anførselstegn efter de paragraffer vi taler om her

for det andet og i forlængelse heraf

vil indførelsen af en ordning som den dansk folkeparti præcis foreslår her jo bryde med et mere overordnet princip bag servicelovens naturalydelse som

sikre at det er de kommunale myndigheder der har ansvaret for at den enkelte borger og i det her tilfælde det enkelte barn får den hjælp og den støtte som

har behov for med andre ord

vil det jo uanset hvordan man vender og drejer dansk folkepartis forslag

stadig væk være kommunen som skal stå på mål for den kvalitet som den enkelte

nogle øgede udgifter som det pt er en lille smule vanskeligt at redegøre for omfanget af så selv om vi i venstre

nærer stor sympati for intentionerne bag forslaget fra df

er der altså en række sådan mere principielle problemstillinger forbundet med forslaget som vi umiddelbart

som vi læser det forslag dansk folkeparti

har svært ved at se en vej ud af hvorfor vi beklageligvis må afvise forslaget og

på vegne af venstre men også på vegne af det konservative

mangle hvis man gav et kontant tilskud med

det er jo sådan i dag at der foregår sideoplæring af

ansat et sted det ved jeg ikke om ordføreren er bekendt

familie som fungerer som aflastningsfamilie og det som jeg kan læse ud af dansk folkepartis forslag her er jo ikke konkretiseret i forhold til hvad det så er for en type kvalitet der skulle ligge hos en hjælper altså jeg tager udgangspunkt i den situation vi ser i dag nemlig at hvis man

forældre til børn med handicaps adgang til at medtage hjælp til aflastning ved kortere udlandsophold det er jo interessant

hvis man sammenholder den argumentation der er mod forslaget her med den argumentation der var mod det forslag der blev fremsat for et år siden

det var naturalieydelser

nogle udfordringer som for ministeren at se

eller i hvert fald nærmest umuligt at løse selv om man planlagde sit udlandsophold meget hyggeligt

det i sig selv vanskeligt at tage aflastningen med til udlandet i modsætning til hvis der havde været tale om en kontantydelse altså penge i hånden

en naturalieydelse kunne man ikke tage med

derfor kan jeg sådan set godt forstå at dansk folkeparti har

er den bedste løsning vil jeg vil jeg sige det tror jeg muligvis heller ikke at forslagsstillerne synes men når man nu ikke kunne medtage naturalieydelsen og man ikke kunne medtage hjælpen for det var tilsyneladende umuligt

længere nede i i ministerens tale

så kvalificeret som muligt

en kontantydelse for at det skal være muligt og når

en kontantydelse siger man

at veksle en naturalieydelse til

bare en overvejelse at man

indkaldt til en forhandling om spørgsmålet

vi risikerer jo at det her bliver forkastet med den modsatte argumentation

koncentrere os om at der tilsyneladende er en enighed om at vi

det offentlige gerne betaler aflastning hvis familien tager af sted uden deres barn

familien rigtig gerne vil af sted sammen så er der ikke nogen kompensation

et eller andet galt så måske kunne vi komme videre ved at at vi samledes om

så kunne vi jo få lejlighed til at diskutere om ikke der er tale om en cirkelargumentation

jeg vil sige lad os dog få indkaldt til forhandlinger om sagen vi synes

var bedre end det foreliggende forslag vi har forståelse for

at få pålagt ministeren at der bliver indkaldt til en forhandling så kan vi jo få diskuteret substansen i stedet for at lege

vi stillet spørgsmål og arbejdet videre

ikke mening at man kan få betalt aflastning hvis man tager af sted uden sit barn

at hvis man er blevet tildelt den her

leve op til medicinhåndtering eller andet så kan man ikke bare veksle det til kontanter og så tage sin

som er visiteret efter servicelovens § fire og firs hvor man altså er visiteret til en aflastning ved en

spørgsmål vi gerne vil have afklaret

ikke flyve vedkommende ind for femten timer om ugen så der

måske godt i nogle tilfælde og det er der formentlig også mange familier der

takker man nej til aflastning i den uge og så klarer mor og

og eller hvad er

pengene fulgte barnet og så tænkte vi jo i dansk folkeparti

vi på hvad hvad flere af ordførerne siger her i folketingssalen og så laver vi et nyt beslutningsforslag men vores ønske

andre ting som som gør at det bare ikke lige er til at konvertere en naturalydelse til

med at familier der har et barn med handicap også skal kunne komme på ferie og hvad vil ordføreren

ministeren bliver nødt til at indkalde til nogle forhandlinger omkring det her så vi får løst den udfordring for hvis det er

så må vi jo i fællesskab finde nogle gode løsninger frem for at man altid skyder løsninger

os sammen og finde nogle løsninger men sådan foregår det desværre

gerne prøve at tænke i hvordan

handler om at finde mulighed for og økonomi til at forældre til børn med funktionsnedsættelse kan få støtte til aflastning hvis de tager det pågældende barn med under et midlertidigt ophold i udlandet og det er altså især ferie det er anden gang at dette forslag bliver fremsat i folketinget og sidst det kom op støttede alternativet

så alternativet støtter det naturligvis igen

en fin løsning at man vil foretage de nødvendige lovændringer så det fremover er muligt for forældre til børn

visiteret til efter servicelovens § fire og firs stykke en jævnfør fire og fyrre til et kontantbeløb svarende til at hjælpen var ydet efter

servicelovens § en og fyrre dette vil give forældrene til et barn med funktionsnedsættelse mulighed for selv at købe den nødvendige hjælp ved ferie i udlandet og dermed få mulighed for at holde ferie som en samlet familie

kan forældrene bruge de penge som samfundet alligevel

på at passe barnet med handicap hjemme mens forældrene var på ferie til at tilkøbe hjælp på ferien

men jeg har alligevel lige gjort mig nogle overvejelser omkring det der er blevet sagt i salen i dag og

mange af de overvejelser der kommer blandt andet fra liberal alliance

hørte fra socialdemokratiets ordfører altså at man ligesom

på en god måde og synes egentlig at det her netop kan

så så nævnte ordføreren fra enhedslisten også

er ret bred opbakning til forslaget

så undre mig hvor det lige præcis

fald som om der sådan er er ret stor opbakning til det jeg

også selv kunne finde og det kan jeg også her

i og som måske kunne være gjort anderledes

vi også har gjort os og det blev også påpeget

er om man kan forestille sig at familierne kan få den konkrete hjælp de har brug for i stedet for

blevet drøftet tidligere som der så heller

flertal for til slut det giver mening og værdi at arbejde for at

børn med funktionsnedsættelser kan være sammen

når familien skal på ferie så vi vil meget gerne støtte det her forslag

det her forslag og for at blive ved med at forfølge spørgsmålet i forhold til at familier skal have mulighed for at kunne tage deres børn med på ferie jeg synes det er ulykkeligt når familier med børn

med brug for særlig socialpædagogisk støtte ikke kan holde ferie på lige fod med andre børnefamilier det er i dag ikke muligt

tage aflastningen med til udlandet og derfor må forældrene overtage aflastningen hvilket i værste fald kan tage opmærksomheden fra andre børn i familien på ferien samtidig tager mange på ferie for at lade batterierne op efter en travl hverdag og det kan være svært når man samtidig skal yde lidt ekstra omsorg

barnet med handicap blive hjemme fra ferien og lade barnet opholde sig på en aflastningsinstitution betalt af kommunen i øvrigt jeg synes ikke at pengene følger barnet er den bedste løsning jeg synes det er det næstbedste løsning og jeg er også enig med enhedslisten når enhedslisten peger på at nu skylder ministeren faktisk et svar jeg synes det ville være okay at vende tilbage til det oprindelige forslag fra dansk folkeparti som jo netop handlede om at man så i stedet for havde mulighed for at tage socialpædagogisk støtte med på ferie det ville give rigtig god mening for mig men i mangel af bedre støtter sf også det her forslag vi mener at familier der har børn med handicap har ret til at holde ferie på lige fod

enhedslistens ordfører jakob sølvhøj har fuldstændig ret

folketinget pålægger regeringen senest i februar to tusind og nitten at indkalde folketingets partier til forhandlinger om at foretage de nødvendige lovændringer så forældre til børn med funktionsnedsættelser under kortere udlandsophold kan veksle den aflastning de er visiteret til efter servicelovens

og firs stykke en jævnfør § fire og fyrre til et kontant beløb svarende til at hjælpen var ydet efter servicelovens § en og fyrre

at det bliver muligt for forældre som passer et barn eller en ung med en funktionsnedsættelse

aflastning med og grunden til at vi har justeret i beslutningsforslaget er

hvis nu det var et kontant

jo noget andet og så kunne vi finde en løsning

i dansk folkeparti at vi frem for at stille os op

finde nogle løsninger og så kommer vi med nogle forslag til

har vi jo rejst i forhandlingerne

familier som har et barn med et handicap også kan få deres barn med

en familie med et barn med handicap kan få en uges aflastningsophold betalt af kommunen men ikke få den hjælp der ydes i hverdagen med på familieferien i udlandet

det spørgsmål er det rimeligt eller vil vi gerne finde en løsning såfremt et flertal herinde i folketinget gerne

synes jeg jo ministeren skal indkalde os så vi kan sætte os

være forbundet med færre offentlige udgifter

og fyrre til en familie med et handicappet barn under for eksempel en kortvarig ferie altså

hvis man tænker på hvad det vil koste at

handler det om at man som familie selvfølgelig skal have sit barn med på ferie

er handicappet eller ej og det må da være være vores fornemste opgave herinde

men det jeg synes er usagligt fra flere af folketingets partiers side er at man sætter alt ind

ministeren får en masse argumenter fra sit embedsværk find nogle argumenter til mig så

så virker det jo fuldstændig ulogisk

og efterlade sit barn derhjemme men at man ikke kan få hjælpen med på ferie

at være med til at sikre at regeringen har et flertal overhovedet

fru karina adsbøl om det er noget der er indgået i dansk folkepartis

som betingelse for at levere de nødvendige mandater til at

under de forhandlinger og så er det jo sådan i dansk folkeparti

ultimative krav vi kommer med forslag for at finde nogle løsninger

ved det store forhandlingsbord omkring finanslovsaftalen det er jo der at dansk

har sin maksimale indflydelse er det noget dansk

satspuljen er jo en del af den samlede pakke

men det er da interessant at herre orla hav stiller

beslutningsforslag socialdemokratiet har stillet her i folketingssalen til gavn for mennesker med handicap ikke et tror jeg jo måske et

tak for ordet vi skal i dag debattere et forslag

målrettet udenlandske studentersaktivisters demokrati og menneskerettighedskamp forslagsstillerne ønsker at pålægge regeringen inden inden udgangen af folketingsåret to

udenlandske studenteraktivister som på en ikkevoldelig facon kæmper for demokrati og menneskerettigheder i deres hjemlande et fuldt uddannelsesstipendium og tilladelse til at studere i danmark hvis de udsættes for for eksempel forfølgelse diskrimination eller udelukkelse fra deres uddannelse i deres hjemlande forslaget begrundes med at danmark som et demokratisk land har et ansvar for at støtte op om udenlandske studenteraktivisters kamp for demokrati og menneskerettigheder i deres hjemlande hvis de på grund af deres kamp udsættes

eksempel forfølgelse diskrimination eller udelukkelse fra deres uddannelse intentionerne bag forslaget er sympatiske og jeg tror at vi alle på tværs af partier er optagede af at understøtte demokrati og menneskerettigheder samt studerendes muligheder for at gennemføre en videregående uddannelse når regeringen alligevel ikke kan støtte forslaget skyldes det flere forhold

der eksisterer allerede en ordning der giver mulighed for at dygtige studerende fra lande uden for eu eller

herunder kriseramte lande kan komme til danmark og gennemføre en hel uddannelse på et dansk universitet universiteterne kan via den såkaldte friplads og stipendieordning tildele udenlandske studerende et helt eller delvist stipendium der dækker studieafgift og leveomkostninger i forbindelse med gennemførelse af en bachelor eller kandidatuddannelse ved et dansk universitet det er universiteterne selv der varetager udbud og

fripladser og stipendier det giver universitetet relativt frie rammer

til udvælgelsen af de udenlandske studerende

forudsætning at de udenlandske studerende er fagligt kvalificerede efter universiteternes regler og standarder og at stipendierne tildeles de fagligt bedst kvalificerede men universiteterne fastlægger selv de faglige kriterier for kvote to og tre optag som studerende fra tredjelande typisk optages igennem og for kandidatoptaget her kan universiteterne godt lægge vægt på at de studerende har et

hvilket studenteraktivister efter min mening har

et universitet eksempelvis via deres samarbejdspartnere bliver opmærksom på en fagligt velkvalificeret studerende der udelukkes fra uddannelse i hjemlandet eller på anden vis forfølges på grund af studenteraktivisme har de altså mulighed for at opfordre den studerende søge om optag og anmode om en friplads

det forudsætter selvfølgelig at den studerende ansøger om og optages på uddannelsen i danmark på lige fod med andre ansøgere jeg er bevidst om at de nuværende rammer og stipendiemuligheder ikke giver mulighed for at indføre det

program en til en men jeg ser ikke grund til at etablere en helt ny ordning når universiteterne i dag hvis de altså selv ønsker det har de muligheder som jeg netop har beskrevet

dertil kommer at de specifikke erfaringer fra det norske pilotprogram som forslagsstillerne omtaler endnu ikke giver os et solidt grundlag for at vurdere om ordningen virker efter hensigten de institutioner og studerende der er involveret i ordningen

er overordnet tilfredse men jeg har noteret mig at norges udenrigsminister i juni

fra norge ikke er grundlag for at vurdere

at risk programmet er en god mekanisme til understøttelse af demokrati og menneskerettigheder udenrigsministeren henviser her til

for få studerende der har gennemført uddannelsen og at kun to studerende der har gennemført på daværende tidspunkt er rejst hjem igen

mit ministerium har været i dialog med norge omkring udviklingen siden sidste sommer

oplyser at de ikke har mere konkrete oplysninger om hvor mange studerende der er rejst hjem og hvor mange der fortsat

følger de studerendes færd efter gennemført uddannelse

det tredje er at regeringen allerede gør meget for at understøtte demokrati og menneskerettigheder i nærområderne under udviklingsbistanden ydes der tilskud til en række organisationers arbejde rettet mod menneskerettigheder og demokrati i udviklingslande

eksempelvis afsat tres million kroner i to tusind og nitten til et program der dels er rettet mod længerevarende forskningssamarbejde dels kortere ophold for partnere fra danske prioritetslande der laves ligeledes kortere kurser for myndighedspersoner fra lande som danmark har et strategisk sektorsamarbejde med hovedparten af uddannelsesforløbene har en varighed på tre måneder derudover adresseres menneskerettigheder og demokrati som et af flere emner i en lang række bilaterale programmer og i samarbejde med adskillige multilaterale multilaterale organisationer

så for at sammenfatte jeg mener bestemt at det er vigtigt at understøtte kampen for demokrati og menneskerettigheder men jeg finder ikke at den bedste måde at gøre det på

målrettet en specifik gruppe af studerende i dag eksisterer der allerede en ordning som giver universiteterne mulighed for at tildele fripladser med eller uden stipendium til udenlandske studerende samtidig støtter regeringen demokrati og menneskerettigheder på en række andre områder i regi af udviklingsbistanden endelig hæfter jeg mig ved at den norske udenrigsminister har udtalt

endnu ikke er grundlag for at vurdere om students at risk programmet er en god ordning til at fremme menneskerettigheder regeringen kan derfor samlet set ikke støtte forslag til folketingsbeslutning nummer b

omtaler kender jeg udmærket

grundlæggende uenig med ministeren i at der ikke er behov for

uddannelsesinstitutionerne i danmark nu er

understrege betydningen af at det her program

det program som som jeg henviser til her jeg synes faktisk at rammerne for det er fine nok

til det program og hvis vi kigger på nogle af årene

faktisk plads hvis vi leger lidt med tanken om

vi gøre noget fra centralt hold jeg synes faktisk

universiteterne gerne vil forfølge noget bestemt

at risk faktisk en af de nomineringspartnere der er til

attende februar så det må have været i sidste uge startede scholars at risk faktisk her i danmark men som et privat initiativ

også tage en dialog med med dem og

jo slet ikke var etableret i danmark

klar over at talentprogrammet

ikke helt sikker på om ministeren at det faktisk også kan bruges som

students at risk program

er jo klart at de norske erfaringer ikke er at det ændrer demokrati i verden

at forlange og det er ikke det vi forlanger med det her program men at vi

er det sindssygt vigtigt

fortsætte sin aktivisme sin kamp for demokratiet

og meget dansk at fortsætte sine uddannelser

der er lige et universitet der er blevet forvist fra et eu medlemsland

om de her muligheder det kunne vi måske gøre sammen måske kunne vi endda gøre det fra en

forligskreds eller ordførerkreds det være så smukt

intentionerne bag og om det eksisterende program og de finansielle rammer så konstaterer jeg faktisk

til danmark og læse kan man godt gøre inden for den ramme

jo huske og det er nok den afgørende forskel at

at det er et kvalifikationskrav i sig selv at være for eksempel forfulgt på grund af studenteraktivisme

diskvalificerer det ikke men det kvalificerer heller ikke stadig være fagligt kvalificerede studerende man skal tage ind

det vi gerne vil med en ændring af kandidatbekendtgørelsen

at man i kandidatoptaget kan lægge vægt på nogle andre krav og det kunne

en kvalificeret studerende hvis man involverer sig i demokratiets hjemland og gerne vil til et dansk universitet og læse

der rundtom i verden kæmper

sige dagligt for demokrati og for menneskerettigheder og lige præcis sådan noget er jo også med til at minde os om

derfor forstår jeg hundrede procent hensigten med det her forslag og jeg har også meget stor sympati for det at åbne vores fantastiske demokratiske samfund

for nogle få af alle de mange studerende der i lande som egypten zimbabwe etiopien og andre tredjeverdenslande

nogle ting der bliver blandet sammen

præcis det her ressortområde men jeg mener at vi måske i højere grad skal holde fokus på at styrke vores egne uddannelser for de danske og i øvrigt også udenlandske studerende der allerede har ophold her i landet og som læser ved vores uddannelsesinstitutioner jeg vil gerne som socialdemokratisk uddannelsesordfører

forrest i den daglig kamp for gode vilkår for de mange studerende der er immatrikuleret på vores uddannelsesinstitutioner også for de medarbejdere der hver eneste dag yder en kæmpe indsats for at drive en akademisk

og faglig dagsorden af meget høj kvalitet frem selv om

det er økonomisk beskedne rammer de efterhånden skal gøre det inden for altså lige nu kæmper institutionerne virkelig en hård kamp dagligt i danmark for at holde kvaliteten af deres undervisning oppe

at institutioner må nedlægge uddannelsesretninger fyre undervisere

vi har bare en opgave foran os og det er at sikre at studerende både danske og udenlandske som er i danmark og og læser

af kortere varighed får de bedste muligheder for at blive klogere og dygtigere samtidig synes jeg også at det er min opgave som uddannelsesordfører at skulle sikre at vi har en uddannelsespolitik der hænger sammen både økonomisk og menneskeligt jeg mener ikke at det er min opgave eller socialdemokratiets opgave at sikre studerende fra verdens brændpunkter at skulle kunne færdiggøre deres uddannelse i danmark

jeg mener at det er usædvanlig vigtigt at vi selvfølgelig bakker op om og støtter

for demokrati og menneskerettigheder

det skal selvfølgelig gå ad diplomatiets veje således at vi støtter de studenteroprør rundtom i verden og de studerendes ret til at fuldføre deres uddannelse som det også blev

det norske pilotprojekt som ministeren jo også refererede til har ikke været en synderlig

de særligt ressourcestærke

bort fra måske en kamp som kæmpes bedre dér end netop her ved en dansk uddannelsesinstitution

at socialdemokratiet ønsker at holde fast i fokus på de økonomiske forringelser som regeringen trækker ned over vores uddannelsesinstitutioner og som medfører

ved med at tale om og i øvrigt arbejde hårdt på at finde løsninger for de mange studerende som er immatrikuleret vores

oplever en skadelig præstationskultur og som vi kun kan gøre noget ved hvis det er sådan at får genoprettet den ulykkelige finansielle situation som

de alle må eksistere med i dag så

om nogen der netop ikke er i stand til at fuldføre deres uddannelse

den aktivisme men det jeg egentlig vil spørge ordføreren om

den konstruktive tone som ministeren lagde for dagen og det her talentprogram som

særskilt opfordrer til på kandidatdelen at

rammer for uddannelse drøfte de her ting og hjertens gerne med ordførere fra alle andre partier i folketinget

nuværende tidspunkt sige om vi bakker op om det men drøftes skal det selvfølgelig jeg er også bekendt med lige præcis

risk som københavns universitet har iværksat jeg synes det er prisværdigt og så vil jeg

er spændende og vil gerne drøfte det mere i dybden

i et andet forum end måske lige her i salen på nuværende tidspunkt

jeg kan have sympati for studerende som på en ikkevoldelig facon kæmper for demokrati menneskerettigheder i deres egne lande

nu havde en situation hvor vi i danmark hundrede

selv definerede hvem vi ville give en uddannelse hvem vi måtte ønske at invitere til danmark for at tage en uddannelse

vi godt kunne arbejde videre med det her forslag men vi har ikke hundrede

selvbestemmelse vi har netop været nødt til at begrænse antallet af engelsksprogede uddannelser for at forsøge at afgrænse og styre antallet af udenlandske

faktisk da forslagsstillernes formand morten østergaard var minister på området da indgik vi en aftale om

hvor vi opstillede et loft for omkostningerne til su til

studerende et loft som vi ramte sidste år og i den situation bliver vi nødt til at sige nej til forslaget

naturligvis opfordre forslagsstillerne til sammen med os at arbejde for at vi får mere selvbestemmelse på området så vi netop her i tinget kan tage diskussionen af hvordan vi ønsker at bruge pengene på området

vi netop her kan drøfte om det skulle være de unge her som

det kræver en selvbestemmelse som vi ikke har i dag derudover vil jeg sige at det forekommer mig at forslaget er tungt bureaukratisk og at vi måske også kunne gøre en større forskel ude i verden ved at bruge midlerne på indsatser inden for udviklingsbistandens rammer

det var en bibemærkning for dansk folkeparti er kernen at så længe vi ikke har selvbestemmelse over hvem vi inviterer til at tage en uddannelse i danmark skal vi ikke udvide omfanget af dem vi inviterer derfor

fuld viden om hvem det er

vi inviterer men men tak alligevel for

ministerens bemærkninger om at der

færdiggøre deres uddannelse ind i det

talentprogram og gøre det tydeligt for hvert fald universiteterne

at være aktivist på den ene eller den anden måde selvstændigt er en kvalifikation som der bliver lagt op til at det skulle være i den her sammenhæng

fokus på at sikre de talentfulde danske unge muligheden for at tage en god uddannelse og vi har fokus på at sikre at vi bruger midlerne på at sikre gode

der er selvfølgelig noget positivt i at signalere at danmark som et demokratisk land ønsker at støtte udsatte udsatte studerende med det sagt kan vi ikke støtte lovforslaget af

forslagsstillerne mener at når de studerende har afsluttet deres uddannelse

skal de vende hjem igen men hvis det er sådan at de ønsker at

radikale venstre var inde på afsat til at støtte demokrati menneskerettigheder og god regeringsførelse regeringsførelse nu har vi nævnt det norske pilotprogram og jeg

klar over at ordføreren for det radikale venstre siger

at gøre det på præcis samme måde men jeg synes det er værd at understrege

at få af dem der er kommet til norge er vendt tilbage til deres hjemland en del er rejst til et andet land eller er blevet i norge eller har søgt asyl derudover peger erfaringerne fra norge også på det administrativt tunge system

at have programmet kørende der vil jeg ligesom ministeren sige at danmark

jo allerede er åben over for alle der kommer med de rigtige kvalifikationer

og bruge det som en kvalifikation for at komme hertil at man

særlig udsat i i den forstand som man i hvert fald

en lille bikommentar

mig frem til i hvert fald har halvt så mange internationale studerende

som som danmark så danmark er jo allerede et land der

folk fra hele verden men det skal også være

i balance med det danske studiemiljø som ordføreren fra dansk folkeparti var inde på

forslaget vil medføre flere udgifter som i udgangspunktet risikerer ikke at

det er penge som

eksempel bliver og søger asyl i danmark

allerede er afsat rigtig mange millioner kroner til at universiteterne kan optage studerende fra et tredjeverdensland gennem friplads og stipendieordningen derfor

støtter forslaget og jeg skal hilse fra det konservative folkeparti og sige at de

dansk pendant til det norske students at risk program

ministeren og flere ordførere har allerede

i forslaget en ting der er blevet nævnt flere gange er at der jo altså er en slags overlap eller i hvert fald et delvist overlap

form for overlap eller delvist overlap

via udviklingsbistanden i forhold til forskningssamarbejdet det er sådan set nogle indvendinger som jeg tilslutter mig men jeg vil også gerne gøre opmærksom på en anden ting

jeg synes det er problematisk hvis der foregår for mange aktiviteter

universiteterne som ikke er underlagt et princip om akademisk merit og som ikke i en eller anden forstand er en del af den akademiske kappestrid

man kan sige at en aktivitet

ligger tæt nok på universiteternes kerne

det underminerer universiteterne som institutioner hvis

glemmer at frie institutioner sådan set er rygraden i det universitetssystem vi har at der skal være en form for

respekten for universiteterne som institutioner synes jeg

dansk universitetspolitik de sidste femten år man har forestillet sig at det var nogle relativt tilfældige bygninger som staten rådede over og så kunne man putte aktiviteter af

slags ind i dem uden at tænke på at de er nogle særlige institutioner som vi i princippet har haft siden middelalderen her i europa

gode ting der allerede er blevet sagt

jeg altså også godt lige nævne det her med

for studerende det kan de jo ikke da det ikke inden for deres handlingsområde

det er nemlig i danmark sådan at det står vi for

så er det et spørgsmål om vi kan gøre det

det er jo studerende ligesom med scolars

så er de jo allerede inden for

studenteraktivister er jo også optaget på videregående uddannelser og må derfor formodes at have et niveau

ligesom vi overfører mellem andre

studerende fordi de jo er kommet ind

men hvis man holder fast i at man skal

om som ministeren var inde på

for universiteterne at det her er en mulighed

opmærksom på at de stipendieprogrammer som allerede findes har et anvendelsesområde som de måske ikke har tænkt på

have lov til at understrege at jeg tror man skal være meget forsigtig med

megen social ingeniørkunst og for mange ting som i og for sig er selve det akademiske uvedkommende

kan adskille akademia fra resten af samfundet og fra det ansvar

men lad os tage den derfra jeg hører ordføreren som værende åben for en drøftelse af dette i al

kan man altid finde sponsorer til

investeringskalkule men at vi

synes jeg er meget specielt for den vestlige verden og det skal vi være meget glade

ordførere ud over ordføreren for forslagsstillerne der ønsker ordet det er der ikke

at de er for dette forslag

på at det her jo er frivilligt der

eller imod det enkelte menneskes rettigheder og for en fredelig udvikling der jo kommer hele

i meget høj grad har været med til at fundere

demokratiets håb dem som vores fremtidige demokratier skal bygge på

rigtig mange studerende og

de alene hungrer efter en bedre fremtid for sig selv men fordi de faktisk ofte går aktivt ind i kampen for demokrati og

for andre

demokrati så mener vi

at støtte op om de her aktivisters kamp og det er derfor vi foreslår at oprette et students at risk program

som allerede kendes

på en ikke voldelig måde kæmper for eller arbejder for demokratiske rettigheder menneskerettigheder og som på

forfølgelse udelukkelse fra uddannelse eller diskrimination

gøre det muligt for forfulgte udenlandske studerende

og modtage det her stipendium

i sidste uge

lande det er et netværk mellem universiteter og det kan de selv

vores hjælp til at gøre det muligt som sagt det er frivilligt om man vil modtage i det her oplæg men det er sådan vi mener at vi kan styrke

demokrati for menneskerettigheder

det ville klæde danmark og vores stolte uddannelsestradition

har vi hentet inspiration i norge de har

og vi mener i radikale venstre at vi hører med i den gruppe lande demokratiet mangler mange steder i verden

steder i verden demokratiet er under pres over alt i verden og vi har brug for at forsvare

for netop at forsvare

sætter sig selv i spil for at forsvare demokratiet og retten til uddannelse

at indførelsen af det her vil være et endda meget meget beskedent bidrag til det men et vigtigt bidrag jeg håber at

at gøre de her værdier gældende

uddannelsesinstitutionerne opmærksom på at det er en mulighed

og måske også udvide den mulighed det tager jeg meget positivt

netop med scolars at risk

at vi når videre ad

henvises til uddannelses og forskningsudvalget hvis ikke nogen af jer gør indsigelse

forhandlingerne er åbnet og den første der får ordet er energi forsynings og klimaministeren

det formand og tak til dansk folkeparti for at

regeringen bakker fuldt ud op om intentionerne bag beslutningsforslaget forsyningsselskaberne bør udvise mådehold

har de seneste par år været tilfælde af dårlig dømmekraft i forbindelse med rejser og repræsentation jeg ønsker ikke en forsyningssektor hvor historier om manglende mådehold og faglig relevans i repræsentations og rejseudgifter dukker op

jævne mellemrum jeg ønsker derimod at forsyningsselskaberne er bevidst om deres samfundsopgave som er at forvalte forbrugernes penge regeringen ønsker med andre ord en sektor som har fuld fokus på kerneopgaven som er at sikre effektive forsyningsydelser

forbrugerne derfor har regeringen fremlagt

og har indgået en række brede politiske aftaler der vil sætte en omfattende omstilling i gang af sektoren med mere fokus på høj kvalitet til lavere priser derudover har branchen i forlængelse af forsyningsstrategien selv taget stafetten op og lanceret egne kodekser for god selskabsledelse det er et vigtigt arbejde imod at sikre god selskabsledelse båret af sektoren selv jeg er som nævnt i udgangspunktet helt enig i intentionen i beslutningsforslaget om at forsyningsselskaberne skal udvise mådehold når selskabets medarbejdere eksempelvis rejser udenlands forsyningsselskaberne har nemlig en særlig forpligtelse når forbrugerne ofte ikke kan fravælge deres selskab der skal derfor ikke herske tvivl om at jeg er parat til at arbejde aktivt for den intention jeg har samtidig også sympati

forslaget om at fastsætte regler for mådehold fordi det netop er en måde at sikre at selskaberne har fokus på kerneopgaven jeg mener dog at

udgangspunktet først og fremmest bør være

bestyrelse og direktion der har det primære ansvar for at sikre ordentlighed og mådehold i afholdelsen af konkrete udgifter til for eksempel repræsentation og rejser

være svært at fastsætte præcise beløbsgrænser og definitioner af hvad der er rimeligt af udgifter til rejser og repræsentation derudover kan det kræve et omfattende tilsyn som vil medføre øget bureaukrati og omkostninger for selskaber og forbrugere samtidig er det min opfattelse at det effektiviseringspres som vi pålægger selskaberne via indtægtsrammer

den rette tilskyndelse til at være så professionelle og effektive som muligt jeg synes derfor vi skal forpligte selskaberne til selv at tage ansvar og udvise behørigt samfundssind når de forvalter penge fra forbrugerne som ikke kan skifte selskab

rejseudgifter men en bredere pligt i forsyningssektoren til at have fokus på god selskabsledelse og ejerskabsvaretagelse regeringen foreslår derfor i første omgang at der igangsættes et arbejde med

som skal føre til at der udarbejdes fælles retningslinjer for god selskabsledelse i forsyningssektoren i form af et kodeks for god selskabsledelse arbejdet med et nyt kodeks kan naturligvis finde inspiration i branchens egne erfaringer med at udarbejde kodeks for god selskabsledelse i et sådant kodeks om god selskabsledelse

andet indgå at det forventes af det enkelte selskab at der udarbejdes principper for rejse og repræsentationsudgifter som eksempelvis hotelophold middage rejser og lignende desuden skal det indgå at hvert enkelt selskab offentligt forholder sig til og følger på niveauet af rejse og repræsentationsudgifter for deres selskab på en måde der skaber øget synlighed og gennemsigtighed

at forbrugere som ikke kan udskiftes i et forsyningsselskab i det mindste kan se hvordan deres forsyningsselskaber forvalter pengene samtidig skal det selvfølgelig understøttes at et sådant kodeks kommer ud at leve i forsyningssektoren så vi undgår undgår at skulle lave specifikke regler jeg vil naturligvis holde folketinget orienteret hvis der ikke er den nødvendige fremdrift i arbejdet så vi løbende kan drøfte om der er behov for skrappere tiltag jeg håber således at forslagsstillerne kan bakke op om et sådant initiativ

tænkt os at man måske var gået skridtet lidt videre

lederskab som ministeren også siger

når vi rejser ud og jeg kunne godt

at høre ministerens svar på hvorfor man ikke

det mener jeg ikke vi har nogen problemer med at

i det enkelte selskab aktiviteterne foregår

også de enkelte direktioner og bestyrelser

er det pludselig os i folketinget der skal sidde og følge med i om det enkelte selskab

nu også lever op de regler som man vælger at fastsætte

til at kl og brancheorganisationerne og de enkelte

går sammen og får lavet et ordentligt kodeks så der er gennemsigtighed omkring de her udgifter

kræver lidt meget hvis man nu skal ind og lave nogle regelsæt

mere bureaukrati det faktisk ville give

mange selskaber i hver eneste kommune i landet

ret omfattende bureaukrati for os og for staten at skulle sidde og følge med i hvor mange penge der bruges på det ene og det andet i det enkelte selskab og det er altså vores opfattelse at der er det det enkelte selskabs ansvar

det vigtigt at der er synlighed om det således at borgerne også ved kommunalvalg og så videre kan stille spørgsmål

for nogle penge der bruges når bestyrelsen er ude at rejse eller der eventuelt er sammenkomster og middage og konferencer man deltager

til dansk folkeparti for at rejse den her debat jeg vil erklære mig enig i intentionen og

også erklære mig enig i meget af det som ministeren har sagt jeg synes det ville være rigtig klogt hvis man kunne få ryddet op hvis man kunne undgå de både uheldige men også lidt kulørte historie man har set fra forsyningssektoren hvor vi desværre har oplevet at der ikke har været sammenhæng mellem det man udadtil ligesom gav indtryk af og så det man rent faktisk gjorde det er også mit indtryk at sektoren har forstået at der skal ryddes op jeg vil sige at jeg synes

meget fornuftigt hvis man lagde sig op ad noget af det som man gør på det offentlige område altså det kunne være statens eller kommunernes

gode niveau for udgifter

set fuldstændig enige i at der skal ryddes op vi er sådan set også enige i hvad for et niveau

lægge sig på men vi ser også en udfordring i at det her beslutningsforslag jo kun retter sig

de kommunale selskaber og der er rigtig mange forsyningsselskaber som er forbrugerejede og dermed er

set gerne sikre at de kommer med og der tror jeg måske vi kan komme et

at der foregår det her arbejde og at vi får implementeret nogle retningslinjer derude først og sidst er det jo ledelsernes ansvar at stå på mål for de beslutninger de tager men før man kan stille dem til ansvar for dem skal de jo også kommunikere

de fleste forsyningsselskaber vil have en interesse i at kommunikere ærligt om

så hører jeg også at ministeren vil komme tilbage til folketinget og diskutere

så må sige at tage mere håndfaste metoder i brug

så vil mit oplæg i hvert fald være at vi

mod andre end de kommunale selskaber

et andet selskab

det er positivt at der foregår det her arbejde i branchen jeg synes det er på en kedelig baggrund

der er virkelig nogle ting som ikke har været nemme at forklare men vi støtter

set op om ministerens arbejde med

er rigtig mange forsyningsselskaber og det var der også da pressen

vi har faktisk siden fået rettet op og det er jo den vej vi skal sikre at alle går

det var faktisk også vores hensigt fra starten at det sådan var det brede det brede spil

fuldstændig ligeglade med hvordan ejerforholdene er de er jo mere interesserede i at de

den rigtige varme eller vand eller hvad det nu er til den rigtige pris og at der bliver vist mådehold med med de penge der også er i selskabet så

ikke igen kommer uheldige historier om at man har rejst eksorbitant dyrt på forbrugernes regning skal vi sikre gælder alle selskaber og selvfølgelig ikke kun de kommunale så kvittering for at det også

dansk folkepartis intention kan man sige med at rejse den her debat

ude i direktionerne jeg tror også at det er ret effektivt at sikre sig at det er noget der bliver taget op på generalforsamlingerne at det er noget der faktisk bliver krævet åbenhed omkring og ligesom vi har gjort når vi har krævet sociale klausuler i kommunerne og sagt

kan man jo også sige til forsyningsselskaberne hvis ikke i har klare retningslinjer lagt frem til os forbrugere om

vil vi i hvert fald gerne høre jeres forklaring på hvorfor de

til herre thomas danielsen fra venstre danmarks liberale parti og

for medarbejdere i kommunalt ejede forsyningsselskaber med henblik på medarbejdernes

rejseaktiviteter vi bakker i venstre fuldt op om

gennemsigtighed i forsyningsselskaberne det er afgørende at vi har en god forsyningssektor hvor forbrugerne kan regne med at deres skattekroner forvaltes mest effektivt

kodeks på området lovgivning

kun for de kommunalt ejede selskaber

til i samarbejde med branchen og

at udarbejde det her kodeks for god selskabsledelse og det glæder jeg mig over at dansk folkeparti er

man tager et problem op men samtidig er det også vigtigt

medarbejdere i kommunale forsyningsselskaber der er rigtig mange medarbejdere i kommunale forsyningsselskaber som aldrig kommer ud at rejse som passer deres arbejde længere nede i forslaget står der så at det er deres repræsentanter

nogle ledende medarbejdere og nogle bestyrelsesmedlemmer som har haft mulighed for

regler skal gælde nu nævnes der så forsyningsselskaber

det egentlig mere de kommunalt ejede aktieselskaber

aktieselskab og som havde en bestyrelse som

kommet frem til at jens joel også synes at det skal gælde de forbrugerejede forsyningsselskaber

så går lidt videre end det som forslaget er konkretiseret til man kunne også gå videre og sige hvad så med de statsejede selskaber som er inden for forsyningssektoren

svært at diskutere et forslag som lige pludselig bliver til noget som

end det som egentlig står i teksten der står at man foreslår ekstern revision

men det virker jo kun hvis det så er at man har nogle gode regler

her tilfælde komme frem til at den eksterne revision konkluderer at der er taget beslutning på

er nogen regler for hvad studieture må koste osv

har man jo ikke gjort noget officielt forkert og det ville revisionen så ikke kunne fange jeg synes også at hvis man skal ind og lave regler

kan være nogle forsyningsselskaber der er så små at man skal overveje hvor meget bureaukrati der kan være

at få afklaret vi støtter varmt i enhedslisten mådehold og at der ikke skal være de her rejser hvor

være en åbenhed for at det kan være vigtigt at man søger inspiration

jo ofte at man kan søge den inspiration tæt på der hvor man har sit virke som forsyningsselskab og ikke behøver at rejse længst muligt væk så jeg synes virkelig man skal kunne forsvare den rejseaktivitet som der er uanset hvilke medarbejdere og uanset hvilke bestyrelsesmedlemmer

deltager i det så synes jeg også

mulighed for at kontrollere det her i forbindelse med at de godkender budgetter eller regnskaber for nogle kommunalt ejede forsyningsselskaber som kan være i i fælles kommunaleje eller som kan være ejet af kun en kommune så der ligger

modtagelse var vel sådan en delvis modtagelse

alligevel også påberåbe sig at ansvaret hovedsagelig ligger lokalt

i allerhøjeste grad ligger i de selskaber som det vedrører så vi er positive over for intentionerne i det

sagde at jeg ville udbrede reglerne til også

de forbrugerejede private selskaber i virkeligheden tror jeg at det der var min pointe var

at gribe ind over for private selskaber og det der er problemet med det her forslag er at det

forbrugerne bredt imod

det ministeren har foreslået nemlig at man sætter sig ned sammen med branchen en række af de forbrugerejede selskaber allerede gjort det og hvis man sætter sig ned sammen

vi en standard for hvad der er ret og vrang her altså hvad det er vi rejser efter

til livs på så det var en illustration af

gøre men vi kan ikke ramme dem alle sammen og så vil jeg egentlig hellere

en løsning som gælder for hele branchen

vil jeg mene og hvis hvis man har nogle regler der ikke fastlægger hvad man ikke må gøre så er det sådan set op til en bestyrelse

på sit eget virke og have den selverkendelse

man kan godt arbejde videre med sådan nogle kodekser for hvad man ikke bør gøre og hvad man bør gøre og en af tingene kan jo være at man altid skal kunne forklare fagligt

man ønsker at rejse hen til et bestemt sted og hvorfor det er de medarbejdere eller de bestyrelsesmedlemmer der skal med på den tur jeg synes det er rimeligt nok at man har

socialdemokratiet er vi enig i at der er rigtig mange steder hvor det fungerer fint der har desværre også været nogle uheldige eksempler og det vi så skal er jo i virkeligheden at

det er klogt hvis man sikrer sig at der ligger nogle generelle regler som man kan ty til hvis man ikke

har været igennem den her proces og sikret at direktionen har åbenhed omkring det

i virkeligheden en håndsrækning fra brancheforeningen og kl i forhold til at sikre at dem der ikke ved hvad de skal gribe og gøre

ledelser jo selv stå på mål for hvad det er de foretager sig og det skal man i øvrigt sikre

set meget nemt brede ud til at der gjaldt de samme standarder for de kommunale aktieselskaber som

man nu har men jeg bliver nødt til ligesom den forrige spørger at sige

er jo fløjtende ligeglade med hvad

selskabsform det er de er jo

at deres penge bliver administreret godt og at der ikke bliver fråset med pengene og det havde jeg sådan en fornemmelse af at enhedslisten også var

også ude i kommunerne og rundtomkring altså at man altid har været en fortaler for at

mådehold med borgernes penge så derfor undrede

lige gør opmærksom på at der måske også kunne være nogle havne

er rent kommunalt ejede aktieselskaber og at

har været nogle problemer bestemte steder

bare sige at på elsiden er det altså ikke normalt at det er kommunale selskaber der ejer elforsyningen det

andelsselskaber som jo er officielle private selskaber

snævre det ind til at forholde mig til det beslutningsforslag som

kan så høre at debatten breder sig ud til andre ting og jeg kunne

rigtig spændende hvis hvis man kunne få frem hvad man man brugte penge på i private aktieselskaber som jo helt sikkert også har en vis rejseaktivitet blandt ledende medarbejdere så

for ejerskaber i det her for i dansk folkeparti er vi

meget meget optaget af at forbrugerne får den rigtige el vand og varme til den rigtige pris og at man

behandler borgernes penge med omhu

man vil godt gå med til det her men hvis det nu

åbenhed om det her og hvis man er forbruger i et selskab kan man jo spørge ind til det

der er mange selskaber der praktiserer en meget stor grad af åbenhed og jeg synes da det er fint at man har den her slags ting liggende på

i at der rundtomkring i de kommunale

og selvfølgelig også i andre monopolforsyningsselskaber bliver brugt

for mange penge for mange af forbrugernes penge endda på alt muligt som intet har med

vi har jo ganske rigtigt set en lang række eksempler på forsyningsvirksomheder som har brugt rigtig rigtig mange penge på

rejser og repræsentation

det betragter jeg et eller andet sted som en

for regningen kan kun ende et sted og det er ude hos

det bliver så ekstra kritisabelt fordi der jo i mange tilfælde her er tale om monopoler hvor forbrugerne ingen mulighed har for at skifte forsyningsselskab selv om deres penge bliver klattet væk hvordan får vi så dæmmet op for det her problem hvordan beskytter vi bedst muligt forbrugerne i den her sammenhæng det er så der hvor jeg

at detailstyring af netop rejseudgifter fra statslig side

an på når regler bliver for rigide har de også en tendens

miste deres effektivitet jeg tror i højere grad på en løsning hvor bestyrelserne og direktionerne i de enkelte selskaber

selv tager et langt større ansvar for at udvise

mådehold og for at få fokus

på kerneopgaven og gøre det mere gennemsigtigt for forbrugerne hvad det egentlig er pengene går til i de enkelte selskaber

vi herindefra kan få virksomhederne til at tage mere ansvar på er ved at lægge yderligere pres på for eksempel i form af de effektiviseringskrav som vi jo allerede bruger som redskab for det er jo så i øvrigt nok ikke kun repræsentationskontoen der er et effektiviseringspotentiale i i de her selskaber derfor

støtter liberal alliance selvfølgelig også op om regeringens initiativer for at igangsætte et arbejde med kommunerne og de relevante brancheorganisationer om at få styrket ansvaret i de enkelte forsyningsselskaber dermed

fordi man er et regeringsparti også bakker op om om det som ministeren har fremlagt at man kan arbejde videre med og det er da et skridt

i den rigtig gode retning men det var bare sådan at

hvordan man kan betegne en regel som en rigid regel hvis man pålægger en virksomhed at følge statens

rejseaktivitet synes ordføreren

sekretariatsfunktion eller andet

noget bureaukrati det vil være en lille smule rigidt

komme ind i et paradigme som det her

vi vil kunne være bekendt at pålægge de her forsyningsselskaber men i stedet for synes jeg det er helt relevant at vi appellerer til

samvittighed i forhold til mådehold og forbrugernes

og tak til

og når der ligger kommunale retningslinjer

i en betænkning eller eller i den tekst vi nu

meget klare tanker om hvordan det kan formuleres

da oplagt at lade sig inspirere af kommunerne

det er jo relevant at man

men hvor langt skal man tage væk og hvad må det koste det er en hårfin balance

så jeg synes det er noget vi skal kigge nærmere på i udvalgsarbejdet men overordnet synes vi det kunne være fint

varme eller vand de penge skal jo forvaltes ansvarligt så forbrugerne kun betaler

forsyning derfor har vi også

set at tilliden kan komme på en prøve når

rejser på borgernes regning så det er meget vigtigt at vi har den her diskussion i

er jo i hvert fald en imødekommelse i

det her problem og vi vil gerne være med til at lande

forsyningskunders

at de bliver brugt fornuftigt det handler jo blandt andet om at der

spild og frås heriblandt også i hvor man rejser hen i verden det kan give mening at rejse ud det kan give mening at lade sig inspirere og især hvis det betyder at man kan være mere innovativ i det pågældende forsyningsselskab men det skal selvfølgelig være med

øje for at pengene bliver brugt klogt og fornuftigt så det

løftet pegefinger her så synes jeg at ministerens måde at håndtere forslaget på ved netop at

om et brancheråd hvor branchen

kl og ministeriet får sat sig sammen om at lave et kodeks for det her

giver mening fremadrettet og hvis det ikke løser problemet må vi jo tage sagen i folketingssalen igen

beslutningsforslag omkring problemstillingen med med at der er nogle der har manglet

i forbrug af penge i forbindelse med rejser og hotelophold og så videre der har været en del dårlige historier

det synes vi er rigtig godt der har været for mange af dem og det er vigtigt at vi

anden måde finder nogle retningslinjer

jo sige at regeringen har

sætte en omfattende omstilling i gang i sektoren

og rejse rundt i verden

forlængelse af forsyningsstrategien jo selv

og lanceret egne kodekser for god selskabsledelse og nu er det så bare at vi skal have det indført

forsyningsselskabernes ejere og bestyrelse og direktion

man kunne jo sige at et godt udgangspunkt

nogle ganske fornuftige grænser mange steder og dem kunne man jo se

i forbindelse med det arbejde der skal sættes i gang her jeg er enig med

ministeren i at det vil være en rigtig god idé at igangsætte et arbejde med

nogle kodekser for god selskabsledelse men også

og lignende egentlig kan man sige at

det er forbrugernes selskaber og derfor var

helt naturligt at de her

ledelse sørgede for at man ikke unødigt brugte forbrugernes penge men der har historien jo vist at

forstår jeg det sådan at så hører vi fra ministeren igen og så må vi jo

tage fat om om de regler der nu engang skal

har altid en særstatus hanhun kommer til sidst og har ret til en særlig lang taletid velkommen til ordføreren

der er nogle problemstillinger som som

bliver rejst i det her forslag og som jeg også allerede har indikeret et forslag der måske skulle have rakt lidt videre

ikke kun er kommunalt ejede men måske også at man

sat det her emne på dagsordenen fordi der jo de seneste år er kommet de her

fløjet på første klasse man har haft ægtefæller med på rejser man har endda sågar lavet nogle sponsoraftaler til fodboldklubber og andet og jeg kunne blive ved i den retning

kun opdaget alt det her ved at der måske er nogle der har sladret

er begyndt at grave i det ellers har

sit skjulte liv tror jeg i rigtig mange år og

konstatere at det at det fråseri har været der og derfor er

at der bliver sat fokus på det i medierne sådan at at der også

blive taget nogle tiltag og vi kunne få den her debat

mener vi jo simpelt hen at der har været en usund kultur i mange år i forhold til hvad man man bare kunne tillade sig at gøre med borgernes penge og

den her samarbejdsaftale og snakker med med brancheforeningen og at man vil gå ind

og kigge på at lave det her kodeks og ministeren

lægger meget vægt på at der skal være synlighed og der skal være åbenhed så forbrugerne også kan gå ind og se det her

jeg er et rigtig godt

stykke på vejen i forhold til at man så forhåbentlig ikke skal se de her

fremadrettet men selvfølgelig ærgrer jeg mig

at sætte fokus på at forsyningsselskaber og lignende selskaber holder sig inden for statens takster som der også har været snakket om her altså hvad man gør når man har repræsentation og er ude at rejse

for forbruget af repræsentation at det aflægges med årsregnskaber og andet

ikke må bruge forbrugernes penge til og her tænker også på sponsorater og lignende som der også har været

nogle selskaber som som har begivet sig ind på det mener jeg ikke

borgerne har glæde af

sponsorerer en fodboldklub eller andet der skal man holde sig til

forhold til de her udenlandsrejser jeg synes også at nogle af de artikler der har været har vist at

meget lille gran af faglighed når man rejser og så er der

hvad skal man sige fornøjelser på de her ture der

er et kodeks at når man rejser

det har en faglig baggrund at at de her bestyrelsesmedlemmer skal ud at lære noget og se noget

det synes jeg altså også der skulle sættes fokus på så er der det her med revision og hvem der skal skal kigge efter hvad

må vi jo holde holde selskaberne oppe på det

grotesk når der har været nogle af de her sager i nogle selskaber hvor hvor direktøren så er blevet fyret

stilles mere til ansvar for have misligholdt

sin ansættelse men stadig væk kan slæbe store pengesummer hjem

selv om man ikke har levet op til det

var forventet vi synes jo også at

er noget grotesk at man kan gøre det jeg håber da også

at man måske i anden sammenhæng kunne gå ind og kigge på hvordan man hvordan man agerer hvis en direktør bliver fyret fordi

har misligholdt sit hverv

at ministeren får sat gang i arbejdet og jeg håber da at

hvad der kan være og og så ser jeg

og det gør vi med energi forsynings og

for jeg ved at mange danskere har noget på hjerte og jeg tænker og handler med når det kommer til at løse klimaudfordringen regeringen vil nu se nærmere på alle elementer i borgerforslaget og i arbejdet med at skrive en ny klimalov og som sagt er der rigtig mange gode ligheder mellem borgerforslaget og regeringens klimapolitik dem vil jeg gøre lidt ud af at forklare i aften i borgerforslaget lægges der meget stor vægt på at danmark lever op til parisaftalen her er forslaget helt på linje med regeringens politik

vi lever op til parisaftalen ved at levere på de klimamål vi har i eu i to tusind og tredive men regeringen arbejder også hårdt for at eu senest i to tusind og tyve skal styrke sit bidrag til parisaftalen med regeringens klima og luftudspil er danmark godt på vej mod at opfylde sit klimamål i eu i to tusind og tredive for ikkekvotebelagte udledninger med udspillet er der lagt op til en samlet plan for målopfyldelsen med bidrag fra både konkrete initiativer på den korte bane mere langsigtede tiltag og en styrket forskningsindsats udspillets initiativer og transportmål

sektorer også kaldet biler bønder og boliger vurderes at være på mellem to og tredive og syv og tredive million

rigtig langt i forhold til at opfylde målet borgerforslaget gør meget ud af at klimahensynet skal tænkes ind i alle sektorer og det vil regeringen også sikre konkret tager vi med udspillet blandt andet fat på de klimabelastende biler indtil nu er

at der ikke sælges flere nye traditionelle benzin og dieselbiler efter to tusind og tredive og fra to tusind og fem og tredive skal der ikke sælges nye pluginhybridbiler med målet sender vi sammen med en række andre ansvarlige lande et klart signal til bilindustrien til eu og til resten af verden om at vi vil have grønne biler på vejene vi vil samtidig hjælpe udbredelsen af elbiler med en række tiltag herhjemme vi har i dag offentliggjort den kommission der skal komme med forslag til en samlet strategi for udbredelsen af grønne biler i stor skala i danmark det er det eneste rigtige når vi skal nytænke et nyt område hvor staten hvert år får cirka halvtreds milliard

til velfærdssamfundet samtidig vil regeringen presse på for at eu får en plan for udfasning af benzin og dieselbiler danmark får ikke noget ud af

vi er nødt til at sende et fælles stærkt signal i eu for at presse

ambitiøst mål vi er nu i dialog med kommunerne om hvordan vi bedst muligt griber den udfordring an for vi er meget enige med borgerforslaget i at kommunerne også har en stor rolle at spille i klimaindsatsen i udspillet tager vi også fat på landbruget også her har vi et mere omfattende katalog af initiativer end nogen tidligere regering har fremlagt danmark har i

et af de mest ambitiøse og miljøvenlige og effektive landbrug i europa

som vel at mærke ikke går ud over landbrugsproduktionen vi er nødt til at forske og udvikle nye løsninger og derfor har regeringen sat halvfems million kroner af til en ambitiøs klimaforskningsindsats

økologisk landsforening samtidig skal vi nu se på hvordan landbruget konkret kan bidrage til at opfylde danmarks reduktionsmål for to tusind og tredive og

og halvtreds hvis danmark skal nå i mål med at være et klimaneutralt samfund i to tusind og halvtreds er vi også nødt til at

blandt andet også afsætte hundrede million kroner til forskning

vi skal nå i mål er det også meget vigtigt at vi har alle danskere med

gennem forbrugervalg og adfærd i hverdagen med udgangspunkt i klimamærke skal kampagnen gøre det lettere for danskerne at træffe grønne valg

nu i fuld gang med at tilrettelægge indsatsen det er en indsats der er i fuld overensstemmelse med borgerforslagets fokus på folkeoplysning og undervisning regeringen har også lagt en ambitiøs plan for hvordan vi når i mål med vores klimamål i to tusind og tredive og vi har lagt de rigtige linjer ud for at

med udfordringen i to tusind og halvtreds og vi vil i sagens natur sikre at vi når helt i mål med fastlagte løbende opgørelser frem mod to tusind og tredive der skal sikre at vi holder kursen

hele taget følge udviklingen i danmarks udledning af drivhusgasser meget nøje og det er ud fra et meget velfunderet fagligt grundlag som borgerforslaget netop lægger vægt på borgerforslaget fremhæver også at der løbende skal ses på klimaeffekterne af nye tiltag

i den forbindelse også åben over for klare retningslinjer for

af klimaeffekten af nye lovforslag jeg er enig med borgerforslaget i at danmark fortsat skal satse på at udvikle klimaløsninger så vi kan forblive et foregangsland for resten af verden på det grønne område

fundament for med energiaftalen her aftalte vi at midlerne til forskning og udvikling og demonstration inden for energiteknologi og klima skal øges til en milliard kroner i to tusind og fire og tyve

så har vi jo som nævnt også igangsat en ambitiøs klimaforskningsindsats i landbruget og det er den helt rigtige satsning forskning udvikling og demonstration af nye grønne løsninger fremmer ikke alene den grønne omstilling i danmark men i hele verden og det skaber grundlag for vækst og arbejdspladser i hele danmark endelig er jeg selvfølgelig meget enig i borgerforslagets princip om at danmark også fortsat skal være en drivkraft

lang række fronter for at sikre en ambitiøs implementering af parisaftalens målsætninger retningen i eu i de kommende år bliver her helt afgørende her arbejder regeringen aktivt for at eu sætter en klar retning for klimaneutralitet når der skal fastsættes en ny

at eu lægger de helt rigtige arbejdsspor ud

at vi når målet om klimaneutralitet senest i to tusind og halvtreds det gælder for eksempel på transportområdet hvor eu som tidligere nævnt har en meget vigtig rolle hvis vi skal presse

så arbejder regeringen for at eu skal fastholde sit vigtige globale lederskab det skal blandt

sikres ved at eu senest i to tusind og tyve styrker sit

skal gøre parisaftalen til virkelighed det er en af de store klimapolitiske sejre vi har høstet i to tusind og atten konkret har danmark i klimaforhandlingerne spillet en rolle for at sikre at ambitionsmekanismen kom på plads en mekanisme der skal sikre at alle parter skal øge deres klimaambitioner over tid det kommende år vil der fortsat være fokus på behovet for at øge det globale ambitionsniveau hvis vi skal begrænse klimaforandringerne det skal blandt andet ske i regi af fns generalsekretærs klimatopmøde i september to tusind og nitten hvor danmark har fået en vigtig rolle som leder af energisporet fra dansk side fortsætter vi også vores vigtige bilaterale samarbejder på energiområdet

økonomier her bruger vi vores danske erfaringer inden for blandt andet vedvarende energi og energieffektivisering

energisektorer det er en indsats der virkelig rykker hvis femten af verdens største økonomier følger danmarks eksempel endelig leder danmark arbejdet med at få mere finansiering og flere investeringer ind i den grønne omstilling her deler vi vores erfaringer med at mobilisere private investorer i omstillingen til renere energisystemer

vores fokuspunkter for klimatopmødet til september danmark er altså en grøn supermagt og en drivende kraft i den globale klimaindsats

i regeringen helt enige med borgerforslaget i at vi skal blive ved med at gå foran jeg synes at regeringen har lagt de rigtig linjer ud for at sikre at danmark og resten af verden kan sikre en ambitiøs implementering af parisaftalen

glad for at rigtig mange af elementerne i det fremlagte borgerforslag flugter med regeringens politik det ligger mig meget på sinde at vi har en klimalov der understøtter den danske klimaindsats bedst muligt men nu vil regeringen se nærmere på alle elementer i borgerforslaget i arbejdet med at skrive en ny klimalov vi forholder os lige nu åbent til alle forslag og jeg takker varmt for borgerforslaget

et bidrag fra den kommende høring af danskerne jeg ser frem til arbejdet med at skrive en ny klimalov og til at inddrage alle danskere i udformningen af fremtidens

jeg lige sige at jeg undrer mig lidt over det med den brede høring der skal tage en hel del tid for

det er jo et borgerforslag og det er faktisk fremlagt af miljøorganisationerne som

regeringen gør og der vil jeg bare sige at

er ret tydeligt her at i forslaget står der at man skal

når vi kigger på de opgørelser der er lavet med regeringens egne tal ministeriets egne tal får vi en reduktion på cirka en halv million om året hvilket betyder at vi er i nul i år to tusind

halvtreds så hvordan tænker ministeren

og bidrage til fremtidens klimalov og derfor er det min intention

også i et samarbejde med folketingets energipolitiske udvalg hvis der er ønske om

forskellige tiltag som kan inddrage rigtig mange danskere i det her

et klimaneutralt land det er forudsætningen for at vi kan levere på parisaftalen og derfor er det selvfølgelig klart

til de reduktioner vi skal nå frem mod to tusind og tredive men der bliver jo også en massiv indsats efter to tusind og tredive og en række af effekterne af regeringens klimaudspil blandt andet på transportområdet

at det vil afhænge af senere indsatser om vi overhovedet

christian polls parti glædeligvis er en del af ti til elleve million

der er brug for yderligere indsats

er det også regeringens ambition at arbejde for at eu hæver sit ambitionsniveau frem mod to tusind og tredive og at vi gør det allerede i to tusind og to og tyve og det vil også forudsætte at danmark ser på vores ambitioner

fordi vi har haft for meget af den type situation vi også har nu

fem og halvfems år og syv måneder før vi kommer i nul og der er for lidt

ikke kun siger det i skåltalerne jeg står her med borgerforslaget og

der er seks principper

at intentionerne bag det er noget regeringen kan følge

skal omsættes i konkret handling og i lovforslag

til at drøfte de enkelte elementer men retningen og den holdning der ligger bag

op på hundrede procent grøn el i danmark

i energiaftalen om at vi skal være klimaneutrale i to tusind og halvtreds

nå de mål vi er forpligtiget til

jeg synes det må være meget ubehageligt

hvor godt det går i danmark når alle dem der hører på

klimarådet siger at det ikke går godt nok dansk erhvervsliv siger hold nu ambitionerne

så står klimaministeren og siger at vi er

og alle dem der står rundt omkring og

nej vi kan ikke se det så jeg har

ondt af klimaministeren lige nu

til at stille spørgsmålet hvorfor tror klimaministeren at hele omverdenen ikke kan se det samme som

er helt i front i den ene internationale undersøgelse efter den anden bliver vi placeret som det land i verden som

kig på de ting vi har gennemført også på den energiaftale som også alternativet er en del af

at der er mange lande der har samme ambitiøse mål som danmark har der hundrede procent grøn el i to tusind og tredive fem og halvtreds procent af det samlede energibehov baseret på på vedvarende energi på område for område danmark er i front kom nu op med humøret og vær lidt stolt af

den lange række af fælles aftaler det skyldes jo ikke et enkelt parti her i folketinget det skyldes jo ikke mindst at vi har en meget meget bred aftale på energi og klimaområdet ikke mindst på energiområdet som jo omfatter alle folketingets partier og hvor en lang række partier i en lang lang årrække har påtaget sig et fælles ansvar for at sikre at danmark har

vegne af alternativet er at vi synes ikke det går godt nok det går overhovedet ikke godt nok

ikke os der siger det det er fns klimapanel der siger det

være fem gange så ambitiøse alle de nye informationer vi får

det går i den helt forkerte retning vi skal hæve ambitionerne det går slet ikke godt nok så mit spørgsmål til

det ikke indtryk på klimaministeren at der kommer den ene rapport efter den anden der siger at

vi er jo parate til at kigge også på det danske ambitionsniveau

der er områder hvor der er behov for at vi sætter yderligere ind

et behov for at vi får resten af verden til at løfte sig

et mål om at vi i to tusind og halvtreds skal være klimaneutrale det har danmark også arbejdet for i eu sammenhæng nemlig at eu får det samme høje ambitionsniveau

klimakampen et af de emner der er med

i borgerforslaget er jo at danmark skal satse på udvikling af grønne løsninger

og dieselbiler skulle blive billigere her i de første tre år

ude at sige at man gerne ville have en million elbiler i to tusind og tredive så startede man nogle forhandlinger

i dag fået fremlagt et kommissorium for for grøn omstilling af personbiler

i kommissoriet næh det er

og jeg godt tænke mig at høre klima og energiministeren hvorfor er den million elbiler som statsministeren italesatte

åbningstale det er den retning vi arbejder i

transportkommissionens medlemmer

forudsætningen for at vi når den her million elbiler er jo at vi får kigget på hvad der er af hindringer

får skabt et fundament for at vi kan nå målet om en million elbiler i

har ministeren jo tidligere været ude at lufte at det var lidt svært at

sammen om en grønnere fremtid klima og luftudspil

målrettet kan øge optaget

tænkt sig at gøre noget for alvor for at nedbringe landbrugets store

til at forske i hvorledes dansk landbrug reducere udledningerne af

der er brug for viden og

vi gør det her på den rigtige måde og jeg kan love herre søren egge rasmussen for at selvfølgelig vil

og tror jeg også på at der kommer nogle forslag derfra til hvordan vi kan håndtere

grønne organisationer som ellers havde stillet det til at starte med og det må være helt fantastisk at høre når man står derude som et af de over femogtredstusind mennesker som har taget stilling

man kan i hvert fald slet ikke høre at det er en minister som står forrest i en regering der sænker tempoet

reduktionen med ned til en fjerdedel man kan ikke høre at det er en minister som får en hundrede og halvtreds elbiler på gaden næste år eller hvis klimaplan er halvfjerds til firs procent skrivebordsøvelser sådan lyder det slet ikke jeg kunne forstå på ministeren også i svaret til herre jens joel at

seks principper der er skrevet ned i det her borgerforslag og det synes jeg

så

og så er det regeringens intention i efteråret

komme med et udspil til en ny klimalov

også vores intention at inddrage alle danskere i den her debat som jeg synes er meget meget vigtig og jeg glæder mig over det store engagement der er også omkring borgerforslaget

femogtredstusind personer der har skrevet under på at fremsætte det her forslag

er ganske imponerende jeg oplever overalt hvor vi er rundt i danmark at der er et kæmpemæssigt engagement

har stor forståelse for de mennesker der engagerer sig i det her det kan

det er også derfor vi lytter og kigger på de her forslag og

store dele af det forslag der ligger her

ikke bare er tom snak der kommer fra den talerstol lige nu så er der intet i vejen for at stemme det her borgerforslag igennem

og det lyder dejligt og så kan man

man kan godt justere efterfølgende selv om man har stemt for og det er gået igennem

om nogle uger eller hvornår det nu kommer til afstemning i folketingssalen inden da skal det også i behandling i folketingets udvalg og der skal være en folkelig debat og jeg vil også gerne inden vi fremsætter et endeligt forslag

en debat med danskerne tage ud på landevejene også gerne sammen med fru pernille skipper og andre som har lyst

vi får en bred folkelig debat om hvad

skal vedtage og der synes jeg at det forslag der ligger her borgerforslaget

er rigtig rigtig godt der er mange gode elementer her

at rykke regeringen i spørgsmålet om en klimalov nu hører jeg så langt om længe en minister der siger at han gerne vil have en klimalov

de her seks ting er et minimum der skal gøres hvordan det så konkret ser ud når man laver fem årige delmål

det man kunne bruge lidt længere tid til at få kvalificeret

lette ord der kommer og vi synes det lyder meget fint så

ministeren op på punkt 2 der skal sættes fem årige delmål mindst femten år frem

målene vi har sat et mål også sammen med det radikale venstre klimaneutralitet i to tusind og halvtreds vi har et mål om hundrede procent grøn el i to tusind og tredive er der brug for nogle mekanismer og nogle overvejelser om hvordan vi så løbende følger op på

det var en million elbiler der blev lovet fra folketingets talerstol af selveste statsministeren

det altså tusind elbiler om året så det ville med det tempo tage cirka tusind år at nå statsministerens mål

meget fint at man kan stå der og sige i to tusind og halvtreds men det er jo faktisk sådan som der står her i forslaget at de næste fem

ti år er altafgørende

han har tænkt sig og om han tager det alvorligt at der

fru pernille skippers spørgsmål hvorfor stemmer regeringen ikke bare det her forslag igennem hvad er

ikke mange ting i det her vi ikke kan bakke hundrede procent op det

fremsætter et forslag til en ny klimalov vi har flyttet os på det her punkt vi har flyttet os i forhold til at der er et behov for konkret handling

vi er kommet med et klimaudspil som lukker opgaven frem mod to tusind og tredive det er også derfor at jeg i dag sender et klart

at vi er parat til at øge ambitionsniveauet at vi presser på for at eu øger sit ambitionsniveau og dermed kommer

de enkelte lande jo også til at øge deres

er jo to fantastisk flotte

når man nu er den mest ambitiøse og grønne og klimavenlige regering og man vil lave en klimalov

og det konservative folkeparti anerkender regeringen nu det som et

den endnu mere ambitiøs så vi støtter naturligvis det gør regeringen

med en ny klimalov som bliver endnu mere ambitiøs både i forhold til at levere på danske mål og i forhold til danmarks

at alle danskere råber på grønne løsninger men alligevel

partier jo igen og igen efterlyst at regeringen ville anerkende den første klimalov

hvad skal det næste hug så være det må jo være at diskutere fem

at diskutere delmålene vil regeringen jævnfør parisaftalen komme

regeringen roser det her borgerforslag

også i regeringens eget klimaudspil at vi sætter os ned tre gange inden to tusind og tredive i to tusind og to og tyve

opfylde målene så det ligger os ikke fjernt at kigge på om man så

født i trillebørens tegn man skal både løfte dem og skubbe dem for at komme fremad men jeg vil gerne

ikke være lidt mere konkrete lad os smøge ærmerne op og så gå i gang med det samme

ikke nytte noget at sætte en kommission i gang med at diskutere nogle fine planer når vi ved hvad der skal til vi skal have nogle elbiler ud at køre

stoppet dieselhakkerne og benzinbilerne ministeren var meget forbeholden da enhedslisten stillede et forslag om at vi skulle booste markedet

og går fra en dieselbil

ministeren så forbeholden i stedet for at smøge ærmerne op og sige hov

slet ikke nok til at nå en million og jeg vil gerne videre endnu men skulle

tage det hak først når nu det ligger lige på den flade til at gå i gang

nogle vestjyder om det var helt vilde med at komme i gang

travlt med at gøre nu i forhold til elbiler

sker en teknologiudvikling batterier der kører længere per kilowatt time

det også helt afgørende for os også med den energiaftale som også enhedslisten er en del af at vi sikrer at der er en infrastruktur således at man kan få ladet sin elbil uanset hvor man er

også i energiaftalen en række tiltag i forhold til det

en udrulning af elladestandere med firs million kroner det er en måde

der er en infrastruktur for elbiler og

med hensyn til til udbredelsen af elbiler

får de her effektive elbiler som danskerne kan betale for så også har en infrastruktur som kan håndtere det

for dyre og derfor er det måske en god idé at booste markedet sådan at

stiger sådan at flere tager springet og ser at man faktisk kunne gøre noget tror ministeren virkelig at han uden økonomiske investeringer kan få boostet det marked eller tror han det kommer helt af sig selv altså hvis man har en ambition

have en million elbiler ud at køre så skal der da helt anderledes takter til end det der sker i øjeblikket

i år og næste år for biler op

en familie kan købe en elbil i dag også en gennemsnitlig elbil som en god familiebil til omkring

og halvtredstusind kroner jeg har selv gjort det og i

en ganske udmærket bil og den er absolut konkurrencedygtig med

mange mange tusind danskere som har skrevet under på at vi har brug for en mere ambitiøs klimalovgivning da jeg tjekkede det lige inden jeg gik herop var det femogtredstusinde og ottehundrede og syvogtreds borgere der

og fortalt os i folketinget at der er brug for handling det er en alvorlig baggrund må man sige vi har rigtig mange og flere og flere og mere og mere entydige videnskabelige rapporter som viser at vi skal skrue tempoet op og

indsatsen ud alle skal bidrage til den her omstilling

de næste ti til femten år der kommer til at afgøre om vi lykkes med det jeg har sagt det før og også andre før mig der har

sende den opgave eller regning videre til nogle efter os

borgerforslaget ikke bare på en alvorlig baggrund men også på en kedelig baggrund for det er jo desværre et udtryk for at hele det omgivende samfund

ikke kan se at det regeringen leverer

ekstremt bekymrende alvorligt og kedeligt at borgerne er nødt til at sige vi skal meget mere end det de ansvarlige politikere dem der

tager fem og halvfems år og syv måneder

vi kommer ned i netto nul før vi kommer i mål så mange år har

bekræftet af regeringen og i svar på spørgsmål

at reducere vores udledninger med seks million

tredive og det siger jo alt om at tempoet skal op det var også det

at nu reducerer man tempoet til en fjerdedel og så endte vi i en situation hvor ministeren først kaldte klimarådets kritik for volapyk

det er klart at folk derude er bekymrede

den her regering har faktisk halveret energiforskningen da

kom til forsøgt at aflyse havvindmølleparker

som det eneste land med et lavere mål

haft året før fordi den regering vi har nu ikke støttede den klimalov vi har i dag

fyrre procentsmålet så mens resten af verdens ledere sagde at

kom vi derned med et lavere mål mine gamle kollegaer i europa parlamentet kom hen og sagde hvad er det der foregår i forhold til

foregangsland vi er nødt til at skrue tempoet op

til at brede indsatsen ud og så er vi og det er meget væsentligt i det her borgerforslag nødt til

gennemsigtighed vi er nødt til at kunne se at det faktisk går fremad vi er nødt til at kunne måle at regeringen faktisk leverer og det er måske et af de helt centrale spørgsmål det er nok også derfor

som er problemet her

fra klimaloven nu kommer vi til

gjort for at understrege at vi faktisk er enige i det i det her borgerforslag vi er enige

jeg synes godt at regeringen kunne sige lidt mere tydeligt at det mener man faktisk

at man støtter noget af det hvis der er et enkelt element som regeringen gerne vil have taget ud så forhandler vi gerne

ikke opfattes som drilleri for det er det faktisk ikke

og nogle af de andre oppositionspartier har været med til at stemme for en forlængelse af

i nordsøen og alle ved godt hvis man snakker med klimavidenskaben at de siger lad den fossile energi

i jorden med alt det vi nu ved i dag ville socialdemokratiet så også i dag stemme for en nordsøaftale eller hvis man kunne gøre den aftale om ville man så gøre det

altså når vi støtter den aftale i nordsøen

efterspørgslen på verdensplan man kunne også sige det lidt mere populært

at lave nogle aftaler som gør at det bliver en dårligere og dårligere forretning hvad der foregår nordsøen men det

at vi bruger de penge som vi får ind i beskatningen på nordsøen til faktisk at booste vores grønne omstilling og derfor har vi syntes at det var en fornuftig måde at i den transition hvor det jo rigtignok er stigende hvad vi kan lave af grøn beskæftigelse også i nordsøen heldigvis det skal så ligesom afløse den beskæftigelse vi har haft i den fossile energi men vi tror ikke på at vi som land kan ændre på

vil producere det og derfor vinder vi i virkeligheden mere

at presse forbruget ned internationalt

bidrager til markedet og levere fossile brændsler

er sådan jeg hører hører svaret

synes jeg med det vi ved fra

urimelighed i verden i dag

er det jo at dem der allerede nu mærker

dem som mærker klimaforandringerne allerførst

den fossile forretning ved at lave nogle ambitiøse målsætninger på globalt plan i det omfang der bliver leveret olie og gas på globalt plan så skal dem der gør det bruge de penge de tjener på det på at lave grøn omstilling

jo åbenlyst at herre uffe elbæk

i at nogle af dem der rammes hårdest ikke har nogen andel eller har en meget lille andel i problemerne og at danmark selvfølgelig skal øge sin klimabistand det skal vi både fordi vi er internationalt forpligtet til det men også fordi vi jo

at nogle af de her lande begår de samme fejl som vi har begået i den periode hvor de skal hæve deres levestandard og komme på fode igen

sammen men vi er helt enige om at der skal bruges midler

det er en enorm kvalitet ved det her borgerforslag det var også derfor at vi fra konservativ side bakkede op om ordningen med borgerforslag

fordi det giver jo anledning til at vi får nogle debatter her i folketinget vi ellers ikke ville have haft

det var jo en god tale med frem og tilbage og overvejelser

men jeg mangler sådan lidt det entydigt klare svar

det her borgerforslag hvis det kommer til afstemning

for noget tid siden i forhold til miljø og klima er der anvist finansiering for de fem milliard

ikke stod bag ordningen med borgerforslag jeg synes helt personligt at det her borgerforslag er rigtig velkommen og en rigtig god idé og i og

synes jeg også at det er helt oplagt at vi diskuterer det

min opfattelse at vi har de her diskussioner også uafhængigt af borgerforslaget og meget af det der står i borgerforslaget

synes de udelukker hinanden og i den her situation er det jo glædeligt at vi får endnu en klimadebat

så længe siden vi havde en klimadebat der kan man så sige at

mere medgørlig nu og det kan jo være at det er fordi det er et borgerforslag det ville være da dejligt hvis det var sådan at regeringens

efter hvem der har fremsat det sidste gang var det jo om jeg så må sige bare os i folketinget der havde lavet en forespørgselsdebat om om klimaet så jeg tror

hvornår og med hvilken indfasning skal man levere de udviklingsmilliarder som står meget konkret i borgerforslaget det er jo en helt konkret bekymring som ikke er

kvalitet i det jeg er lidt i tvivl om hvordan processen fra socialdemokratiets side i forhold til det her borgerforslag altså hvad det er der skal præciseres jeg synes

er man forpligter sig på i borgerforslaget men jeg fik til gengæld ikke noget klart svar på om man har anvist finansiering

vel et halvt års tid siden eller noget

et punkt som man ikke kan der vil jeg sige at når vi skal stemme for det her

betyder det at vi ikke ønsker at øge klimabistanden betyder det at vi ikke enige med

hæve klimabistanden nej det betyder det ikke

være nødt til at tage det forbehold når man støtter

aflyser havvindmølleparker eller i hvert fald vindmølleparker og der hentyder ordføreren jo så til de kystnære vindmøller må jeg formode

det er også korrekt at vores ambition sådan set var at prøve at forpurre at vi skulle placere dem i fuldstændig jomfrueligt område for netop at sikre den folkelige opbakning til vindmøller og havvindmøller og derfor

mener ordføreren virkelig at man er mindre grøn fordi man vil lave havvindmøller

længere ud på havet det kan ikke passe at vindmøller bliver mindre grønne fordi

projekterne så siger han jo selvfølgelig også nej det kan man ikke fordi der er nogle investorer der har investeret i tillid til de projekter

lidt letkøbt at man tror det når det så er sagt har vi jo lavet en energiaftale hvor vi har aftalt havvindmølleparker fordi det

kommer til at satse meget mere på i fremtiden

regeringen jo så en ambition om at lave en havvindmøllepark og vi ville gerne have at det blev nogle flere det var vi så heldigvis rigtig mange der ville i energiforhandlingerne og derfor blev det til flere havvindmølleparker det ændrer jo ikke på at regeringen den daværende venstreregering ville aflyse de her projekter og det var faktisk kun fordi et flertal i folketinget inklusive de konservative holdt fast i de grønne ambitioner og de aftaler vi havde lavet og den troværdighed der skal være omkring erhvervslivets muligheder for at investere at de

vi forventer jo at de bliver gratis at bygge så det var ikke noget problem for

med ordførerens parti om men jeg begræder bare at man har brug for den her med hele tiden at skulle manipulere med andre politikeres og

fakta og fakta er ikke at vi har foreslået at kystnære vindmøller

oplever en større og større folkelig modstand

grøn og vindpositiv kommune fordi vi nægter at lave dem til havvindmøller

at måle på et parameter og alene et parameter

der kom masser af vandkraft fra norge og lige pludselig

vi dygtige uden at skele til

vi kan styre på flere forskellige parametre det der har været vores udfordring i regeringen er jo at man har slettet så mange mål som man kunne komme til for at det blev mest muligt uigennemsigtigt at man ikke leverede på sin politik og så siger herre thomas danielsen at jeg manipulerer med venstres

vi sagde og det industrien sagde

ikke har lyst til at få at vide at vi får en og så kommer der sikkert nogle flere senere vi har lyst til at vide hvor mange

regne med fra starten og det var derfor det var vigtigt for os at have tre havvindmølleparker i

og de gamle vi skal skrotte

og halvtredstusind biler ud at køre det koster

til hvordan vi når et mål jeg mener regeringens mål

er altså et stort mål som vi er nødt til at gøre noget for

en million og i øvrigt ville man ikke binde sig

hvad kan vi gøre nu jeg tror jo i virkeligheden at en af vores udfordringer på kort sigt er at elbilerne stadig væk er en smule dyrere uanset om der betales afgift eller ej

at vi prøver at lokke nogle af dem der faktisk har råd til at købe

apropos christian juhls bemærkning om

købe dem det kunne være ved at sænke beskatningen på grønne firmabiler så får man nogle

en elbil får de et kontant tilskud

ud på markedet som almindelige mennesker har nemmere ved at komme i nærheden af og på den måde får vi skubbet det i gang

have et bindende mål for hvor mange elbiler vi

længere hen ad vejen vil det blive mere tilgængeligt for de andre fordi der kommer flere billigere og bedre modeller til

den pris man betaler for en ny bil og der

og derfor kan man sige at vi

kan betale for dem til at få dem købt så vi vil gerne skrue på

jeg nævnte et par stykker grønne firmabiler og kommunale biler

og flere lønmodtagere som kan købe en elbil

dag er et sort hul på elbilsmarkedet i

som som vi har sat og med konkret handling

for en tre år siden stod vi på et noget tidligere stade i processen hvor man stadig væk kunne have nået at flytte de her

havvindmøller det foreslog dansk folkeparti og

så høre om ordføreren kan bekræfte at socialdemokratiet var et af de partier som blokerede for at det kunne lade sig gøre og at vi derfor nu får de her kystnære havvindmøller

sig gøre at rykke dem længere ud uden at skulle

eller som han indikerer have aflyst dem men man kunne faktisk ikke som herre mikkel dencker siger have flyttet dem

aflyst så var der så en diskussion om hvad

for muligheden for at investere grønt i danmark

have nogle vindmøller der er i øvrigt kommunalbestyrelser som siger vi vil gerne have at de ligger her det var kommunalbestyrelserne der valgte hvor de skulle ligge så sætter vi så en makspris på vindmøllerne så kommer der nogle private udbydere og byder billigere langt billigere end den makspris vi har sat i den situation er det jo meget svært at sige til de private virksomheder det kan godt være i har brugt fem og tyve million

men det kommer vi ikke til at levere alligevel for

der var en diskussion som både handlede om grøn omstilling men som også handlede om tilliden til de investeringer man laver i danmark og som er vigtige for de kommende investeringer også i havvindmølleparker som herre mikkel dencker

som har kostet en masse penge der havde det været muligt

kystnære havvindmøller og have konverteret det til rigtige havvindmøller men jeg vil bare høre om ikke det er rigtigt at socialdemokratiet var med

den beslutning blev taget da dansk folkeparti og venstre foreslog

ikke havde brugt millioner på at lave forundersøgelserne

flertal i folketinget

der er private virksomheder som har investeret tocifrede millionbeløb i det her

vi selvfølgelig nødt til at stå ved vores aftale hvis de rent faktisk leverer billigere vindmøller end det vi havde krævet af dem så det er ganske enkelt ikke rigtigt når herre mikkel dencker ligesom indikerer at man kunne have flyttet dem det er jo et helt andet projekt hvis man skal lave havvindmøller det kommer vi forhåbentlig til at lave meget mere af fremadrettet men det har ikke noget med de kystnære

det viser at klimaudfordringen

vigtigt for rigtig mange danskere og det er jo så nu kommet til udtryk ved det borgerforslag som har fået underskrifter fra flere end

det må man jo sige er flot i dansk folkeparti synes vi også at klimaet er vigtigt og i danmark skal vi gøre hvad vi kan for at den menneskelige påvirkning af klimaet

er en indsats som jeg mener skal gå på to ben det ene af de to ben er at vi skal se hvad vi kan gøre i danmark for at reducere og med tiden helt fjerne vores udledning af klimagasser det andet ben er hvad danmark kan bidrage til resten af verden med ved at vise hvordan vi her kan have et moderne samfund med en høj levestandard uden at vi påvirker klimaet med andre ord skal det være

i dansk folkeparti vil vi

fortsætte implementeringen af den vedvarende energi i danmark

som det er sket igennem de seneste årtier i dag er vi i den lykkelige situation at vedvarende energi som vindmøller og solceller er blevet så billige i drift

der snart ikke længere er nogen grund til at støtte dem økonomisk med andre ord

vil den grønne omstilling på elforsyningen meget snart kunne ske helt af sig selv på markedsvilkår for transportsektoren gælder det at der stadig er et stykke vej endnu før fossile brændsler kan erstattes fuldstændigt i disse år ser vi at hybrid og elbiler

falder i pris og at rækkevidden øges men det er fortsat tilfældet at det varer nogle år endnu før skiftet sker af sig selv i dansk folkeparti

vil vi gerne hjælpe udviklingen på vej derfor er det vores ønske at vi kan lave en omlægning af registreringsafgiften sådan at bilernes miljø og klimaegenskaber i højere grad end det er tilfældet i dag bliver afgørende for registreringsafgiftens størrelse også bilernes påvirkning af miljø og klima i produktionsfasen som jo ofte har været diskuteret mener vi skal tælle med i beregningen af registreringsafgiften som sagt for lidt siden

byder vi borgerforslaget her velkommen det adresserer mange af de problemer som reelt er til stede i klimapolitikken og lægger op til at vi skal have en ny klimalov i danmark i dansk folkeparti er vi helt på det rene med at tage den her diskussion vi anerkender også at den nuværende klimalov som er vedtaget i to tusind og fjorten ikke nødvendigvis er perfekt

det er i det lys vi ser borgerforslaget her vi ser det som et indspark i debatten om hvordan vi skal indrette klimapolitikken for lidt siden var var energi forsynings og klimaministeren heroppe på talerstolen hvor han netop

fortalte at regeringen i næste folketingssamling

vil regeringen så gennemføre en folkehøring hvor alle danskere kan komme til orde og give deres besyv med i klimadebatten det er initiativer som vi i dansk folkeparti hilser velkommen

jeg afvente den proces sådan at vores nye klimalov bliver så gennemarbejdet som muligt og med en så bred folkelig deltagelse som det nu kan lade sig gøre

derfor besluttet at vi i denne omgang høfligt afviser borgerforslaget

fns klimaeksperter har fortalt os at vi har sådan

åbne over for at det skal foregå i regeringens langsomme tempo og at der skal være en eller anden folkehøring når vi kommer frem på den anden side af efterårsferien

der er en vis debat om klimaspørgsmål og en stigende bekymring i befolkningen og nu har vi så et borgerforslag

de her underskrifter over halvtredstusind på godt fjorten dage synes ordføreren ikke at

er en omfattende klimadebat ude i befolkningen

det er et fint initiativ som regeringen har har sat i søen

op om at gøre det på den måde det er en fin proces hvor alle vil kunne komme til orde

til orde der har været sådan et

og skrive under og det er der så godt femogtredstusind mennesker der har gjort meget hurtigt

en mulighed for at komme til orde og vi står over for et borgerforslag som en række grønne

man vedtager borgerforslaget det som er vigtigt for dansk folkeparti er at vi får

så god en klimalov som muligt

den nye klimalov må blive må blive så gennemarbejdet

en klimapolitik når ordføreren så læser

vigtige for eksempel det her med at klimarådet skal styrkes og sikres uafhængighed

den klimalov vi har fra to tusind og fjorten har jo allerede fastsat hvordan klimarådet skal være sammensat og det er vi egentlig meget godt tilfreds med

er glade for for klimarådets arbejde så det synes vi ikke er så vigtigt at få lavet om på selv om det jo ikke er

tilbage i to tusind og fjorten hvordan det skal se ud er

ser det store behov for så er der det her med de fem årige delmål

synes vi da er en helt fin idé

jeg har forstået ordføreren rigtigt

andre politiske områder står dansk folkeparti og alternativet

en bekymring for flygtninge på den eller den anden måde

nogen overvejelser i forhold til hvordan vi styrker styrker

udfordringer hvor det er klimaet der tvinger folk til at søge andre steder hen men men jeg synes jo at det da er fint at dansk folkeparti

nogle nogle flader hvor vi faktisk godt kan se nogle perspektiver altså det sjette punkt

at vi skal være drivkraft i international klimapolitik handler også om at vise det gode

mere kan man vel ikke kalde det er det så ikke også rimeligt at stille nogle krav jeg var til et samråd i sidste uge med udviklingsministeren hvor vi fik forklaret at det

lave svinefabrikker i kina med hjælp fra

at bygge kulkraftværker i afrika hvad mener dansk folkeparti om den slags ting

er det danmark der finansierer det og for det andet skulle det også

bliver anvendt i kina der kan de nok godt selv finde ud af at producere

at vi skal producere millioner svin i et land som har levet rigtig

godt og sundt i århundreder af vegetabilsk føde

putter man syv tusind proteiner ind i svinet og så får man tusind ud igen det er et gedigent

i form af sojabønner det er da klimamæssigt totalt hul i hovedet når vi ved vi skal overgå til endnu mere vegetabilsk føde

hvad angår kulkraftværk

en fortidig teknologi

man kan drive et landbrug med en så lav klimapåvirkning som muligt

et samfund hvor der er en god og pålidelig energiforsyning uden at man behøver at bruge kul her

eksempel over for de afrikanske lande som gerne vil bygge

får man ikke den proces til at

heller ikke til at gå langsommere der er jo ikke nogen modsætning imellem at vedtage at lægge stemmer til det her borgerforslag og så samtidig lave en høringsproces hvor man involverer flere borgere flere end de

der har skrevet under og de over en kvart million medlemmer der er i de grønne organisationer der har stillet det endnu flere det er så dejligt det kan man godt gøre uden at det står i modsætning til at det her borgerforslag bliver stemt igennem

sige ja vi stemmer for det her borgerforslag

vi mener det faktisk når vi siger at det en god idé og så indgår vi i en proces hvor vi så får konkretiseret præcis hvad det er for en klimalov der skal

vedtages hvorfor ikke

været inde på at der er nogle elementer i borgerforslaget som vi ikke

mere bred proces hvor man ikke har lagt nogen spor i forvejen på

skal gå så det er den måde vi mener at vi får den bedste proces på

forslag om folkehøringer og landeveje og hvad det

dansk folkepartis kop te det synes jeg er spændende vil ordføreren ikke uddybe om det ikke er det samme som at sige at man egentlig ikke har lyst til at planlægge hvordan man når i mål og

teknologiudvikling der kommer om ti år eller om femten år om der viser sig noget som som lige rundt om hjørnet vil kunne give et stort gennembrud så ville det være ærgerligt hvis man skulle bruge alle sine penge på

et bestemt mål i et bestemt år frem for at bruge pengene på den klogeste måde og høste den store gevinst som måtte vente måske et par år længere ude i fremtiden så

fleksibilitet er vigtigere end at have

klimafokus på de lande der kunne være relevante i klimakrisen men det der er sagen

klimafinansiering altså at man skal lægge ekstra penge oveni man kan

ikke flytte den bistand man i forvejen har over på klima og så sige nu har vi givet noget til klimaet man skal bibeholde den bistand man havde i forvejen og lægge

være noget for ordførerens parti at man altså kan få en massiv satsning på

og og dæmpe nogle problemer omkring indvandring

skal leve op til den men vi mener mener også at

som er ramt af klimaproblemer og på den måde er i den ulykkelige situation at de

hvor de egentlig hører hjemme

jeg har spurgt og lige fået et svar som ikke uddyber det nærmere end det svar jeg fik

mere eller mindre klimavenligt der var et studie der sagde at det var mere og et andet studie der sagde det var mindre så

retninger men jeg har en formodning om at vi med den fokus vi

så mange andre lande måske også

i kina hvor man ikke har haft den samme fokus som vi har haft

næste fem ti år er altafgørende hvis vi skal forhindre de værste konsekvenser for mennesker og natur

en stor del af befolkningen på meget meget kort tid har vist os herinde hvad de synes vi skal tage ansvar for at gøre hvorfor vil man ikke være med til at lytte til befolkningen i den her sammenhæng

man vedtager borgerforslaget nødvendigvis giver os en klimalov hurtigere

indebære en symbolsk handling at vedtage borgerforslaget

en glædens dag vi står med det borgerforslag der hurtigst fik samlet de nødvendige halvtredstusind underskrifter og det vidner om en massiv folkelig opbakning og et massivt folkeligt engagement og det folkelige engagement skal vi naturligvis udnytte positivt vi er i venstre helt enige med danskerne i at vi skal have en ny og bedre klimalov vi skal have en reel klimalov der batter noget derfor er jeg også glad for at det kommer i forlængelse af at regeringen præsenterede den første egentlige regeringsplan for klimaet og danmarkshistoriens bredeste energiaftale lad os håbe at vi med en ny klimalov kan samle hele folketinget igen for klimaets

lokale borgermøder og naturligvis bør vi inddrage forslagsstillerne derfor vil jeg klart anbefale at vi i klimaudvalget i fællesskab inviterer forslagsstillerne til møde i udvalget hurtigst muligt hvor vi kan drøfte forskellige muligheder med

deres tanker og bevæggrunde for de enkelte delområder

jeg har allerede haft møde med flere af forslagsstillerne og det er en fornøjelse at mærke deres engagement

gerne fremhæve et par fælles bekymringer for eksempel skriver

at vi skal styrke klimarådets uafhængighed netop en pointe vi i venstre er meget

at klimarådet kun er uafhængigt hvis det alene er den ene fløj i folketinget

helle thorning schmidt regeringen foreslog i første omgang hvor det var et ikkepolitisk udpeget råd der skulle varetage opgaven i hvert fald indtil enhedslisten fik en finger med i spillet derudover er der faremomenter ved

vil det ikke være en indsats der belønnes derimod vil danmarks klimaindsats blive belønnet hvis der er meget nedbør i norge som giver meget vandkraft eller hvis vi løber ind i en ny finanskrise der reducerer produktionen fra danske virksomheder

ambitiøst nok derfor mener jeg at

det er vigtigt at vi får lavet en klimalov der måler mere nuanceret på danmarks klimaindsats men alt dette glæder jeg mig til at drøfte med både forslagsstillerne

to tusind og tolv den en positiv klimalov version

står i lovbemærkningerne til § en

læser jeg højt loven skal medvirke til at skabe fremdrift for danmarks klimapolitik det forudsætter at klima energi og bygningsministeren fremover mindst hvert femte år skal fastsætte nationale klimamålsætninger med et ti årig t perspektiv over for folketinget

jeg gerne spørge venstres ordfører hvornår kommer det så

den er uden egentlige forpligtelser og at der ikke er nogen konkrete mål som politikerne skal følge og det er det som vi også har problematiseret

klimalov det er jo at det er meget overordnede mål man agter at måle succeskriterierne på hvorfor det jo tragikomisk nok resulterede i at i et år med meget nedbør i norge

venstre lige har accepteret at man hvert femte år komme med nationale målsætninger og følge op på dem

klimaministeren jo at udslippet af drivhusgasser stiger i to tusind og to og tyve og to tusind og tre og tyve

jeg synes egentlig det er meget passende efter at

to en halv minut at jeg

at svare på spørgsmålene og hvis jeg ikke havde fokus på

spørger igen og hvis man skal tage de fem årsmålsætninger

så er det i to tusind og nitten at de skal laves regeringen foreslår en klimaplan

de naturligt vil komme i indeværende år altså totusinde

ønsker at styrke klimarådet og sikre dets uafhængighed alle herinde ved at der har været en kæmpe diskussion om klimarådet og den måde som

klimarådets tidligere formand

blev fyret eller gået på eller hvad man nu skal kalde det

i forskningsmiljøerne hernede i salen sat spørgsmålstegn ved hele det forløb hvordan skal man så forstå

spørgsmålstegn ved klimarådets uafhængighed

beslutter at klimarådet er uafhængigt og det er det vi arbejder ud fra at det er

enig med ordføreren i problemstillingen er jo bare at helt tilbage fra at man lavede klimaloven

ved at det en politisk udpegning af nogle medlemmer

meget pludseligt da enhedslisten skulle til at blande sig i

regering i to tusind og elleve med at skrive at det var et ressortområde der skulle udvides til det miljøøkonomiske råd

herre per clausen daværende ordfører på forslaget sig over at man fik forpurret at det var det miljøøkonomiske råd der skulle foretage den her klimarådgivning altså uvildige

udpeget sine egne professorer på området eller fagfolk specialister på området det er jo bare fakta og det er selvfølgelig trist

venstrefløjen i folketinget der udpeger samtlige medlemmer mere

det kan vi tage på et andet tidspunkt

ordføreren ser tilbage på hele det forløb hvor i hvert fald hele den brede offentlighed fik det klare indtryk at formanden blev fyret fordi klimarådet

det alene er venstrefløjen som udpeger samtlige medlemmer så er det politisk uafhængigt

et medlem af klimarådet i dag i øvrigt står der i vedtægterne

skal udpeges en formand for det næste år det

at i regeringsgrundlaget for helle thorning schmidt regeringen står der klart og tydeligt

skal udvides som et ressortområde

miljøøkonomiske råd

så bliver behandlet i folketingssalen glæder per clausen sig over

lytter også til klimarådet og ser på deres

følge op på hvad der er den danske indsats og hvad der

er de internationale forpligtelser

lidt tankevækkende da de kom med deres rapport og ligesom gjorde opmærksom på at

medførte et knæk på kurven sådan at

man næsten have en lup for at se at at der var en effekt af

det udspil det var en graf

fremgår af regeringens egne rapporter på området

naturligvis er det en god idé at vi skal have klimarådgivning

der vægt på at at der skal laves

i højere grad helle thorning schmidt regeringens første idé

at lade det være et organ som for eksempel det miljøøkonomiske råd

ikke en minister der skal udpege en formand eller medlemmerne sådan at

sættes spørgsmålstegn ved den politiske uafhængighed det er derfor at vi netop

og bifalder forslaget om at sikre en højere grad af uafhængighed

udpeger sig selv det er ikke

hvor han sad som overvismand for de økonomiske råd

en uafhængig stemme som regeringen havde tillid til vil ordføreren forklare hvad der er sket mellem to tusind og ni og to tusind og nitten

til det jeg siger jeg mener ikke andet end det jeg siger jeg har på intet tidspunkt antydet

ikke var værdig til opgaven tværtimod kan du læse artikler i dagbladet information og alle mulige andre steder hvor jeg understreger

der sætter spørgsmålstegn ved

uafhængighed eller andet men at vi begræder

kan diskuteres om klimarådet er uafhængigt

en minister på venstrefløjen der har udpeget

ordføreren egentlig svarede fru pia olsen dyhr

problemer med den siddende formands kvalifikationer

at man ikke ville genudpege ham kunne det så være at det var fordi det her uafhængige klimaråd havde sagt at regeringen satte tempoet ned

fra sit uafhængige råd at man tænkte nu

på klimaområdet og det vil jeg gerne fejre ved at læse et rigtig godt

har båret med mig siden august hvor han sagde det jeg tror vi

hen forpligtet til at gøre alt hvad vi overhovedet

stemmer regeringen ikke for

jeg synes det er et rigtig vigtigt borgerforslag af de mange der har været her det har fået massiv opbakning

kort tid er der femogtredstusind mennesker der har skrevet under det er elleve grønne organisationer med hver deres tilgang som er gået sammen om det her

ikke en enkelt organisation som arbejder med området

tilsammen repræsenterer de mange mange hundrede tusind

medlemmer og de kommer sammen med krav fra strejkende skoleelever og alle de mennesker som står ude foran

hver eneste torsdag formiddag som jeg ved

en god grund til at der er så meget snak

meget mere end flotte taler det kræver meget mere end langsigtede mål det kræver at vi begynder at blive mere konkrete her og nu

vi får sat gang i diskussionen om hvad det er for nogle virkemidler vi så skal tage fat i de næste to tre fire fem år derfor synes jeg personligt at en vigtig del af det her borgerforslag er at vi begynder kontinuerligt at følge op og sørge for at vi

i mål i to tusind og halvtreds

det vigtigt for os at få sagt at når vi går igennem en grøn omstilling skal det ske

med social balance i behold der er rigtig mange mennesker som sidder uden for christiansborg og kigger på de debatter der er om klimaet som har fået en højere pensionsalder efter den økonomiske krise hvis velfærd er dårligere

som ser besparelser på deres børns uddannelser

det skal vi sige meget klart herindefra at det skal de ikke den regning skal fordeles meget mere fair der er rigtig mange gode grunde til at en forpligtende klimalov

konkrete valg en

at det er en af de eneste måder vi kan sørge for at få omstillet folketingets regnemaskine til

beregner vi det altid med dets økonomiske konsekvenser

finder vi dem et andet sted og

beregner vi ikke hvor meget vi øger det når vi vedtager

det har været en spændende dag at diskutere det her lovforslag også fordi

er kommet så mange gode forklaringer fra regeringen i løbet af dagen på hvad der er der lige præcis er galt for det første

sagde klimaministeren at vi allerede var godt på vej

vi ved alle sammen at den her regering

sænkning af tempoet til knap en fjerdedel af hidtil så sagde ministeren at målsætningerne allerede findes det er heller ikke rigtigt

så sagde ministeren at det slet ikke

noget i det danske folketing det er altså også forkert vi har en budgetlov der lige præcis lægger rammerne for den økonomiske politik og som betyder at

meget skarp regulering med hvad kommunerne kan gøre

det økonomiske område eksempelvis selvfølgelig kan vi også gøre det når det kommer til klima og så den sidste og det er den argumentation der holder ved nu

dertil må jeg bare sige at hvis

må ministeren kunne svare på hvad problemet er

når man samtidig er minister for en regering som har nedsat en transportkommission som skal tænke over tingene

har brug for mere betænkningstid

at regeringen vil stemme imod

repræsenterer jeg et af de partier der sidder i regeringen og har bestemt ikke fået noget indtryk af at vi stemmer imod beslutningsforslaget hvor er det lige ordføreren

den idé fra at vi skulle stemme imod beslutningsforslaget tværtimod

vist begejstring for beslutningsforslaget

tager alt det her i betragtning og ja det kan da være en god idé at få kvalificeret flere af punkterne sådan at det ikke er hvert parti der har hver sin fortolkning af hvad hvert punkt betyder men vi har da kun vist begejstring for beslutningsforslaget så jeg forstår ikke hvordan ordføreren kan konkludere at det er fordi vi stemmer imod beslutningsforslaget er det fordi man gerne vil at regeringen stemmer imod beslutningsforslaget

at sige undskyld at jeg har misforstået den fulde samlede debat

at vi så har et samlet folketing som vil stemme det her borgerforslag igennem med de her seks konkrete principper

blandt andet ved at inddrage de forslagsstillere der er

kun udvist stor begejstring sådan set bare derfor jeg begræd at

på det at vi stemmer imod hvilket

her har jo baggrund i et

borgerforslag fremsat af to og halvfems gruppen gruppe af danske ngoer

halvtredstusind danskere og mange tak for det nu skal vi jo så selvfølgelig her i folketinget imødekomme

at der helt bestemt er en bekymring i befolkningen i forbindelse med den

mere tydelige globale opvarmning og det er os

politiske ledere der skal indgyde befolkningen konstruktiv optimisme og sikre et håb og dermed opbakning til handling

ragnarok det er ikke jorden

omstilling er en fælles international udfordring

vi påvirker alle sammen klimaet

syv milliarder mennesker selvfølgelig en stor påvirkning på natur miljø

der snakkes jo så også nu om i forskermiljøer at døbe den epoke vi lever i for antropocæn

giver god mening derfor giver det også god mening at det er en menneskelig og dermed politisk opgave at handle klimadagsordenen er vigtig nu og den er vigtig mange år frem det kræver vidtgående tiltag at imødegå de udfordringer som den globale opvarmning giver os så meget desto mere grund

politisk skærpede internationale rammevilkår og at vi herefter lader markedet drive omstillingen

netto nuludledningssamfund vi i hvert fald her i danmark er enige om for hele folketinget er jo netop enig om en netto nuludledningsmålsætning i

og halvtreds hvilket er i overensstemmelse med parisaftalen

med langsigtede målsætninger med indbygget fleksibilitet der tager højde for teknologi og markedsudvikling da det giver os en omkostningseffektiv grøn omstilling kortsigtede og meget faste og detaljerede målkrav giver mindre politisk frihed og fleksibilitet til at agere i forhold til teknologi og markedets udvikling hvilket gør den grønne omstilling dyr og ineffektiv og dermed også langsommere og det er sådan set det værste der kan ske for

betyder selvfølgelig noget og internationalt

skal vi handle hurtigere på tværs af alle sektorer

nå eus samlede målsætning for reduktion

målsætninger der langt hen ad vejen og nødvendigvis og forventeligt vil blive skærpet som det også er forudsat i parisaftalen ligesom produktstandarder og krav til for eksempel bilers

kulstofopbygning i landbrugsjorden og i vores skove vi skal i eu rammen sikre udviklingsstøtte

tidligere har udtalt meget åbne over for

af hvorvidt den eksisterende klimalov rent faktisk lever op til de politiske intentioner

jeg også godt tilfreds med at regeringen jo faktisk så vil fremsætte et grundigt gennemarbejdet lovforslag til en ny klimalov baseret på input fra flest mulige eksperter og interessenter herunder også organisationerne bag det såkaldte borgerforslag forinden vil regeringen så til min helt store begejstring tage initiativ til en folkehøring hvor alle danskere kan komme til orde med indspark til klimapolitikken i danmark og til den nye klimalov jeg bakker op om at

faktisk skal invitere repræsentanterne fra organisationerne der har fremsat det såkaldte borgerforslag til et møde i udvalget for at uddybe indholdet og som jeg også sagde for kort tid siden da vi havde klimapolitisk redegørelse her i salen så er vores mål i liberal alliance solide klimaforlig hvor indsatsen baseres på konsensus blandt ansvarlige partier frem for slagsmål og trakasserier på den indenrigspolitiske kampplads derfor ser liberal alliance også meget frem til de kommende drøftelser i udvalget med organisationerne bag det såkaldte borgerforslag

til at den siddende regering fremsætter et grundigt gennemarbejdet

jeg kan så forstå på liberal alliances ordfører at man gerne vil have en dialog i udvalget

nyt klimalovsudspil men vi har jo det her konkrete forslag

hvad der var venstres standpunkt

at forslaget som det ligger nu kommer til afstemning i folketingssalen

ud på en anden måde så man kunne lave opfølgning hvert eneste år eller hvert andet år men der er jo et rimelig konkret forslag her

og vi ville formentlig stille nogle ændringsforslag

udvalget og det bakker jeg bestemt op om og jeg bakker op om at

i udvalget inden vi

politisk frihed at der er så langsigtede målsætninger som

og i forhold til jeg tror man kalder det

klimarådet og nogle af de politiske trakasserier der har været

måske opklare om de er en del af regeringen

til det konkrete beslutningsforslag

sagt at man ikke er for men man kan heller ikke få ministeren til at sige at man er for

én regering eller er det bare tre partier der stemmer hver for sig

engang kan finde ud af hvordan man skal forholde sig til sådan et relativt simpelt forslag er det rigtigt forstået eller er der et eller andet opklarende jeg har misset i den her debat kan ordføreren

forvirret som enhedslistens ordfører efter at prøve

beslutningsforslaget ligger her vil liberal alliance ikke stemme for det men vi vil gå ind i en udvalgsproces hvor vi jo formentlig også vil fremsætte ændringsforslag eller andet sådan at vi kan få

i en mere liberal retning kunne man måske

måske kunne man endda forestille sig at man kunne få det i en sådan retning at alle folketingets partier ville kunne stemme for det på et tidspunkt og det håber jeg da

mere end tredstusind der har skrevet under men det er også fremsat af af organisationer der samlet set repræsenterer en kvart million

i danmark hvordan vil man sikre i en borgerhøring at man kommer ud til endnu flere og måske endnu mere interessant hvordan vil man vægte de svar der så kommer fra borgerne

eller dårligere eller mere skærpet eller hvad forventer man af den her proces og hvordan vil man

den klimapolitiske redegørelse

forslag som var udarbejdet via

slags klimapolitisk værksted

samlet set var kommet frem til en vedtagelsestekst

har jo formentlig mulighed for i udvalgsarbejdet

kunne trække på alternativets gode erfaringer med den slags

en meget stor opbakning fra borgerne i danmark nemlig den her kvarte million som

er medlemmer eller på en eller anden måde

at det her borgerforslag kan blive skærpet i forhold til at leve op til parisaftalen

vi vedtager den i sin form og så kan vi så

ikke der er nogen elementer i borgerforslaget der

er jo at vi får inddraget hele den danske befolkning

poll mener er er repræsenteret via

liberal alliance siger så at

til for at liberal alliances senere hen kan bakke

af liberale elementer der skal ind i lovforslaget for at liberal alliance kan bakke op om det

være fint hvis alle kunne bakke op om det vi ved jo ikke hvad venstre vil

hvad de konsevative vil men liberal alliance har meldt klart ud men har sagt at

at høre mere

fru pia olsen dyhr af liberale elementer kunne

med målsætningerne

mener jeg at det er mest formålstjenligt at vi holder os til en langsigtet målsætning som vi

også angav i min ordførertale

øge omkostningseffektiviteten i den grønne omstilling sådan at den grønne omstilling ikke bliver dyr og ineffektiv

det værste der kan ske både fordi vi kan risikere at tabe befolkningsopbakning

som det her jo helt grundlæggende bygger på men men også fordi

skatteborgernes penge

det skulle være teknologineutralt men

nu siger ordføreren så at det mest liberale

og at at man lidt kan agere som man har lyst til

det står mig en smule uklart og

jeg forsøgte at sige og som fru pia olsen dyhr så

desværre ikke helt forstod er at

liberal alliance vil følge den målsætning

om et netto nuludledningssamfund i

leve op til de internationale forpligtelser og målsætninger vi sætter os

liberal alliance kaldte politisk fleksibilitet tror

jeg tror faktisk at en del af problemet og baggrunden for borgerforslaget er at man synes at regeringen tager sig lige lovlig meget fleksibilitet

for mig at se er det vigtige i det her borgerforslag jo at man sikrer at vi er on track at vi er på vej til at leve op til de klimamål vi har forpligtet os til og derfor er jeg meget interesseret i at vi får nogle politiske forpligtelser nogle bindinger

er der foregår

i en situation hvor femogtredstusind borgere kan se at der ikke

bruge lidt tid på blandt andet her og nu

i udvalgsarbejdet omkring det her beslutningsforslag det er netop

og det er vi enige om nettonuludledning i to og halvtreds skal vi sætte os ned år for år eller for hvert andet år eller for

femte år eller for hvert tiende år og sætte et helt specifikt tal som vi helt specifikt skal nå

det helt specifikke årstal på den helt specifikke dato lige præcis nytårsaften eller om vi rent

skal give os selv en lille smule mere fleksibilitet

var inde på at give os selv en lille smule spillerum

i forhold til den teknologiudvikling som vi jo har set de senere år i stor stil og som vi helt sikkert også vil se de kommende år og ikke komme til at sætte os fast i de her helt

at der kommer noget der kan løse det

et nytårsårsskifte

året efter ville blive etableret en havvindmøllepark så har jeg svært

meget vigtigt at vi så levede op på datoen der

det til næste år det der er problemet her er at det jo bare bliver en dårlig undskyldning at man påstår at vi binder os selv så meget her så bliver det jo bare en dårlig undskyldning for ingenting at gøre og vente på en teknologiudvikling som ingen ved hvor hurtigt går så kan liberal alliance ikke forpligte sig på at vi

hvis der så er et folketingsflertal som kan se at vi kan afvige en lille smule det her halvår fordi vi indhenter det til næste halvår så vil de fleste derude nok også kunne forstå det de kan til gengæld ikke forstå at regeringen ikke er villig til

med den eksisterende sammensætning af folketinget

tre måneder før et folketingsvalg

jeg er egentlig mest interesseret i at

målsætningen er det ene eller det andet procenttal eller

kommer sig ikke helt så nøje som det tilsyneladende gør

en stor ting et eller andet man skal spare op til ville det så være ordførerens indstilling at man skulle sætte sig ned og regne ud hvor meget man skulle lægge til side hver måned for at komme til at købe det hus man ønskede sig eller det

kontoen fordi det giver en en mere sådan agil måde

i den situation at jeg skulle spare op til en elbil

så ville jeg på en eller anden måde effektivt arbejde mig hen imod at jeg blev i stand til at kunne betale den store ting jeg ønskede mig på det tidspunkt jeg

hvordan jeg ville gøre det ville være

en stor grad af fleksibilitet det kunne være jeg ville investere i nogle aktier det var ikke sikkert at jeg havde penge nok til helt fra starten at investere i nogle aktier så kan det være jeg ville spare op i en kort periode så ville jeg måske have nogle penge som jeg så kunne starte med aktieinvestering med og så ville jeg muligvis via den aktieinvestering få nogle flere penge og

man kunne drage parallellen via

det er jo det der er pointen

at man skal nedskrive at vi skal nå præcis det

at det så skal være opfyldt nytårsaften tror jeg endda at

forvildet sig ud i at tro at der stod i beslutningsforslaget men det handler om at

bevæge sig frem imod to tusind og halvtreds uden overhovedet at have skyggen af en

at sige nå men vi skal nok nå

vi justere analogien lad os investere i nogle flere aktier som

er det man gør i ordførerens verden

man måske i nogle aktier efter de fem år

lige vedtaget blandt andet også med fru pernille skippers parti

vi har masser af aftaler om om

syv og tyve og alle mulige andre årstal så de planer ligger der jo allerede lige såvel som vi

sagde at jeg synes det er helt oplagt at man tager op til evaluering med jævne mellemrum

hvert fald alle sammen have et kæmpe tillykke med at

i givetvis er nogle af dem som har skrevet under på det her borgerforslag og det er det vi nu diskuterer

allerede har sat størst politisk aftryk fordi

os i oppositionspartierne nu bakker op om både intentionerne og de bærende principper bag en ny klimalov

er blevet beskrevet i borgerforslaget som vi diskuterer her i aften det er simpelt hen fantastisk og blot for at det står krystalklart

hvert et komma og hvert et punktum i borgerforslaget lad os tage

de seks bærende principper i alternativet mener vi

på borgerforslaget at danmark selvfølgelig skal yde sit bidrag til at nå parisaftalens mål selvfølgelig

alle politikområder at vi skal styrke klimarådet og sikre dets uafhængighed samt at danmark skal satse på udvikling af grønne løsninger enig enig og atter enig og afslutningsvis kan jeg sige at alternativet i den i den grad bakker op om at danmark skal være en drivende kraft i international klimapolitik står det til os skal klima sammen med den stigende ulighed være hovedprioriteter i danmarks udenrigs

udviklings og eu politik vi har i alternativet i vores regeringsprogram ikke bare afsat firs milliard kroner over fire år til grøn omstilling vi vil ændre hele

her på slotsholmen ved at flytte det man kalder finansministeriets rammesættende rolle over til et nyt grønt superministerium så hvis det stod til alternativet ville der ikke i fremtiden kunne

eneste forslag hernede i salen der ikke først er tjekket ud for om det lever op til parisaftalen fns

sytten verdensmål og biodiversitetsmålene kort sagt vi er så klar til en

seriøs grøn omstilling så klar

som vi skal løse og vi skal løse den sammen ellers vil der

tale om et generationssvigt af uoverskuelige dimensioner

også derfor at borgerforslaget er så vigtigt man kan se det

en kæmpe kritik af regeringens og folketingets manglende grønne ambitioner

fra den grønne del af det danske civilsamfund til os herinde på christiansborg

der nu handler det gør dansk erhvervsliv også det gør grundfos det gør velux det gør

alle er de gået ud for nylig

men det er også nu det gælder fn siger det klimapanelet siger det alle siger det vi står bogstavelig talt over for den største udfordring som vores

det er i livet som vi kender det i dag der er på spil det gode er at vi har al den viden vi har brug for vi har også alle de løsninger vi har brug for men vi mangler mod til handling

fra et sæde som var beregnet til hvide

som fjorten årig besluttede at klimastrejke foran det svenske parlament og verden har ikke været den samme siden både rosa

fik de politiske kontinentalplader til at rykke sig det er sådan et

øjeblik vi står over for lige nu hvor der er et før og et efter for ord er ikke nok længere kun handling gælder så lad os hjælpe hinanden med at være modige rigtig modige så vi over for greta thunberg kan fortælle

ja det eneste hjem vi har som mennesker

på jorden og agtelse over for livets mirakel klimakrisen handler om moral etik og ikke mindst menneske og natursyn og derfor er den her debat i dag så meget mere end spørgsmål

det handler om mine

og børnebørns fremtid det handler om at stå op for livets fortsatte beståen jeg ved godt på hvilken side jeg har valgt at stå jeg har valgt at stå på livets side og det håber jeg at vi alle en hundrede og ni og halvfjerds medlemmer

gange tak men så tror jeg

min ordførertale når så meget andet end at sige alle de tak

virkeligheden en dybtfølt tak til hver eneste borger i det her land som har været inde og skrive under på

prøv at høre her politisk vilje findes jo kun hvis der er en befolkning der siger til deres politikere og deres folketing at de vil have handling de af os der har arbejdet for klimaet i femten og tyve år og

kommer jo ikke længere end det som et demokrati og et flertal i danmark kan bringe os til

der nu er en folkelig opbakning det at det spreder sig fra nabo til nabo til nabo

der kommer til at rykke tingene for alvor og sætte det tempo vi har brug for i danmark og kære venner selv hvis det går så galt at det

forslag ikke bliver vedtaget af et flertal i folketinget og man kan have sine tvivl

efter debatten i dag om hvor det egentlig ender henne

i har allerede flyttet regeringen det har vi fået at vide af ministeren i dag man har rykket sig det er ikke to måneder siden vi

nu vil ministeren gerne anerkende klimaloven og det vil jeg gerne kvittere for det er altid godt at flytte sig når man flytter sig i den rigtige retning

at de overhovedet vil have en ny klimalov

fremskridt og uanset om

som det ligger nu bliver vedtaget eller ej er det et fremskridt i skal tage med hjem

at det har i været med til at skabe så

en forvirring på et højere niveau efter debatten i dag jeg har simpelt hen utrolig svært ved at finde ud af hvor regeringen står jeg ved hvor liberal alliance står de vil ikke støtte forslaget som det ligger lige nu venstre vil ikke sige at de ikke støtter det kunne man jo håbe betød at de faktisk gerne ville stemme for det forslag som der ligger nu

og det er blevet mere og mere uklart i løbet af debatten i dag hvor venstre står og hvor regeringen står vi glæder os til at høre hvor de konservative står

vi får en bedre anelse om hvor regeringen

ender når de er færdige med at diskutere med sig selv så borgere tak fordi i har sat det her på

har i udstillet at der er en regering i splid med sig selv på det her område

det er et klogt forslag det er ikke rabiat det er ikke yderliggående det er klogt det er lagt til rette på en måde så alle partier herinde burde kunne støtte de seks principper danmark skal yde sit til at nå parisaftalens mål ja

at vi så i

synes jeg er en god idé jeg synes det er en god forpligtelse sætte rundt om folketingets arbejde at vi har et uafhængigt videnskabeligt baseret klimaråd der siger til os hvad vores opgave er nummer to er at der skal være fem årige delmål

også være fremadrettede vi ved jo alle sammen godt at det er nemt nok at love noget i to tusind og halvtreds men det er svært at få ting til at ske nu så hvis man tænker

at klimahensyn skal integreres i andre politikker det betyder at det skal ind i landbrugspolitikken det skal ind i

skal i virkeligheden også ind i uddannelsespolitikken det giver utrolig god mening at få tænkt klima ind hele vejen rundt et princip som et folketing der tager klimaet alvorligt også burde kunne støtte så er der at klimarådet skal styrkes og gøres uafhængigt det synes jeg at de seneste måneders

polemik og så videre har vist lad os da prøve at sige at vi gerne vil have den her kritiske instans uden for folketinget uden for regeringen som kan sige sådan her ser det ud venner i behøver ikke slås om fakta

det er sådan her det ser ud i forhold til hvor i er på vej hen nu senest fik vi at vide ud fra regeringens egne tal at når man regnede på de tal man siger man vil gøre så bliver tempoet sat ned til en fjerdedel af hvad det har været tidligere det er jo ikke rart at få vide som regering men det kunne jo være det der vækkede en op til at begynde at gøre endnu mere så skal danmark satse på udviklingen af grønne løsninger vi er jo verdensførende inden for vedvarende energi vi er verdensførende inden for

os der har bragt prisen på havvind så langt ned at vi er førende i verden det samme kan

sidst men ikke mindst skal danmark være en drivende kraft i international politik hvis der var noget jeg

på banen som et grønt land der leder verden så radikale venstre kan støtte hvert eneste punkt i

her borgerforslag og vi er dybt taknemlige

tage alvorligt som

det er jo bare for at understrege

bør ikke bare se det og bekymre os om det eller i hvert fald håbe på at det går væk af sig selv jeg synes at en seksten årig skoleelev som demonstrerer hver eneste fredag foran rigsdagen i sverige

anden måde jo sætter os alle sammen skakmat hun siger det som ingen andre tør sige

borgere har valgt at sige til folketinget eller den grønne studenterbevægelse der står foran folketinget hver torsdag sammen med en masse borgere

organisationer som råber op

næste skridt

lyde et meget klart ja til borgerforslaget

med nul emission så bare

punkt to er jo at vi skal

glimrende med sit eksempel på økonomi hvis

men tydeligvis ikke for den her regering for så

tre andre punkter jeg må sige

være i den grønne førertrøje igen hvor ville det være dejligt

fem millioner mennesker men vi

er nødt til at ske noget nyt og det er det borgerforslaget gør konsekvenserne er uoverskuelige hvis

sent som sidste sommer når landbruget mister syv milliard

vi kommer i gang med yderligere investeringer

transportområdet går det i den helt gale retning

men oprigtig talt min bekymring er at hun banker på og siger

bad jeg min lillesøster om at købe en udgave af alle

blev min datter esther marie født og jeg ville gerne have avisforsiderne til at vise hende når hun blev stor hvad det var for en verden hun blev født ind i den her særlige dag hendes fødselsdag

klimapanel konklusionen som var trykt på forsiden lød de næste år er nok

i menneskets historie det er store ord

at når man bliver forælder så starter alle bekymringerne og det var jeg også forberedt på

kombination af en avisforside som sagde at de næste få år

de mest afgørende i menneskets historie kombineret med en nyfødt i armene

for mig blev det kulminationen kulminationen af det vi konservative kalder generationskontrakten generationer er bundet sammen af kød og blod men først og fremmest af ansvar og forpligtelser

som bekymrer sig om fremtiden og som bekymrer sig om næste generation

men det er jo pludselig blevet

vinterstormene fører til oversvømmelser og mennesker der står med gummistøvlerne på inde i deres stue når vi kommer igennem somre med hedebølger og varmerekorder

især os der var højgravide på det tidspunkt

konkluderede at det kræver hurtig og vidtrækkende omstilling inden for landbrug energi industri bygninger transport byer osv hvis det skal lykkes at begrænse den globale temperaturstigning til

heldigvis konkluderer rapporten også at det er muligt men det kræver et hidtil uset ambitionsniveau fra klodens beslutningstagere

det vil jeg mene vi har

de har været hidtil men er det så nok nej det er ikke nok det viser alle de analyser

satte os nationale klimamål indførte klimaredegørelser i folketinget og

og som bliver langt mere ambitiøs

det vil vi konservative også snart præsentere flere tanker om

klimalov men ligesom resten af regeringen

de mange gode elementer der ligger i det her borgerforslag vi har brug for

en nærmere drøftelse af det her borgerforslag i den udvalgsbehandling der skal være nu og være sikre på at vi taler om det samme i forhold til de seks pejlemærker nemlig hvad der ligger

og heldigvis for det

når vi nu kunne gå ind på det her med nationale klimamål

ender med at blive vedtaget eller ej så har det rykket noget i forhold til anerkendelsen af den klimalov vi har fra to tusind og fjorten og er et godt skridt jeg glæder mig til at arbejde videre og mere konkret med det her borgerforslag endnu en gang tusind tak til forslagsstillerne for det arbejde der er gjort jeg håber på at når min datter

jeg kunne også høre at fru pia olsen dyhrs datter kigger på os om mange år spørger

være med til at lave en en klimalov det giver jo en anelse mere troværdighed når vi nu står og diskuterer klimalov

jeg kan også huske at den nuværende statsminister sagde om de konservative at han ikke forstod hvad de lavede

er glade for at de konservative stod fast og man må jo håbe at det er et udtryk for en større erkendelse at regeringen nu også er ved at flytte sig

sige lidt mere om det her med nationale klimamål altså værdien af at have nationale klimamål

man hidtil har støttet og vel også værdien af kan man sige delmål og gennemsigtighed

og vi synes der er brug for at få en større gennemsigtighed

centrale elementer i den som også bliver adresseret i det her borgerforslag der ligger en anerkendelse af nationale målsætninger at vi ikke bare skal have nogle europæiske mål som vi

i loven fra to tusind og fjorten var det jo de fyrre procent i to tusind og tyve

vi skal turde gå foran på den måde og der lå jo også

klimalov vi allerede har bakket op en gang visioner

lad os så vende spørgsmålet på hovedet

så heldig at have en lille datter og hun fortjener også at vi tager ansvar for det her

det der skal ændres en lille smule for at de konservative kan støtte

om den her klimalov og det borgerforslag der ligger for vi

helst sikre at det sker med bred støtte

side fremlagt nogen økonomisk plan som indeholder de fulde fem milliard

her fem milliard kr over hvilken tidshorisont og så videre

uafhængigt klimaråd i borgerforslaget som jeg også synes er spændende men det bliver jo ikke specificeret hvordan det skal gøres

finde ud af hvor regeringen står jeg har fundet

som det ligger venstre aner man ikke hvor man har for at bruge et godt gammelt venstreslogan vi kan i hvert fald kun finde ud af

hvor konservative

sådan at hvis man kunne

må diskutere hvordan vi når

det er en målsætning vi har

hvis det kan blive afklaret i i

behandlingen i løbet af de næste par uger så kan vi faktisk regne med at konservative gerne

i forhold til at der er mange positive elementer i det her men der er

vi udpeger til det på en anden måde betyder det

der kan man gå alle seks pejlemærker igennem og der ligger ret meget substans i det her

drøftet meget mere og penslet meget

i de snakke vi skal have uanset om det her kommer til afstemning i morgen eller ej

at forpligte en regering på at lave en klimalov inden et valg altså det ville være

makværk af en anden verden så for mig handler det om at vi forpligter hinanden på hvilken vej

for klimaets skyld det haster

er om jeg har forstået ordføreren ret la siger nej venstre siger at

det står ikke til diskussion vi har også forpligtet hinanden på at de seks pejlemærker der er i borgerforslaget

en drøftelse af præcis hvordan alle tre regeringspartier har samme position i forhold til at vi kommer til at tage en drøftelse af det her i udvalget og kommer til at være sikre på

er vi nødt til at få på plads før vi kan

også læse at ordføreren på twitter kommer med nogle udsagn hvor der blandt andet står

var med til at lave den sidste klimalov og

op om en ny og langt mere forpligtende klimalov

kommende generationer det er enhedslisten

set enig i men når man nu siger forpligtende klimalov er udgangspunktet så det borgerforslag som vi behandler i dag

skitsering af at der skal være en eller anden offentlig høring i efteråret og

man frem til et eller andet hvor man så vil lave en klimalov

jo ordførere at hastighed betyder noget så derfor vil jeg gerne høre hvad udgangspunktet er er udgangspunktet

når klimaministeren netop har understreget gentagne gange at der ikke

så bliver der spurgt ind til det her med hvordan vi gør det mere forpligtende og det synes jeg er et centralt element

reduktionsmål skrevet ind i bemærkningerne til loven hvilke gjorde dem relativt nemme at omgå der skal de jo direkte ind i en lovtekst

energiministeren skitserede tidligere meget stor

meget luftigt og vi kunne ikke få at vide om om man

at udgangspunktet for de tre regeringspartier er ekstremt forskelligt med hensyn til om man går efter at det kunne blive noget forpligtende

udsagn om at vi ligesom skal vente fordi der snart er et valg der er masser af virkemidler vi kunne beslutte i morgen

skal vi sikre at når vi nu tager det næste skridt efter to tusind og fjorten gør vi det ordentligt og vi gør det fremtidssikret

alle borgerlige partier anerkender værdien af den klimalov

vi vi og hvornår og hvor meget og hvor lidt men for dælen mand hvor har vi rykket os undskyld jeg trækker de ord

forskelle imellem blokkene og de enkelte partier men det er historisk

der på tværs af partiskel er enighed om at man ønsker en

ny klimalov og det er ikke vores fortjeneste herinde

borgerne uden for den her sal har presset den her diskussion igennem

så fantastisk så kan man jo

fru mette abildgaard

og finde ud af at bygge bro

der er kommet i hele klimadagsordenen jeg synes det er befriende og det rykker meget mere ved den her dagsorden vi diskuterede ikke meget klima ved sidste valg og det kommer vi til ved næste valg det er

at vi skylder hinanden også selv om der er valgkamp lige om lidt at holde fokus på bolden i forhold til at

ordførerens ester marie og min egen laura i fremtiden kunne få et smil på hvis det alene var

der fik lov til at styre regeringens klimapolitik

de konservative har presset regeringen i den rigtige retning det er

afventer vi jo stadig væk hvad regeringen ender på i den her

at få udboret de seks elementer

fru mette abildgaard kan svare vegne af regeringen er det så det udestående vi har

få lavet en god klimalov

mere forpligtende mere ambitiøst mere konkret det er i hvert fald det udgangspunkt vi har i det konservative folkeparti i forhold til de drøftelser vi skal have videre jeg husker det ikke hundrede procent præcist men jeg mener at der

ligeledes efterfølgende var en debat i udvalget i forhold til muligheder og modeller og så videre nogle gange

at regeringen anerkender den klimalov der blev vedtaget i to tusind og fjorten

hvor latterliggjort det konservative folkeparti

ambitionen for det konservative folkeparti at sørge for at der bliver leveret på den lov fra to tusind og fjorten indtil vi så

er de andre borgerlige partier så med

bare godt tænke mig at fru mette abildgaard ville bekræfte

er det ikke det samme som et lovforslag beslutningsforslag skal udmøntes i lovforslag de

ikke juridisk bindende og man skal overveje det og de skal defineres og de skal omdannes til lov så

skal man igennem en proces

skal defineres udbores og omdannes til en lov

at sikre at den dag hvor vi stemmer om det så mener fru pernille skipper og herre mikkel dencker eksempelvis det samme når vi eksempelvis stemmer om et uafhængigt klimaråd at der ikke er vidt forskellige opfattelser af hvad det betyder

nu siger fru pernille skipper at træerne ikke vokser ind i himlen

kommer en meget dyster stemning over alt hvad der bliver sagt jeg er med på at der er et ønske om et mere ambitiøs agenda og jeg er med på at der er et ønske om at være mere konkret i forhold til det her jeg prøver bare også at appellere til at vi trods alt også

af grund til håb for den grønne dagsorden

finder jeg altså sjældent herinde i den her folketingssal med det her politiske flertal og med en flok borgerlige partier der har været

overhovedet at anerkende at det var en god idé at have en klimalovgivning

det hvad den skal indeholde og jeg kunne blive ved

finder jeg altså ikke ved at have brugt fem år på at have overbevist

energi forsynings og klimaministeren om at en klimalov er en god idé

på at fru pernille skipper ønsker det hele i tifold

har landet et energiforlig alle folketingets partier er med vi planlægger tre store havvindmølleparker vi

har sat et mål om at fem og halvtreds procent af vores energiforsyning skal være grøn i to tusind og tredive der er masser af ting der trækker i den rigtige retning og

et borgerforslag det skal behandles særskilt men det står alle ordførerne og forslagsstillerne frit

føler sig dækket ind det bestemmer i selv

gør opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til torsdag den otteogtyvende februar

vi starter debatten med at få en begrundelse og det er ordføreren for forespørgerne herre jens

borgerforslaget men da vi bad om en forespørgselsdebat om det her borgerforslag

var det jo i al sin enkelhed for at være sikre på at vi kunne nå at få en behandling af forslaget hurtigt nok til at vi faktisk kunne få indoptaget

der ligger i borgerforslaget også hvis vi skulle risikere et hurtigt folketingsvalg der er ikke nogen tvivl om at

rykker op på dagsordenen er en forespørgselsdebat og derfor har

relevant at få ministerens svar

at klimaministeren siger han er interesseret i det så er det jo også stadig væk

og om man har tænkt sig at støtte op om de principper og derfor får vi en forespørgselsdebat nu hvor vi i hvert fald fra oppositionens side har tænkt os at gøre det krystalklart

styrke den danske klimalov og til det kan jeg svare

været en diskussion

talerstolen og sende det meget meget tydelige og klare signal at de seks principper

er gode

principper og holdninger som jeg som minister og vi som regering kan bakke op danmark skal yde sit bidrag til at

parisaftalens mål det har regeringens

jo også derfor vi foreslår at vi skriver målet om klimaneutralitet i

vi agter at komme med der skal sættes fem årige delmål mindst femten år frem det synes jeg er værd at arbejde videre med

hvordan når vi bedst målene delmål er ikke noget vi vil afvise det kan sagtens være at det er en fornuftig måde at arbejde på

synes jeg også er rigtig rigtig fornuftigt og jeg synes endda også

ikke når man behandler andre lovforslag ligesom vi i dag

styrkes og sikres uafhængighed

så lad os da få en diskussion om det jeg er meget meget optaget

i sit daglige arbejde og i sit arbejde i hele taget er uafhængigt danmark skal satse på udvikling af grønne løsninger jamen altså den overskrift

regeringen også støtte et hundrede procent danmark skal være drivkraft i international klimapolitik sådan oplever jeg at det er i dag

det konservative folkeparti også og liberal alliance nu også på det seneste man har siddet for bordenden siden to tusind og et med undtagelse af en periode på tre en halv år og det er jo en periode hvor danmark i forhold til at stå stærkt internationalt klimamæssigt har placeret sig stærkt det er ikke mit partis det er ikke et enkelt partis fortjeneste det er et resultat af et bredt samarbejde

fundere det på et bredt flertal her i folketinget det har vi en god tradition for når vi

vi kan få når vi skal have indrettet den klimalov den nye

stemme for det borgerforslag der

er rigtig meget vi kan stemme for og de seks hovedprincipper som også den konservative ordfører mette abildgaard redegjorde for

har oplevet mange beslutningsforslag her i folketinget hvor man under førstebehandlingen

brug for i udvalgsbehandlingen lige at få gravet

tak til ministeren

udenomssnak med at det er et godt grundlag at

flyttes hvad det er der skal ændres altså bare pege på det der ligesom skal laves om i borgerforslaget for at man kan stemme ja sådan som

helt naturligt at man under en førstebehandling af et beslutningsforslag sætter retningen giver opbakning til forslaget

proces hvor vi har udvalgsmøder og drøfter tingene og får tingene rettet til og forhåbentlig får fundet en bred enighed så det ender med at når vi kommer til andenbehandlingen kan et stort flertal af forhåbentlig hele folketinget stemme for det lovforslag der kommer ud

var der nogle aviser der spurgte ordførere i regeringen og dansk folkeparti om man støttede det borgerforslag der lå og alle fire partier sagde klart nej

set den melding der kom ud lige da der var halvtredstusind mennesker som

jo lidt glædeligt at der er noget der bevæger sig og det lyder som om

man bare kan lave nogle mindre præciseringer af det her borgerforslag og så har vi

for hvad vi måtte komme frem til via en udvalgsbehandling er det sådan det skal forstås

vi faktisk kan tage en afstemning her inden sommerferien om det her borgerforslag og komme frem til

fra mig som minister var at det borgerforslag havde sparket en åben

det der var holdningen i i det

her seks punkter som jeg læste op lige før

folketinget om og få fundet en løsning og er der nogle små hjørner og ting vi

nogle af de skarpeste hjerner vi har på klimaområdet som har skruet det her sammen og som repræsenterer i størrelsesordenen

og halvtredstusind borgere fordi det er danske klima og miljøorganisationer der er gået sammen om at

det der står beskrevet er jo principper

udmønte det fordi det skal det i alle tilfælde det

hvordan man ser på det

der ofte også et indhold under overskriften

i udvalgsbehandlingen får fundet ud af

om borgerforslaget og om det at vi har brug for en styrket klimalov når man hører på ministeren hvis

konstatere at ministeren dermed siger at det var forkert da venstres formand den nuværende statsminister i to tusind og fjorten sagde til kollegaerne fra de konservative at det var både urealistisk alt for ambitiøst og naivt

vores regeringspartier sandheden er nok at det er fordi venstre

men nu skal man jo ikke begræde en omvendt synder eller hvad det

glædes over en omvendt synder og jeg tror at når de borgere

vil de selvfølgelig meget hellere have at vi bliver enige om at lave en ambitiøs klimalov

kunne ende rigtig godt hvis regeringen og ministeren helt åbent ville sige ja vi synes faktisk

ja vi synes faktisk er brug for gennemsigtighed ja vi synes faktisk at der er brug for

siger at vi vil leve op til parisaftalens mål men rent faktisk også

jævnligt eksempelvis

det går for langsomt at

volapyk det tror jeg ikke vi har brug for fremadrettet hvis det her skal rykke derfor håber jeg at ministerens nye klarsyn også fører til at man

på nogle nationale mål på nogle

en rigtig rigtig god udgang på den her diskussion

seksogtredstusinde og sytten borgere der har skrevet under det er jo godt hvis der er nogle der sidder derude og følger med lige giver det sidste svirp til regeringen men jeg vil gerne på vegne

socialdemokratiet enhedslisten alternativet radikale venstre og sf oplæse et forslag til vedtagelse det lyder som følger

seksogtredstusinde og sytten danskere har underskrevet borgerforslaget dansk klimalov nu og dermed har sendt et stærkt signal om

har brug for en styrket klimalov folketinget pålægger regeringen at indkalde til forhandlinger om en styrket dansk klimalov med bindende reduktionsmål folketinget opfordrer regeringen til at sikre at danmark lever op til sine internationale forpligtelser på klimaområdet inklusive klimabistand at danmark igen bliver en drivende kraft i udviklingen af en europæisk og international klimapolitik der skal holde temperaturstigningerne nede på en grader og at den nationale opfølgning på vores klimamål tager udgangspunkt i klimaforureningsbudgetter klimaloven skal baseres på borgerforslagets principper danmark skal yde sit bidrag til at nå parisaftalens mål der skal sættes fem årige delmål mindst femten år frem klimahensyn skal integreres

politikker klimarådet skal styrkes og sikres uafhængighed danmark skal satse på udvikling af grønne løsninger og danmark skal være drivkraft

forlængelse af debatten vi havde tidligere på aftenen om borgerforslaget om samme emne og derfor kan det måske ikke helt undgås at der bliver et vist overlap i budskaberne i dansk folkeparti synes vi også som jeg sagde under debatten om borgerforslaget at klimaet er vigtigt i danmark skal vi nemlig gøre hvad vi kan for at vores påvirkning af klimaet ophører

er en indsats som vi i dansk folkeparti som jeg også sagde tidligere på aftenen mener skal gå på to ben det ene er at vi skal gøre hvad vi kan

og med tiden helt fjerne vores udledning af klimagasser det andet ben

at vi skal se på hvad danmark kan bidrage med

det mener vi kan ske ved at vi viser at vi her i danmark kan have et moderne samfund

til efterfølgelse for andre lande

sådan som det er foregået igennem de seneste årtier i dag er vi jo i den lykkelige situation at vedvarende energi som vindmøller og solceller er blevet så billige i drift at der snart ikke længere er grund til at støtte dem økonomisk så vi ser frem til at om føje år

vil den grønne omstilling omstilling

for transportsektoren gælder som jeg også sagde tidligere

selv om vi i disse år ser at hybrid og elbiler

er det fortsat sådan at det vil vare nogle år endnu før skiftet sker af sig selv i dansk folkeparti vil vi dog gerne hjælpe udviklingen på vej og derfor

en omlægning af registreringsafgiften sådan at bilernes miljø og klimaegenskaber i højere grad end nu bliver afgørende for registreringsafgiftens størrelse også bilernes påvirkning af miljø og klima i produktionsfasen har jo været diskuteret en del

også skal tælle med i beregningen af registreringsafgiften så skal vi satse mere i danmark på udvikling af grøn energiteknologi og her tænker jeg især på hvordan vi kan gå videre med at udnytte den vedvarende energi for i dag mangler vi stadig væk

så vi kan gemme den til perioder hvor vindmøller og solceller ikke producerer nok til at dække

det umiddelbare forbrug vi mener også der er et potentiale i at vi forsker i

og vi er helt på det rene med at tage den her diskussion og indgå i den vi anerkender også at den nuværende klimalov som blev vedtaget i to tusind og fjorten ikke nødvendigvis er perfekt

den sagtens kan tåle et gennemsyn i dag har energi forsynings og klimaministeren fortalt at regeringen i næste folketingssamling vil fremsætte en ny klimalov her i folketinget og inden da

gennemføre en folkehøring hvor alle danskere kan komme til orde og give deres besyv med i klimadebatten det er initiativer som vi i dansk folkeparti hilser velkommen for på den måde får vi gennemarbejdet klimaloven bedst muligt og med en så bred folkelig deltagelse som det nu kan lade sig gøre og det er noget vi bakker op om så på den baggrund skal

på vegne af venstre liberal alliance det konservative folkeparti og

klimaudfordringen kræver global handling nu hvis alvorlige klimaforandringer skal undgås det er afgørende at danmark fortsat er en drivende kraft i udviklingen af en europæisk og international klimapolitik som understøtter parisaftalens mål og at danmark opfylder sine internationale forpligtelser og yder sit bidrag til opfyldelsen af parisaftalens mål

at regeringen vil fremsætte forslag til en ny klimalov der understøtter at danmark lever op til parisaftalen og etablerer en overordnet strategisk ramme for danmarks klimapolitik med henblik på at nå danmarks mål om klimaneutralitet senest i to tusind og halvtreds folketinget noterer sig ligeledes at regeringen vil

initiativ til en folkehøring hvor alle danskere kan komme med input til klimapolitikken i danmark og til den nye

klimalov der er svaret jo som ministeren også

til at ministeren har meldt ud at man vil fremsætte et en ny klimalov derudover

vil jeg henvise til min tale om samme emne

hvor vi var kommet et væsentligt skridt videre når vi så hører

præciseret at folketinget noterer at regeringen vil fremsætte forslag til en ny klimalov det vil sige

nu har fire partier konstateret at man ikke tager udgangspunkt i borgerforslaget men tager udgangspunkt i noget som

under debatten i dag sådan opfatter jeg

af dansk folkepartis ordfører man må sige at den nuværende klimalov

at vi laver en ny lov hvis man ser på hvad klimarådet har været med til at sætte fokus på jamen så har man jo

set sikret et fagligt godt grundlag og

de internationale udfordringer

vi synes at klimarådet har bidraget med gode rapporter og anbefalinger problemet

været at regeringen ikke har lyttet nok til klimarådet og vi synes også det var et stort tilbageskridt da regeringen valgte at fyre klimarådets formand

godt sige tak til de grønne organisationer som har taget initiativ

jeg synes det er imponerende at vi oplevede at halvtredstusind mennesker skrev under på det her forslag på fjorten dage jeg synes

et af de bedre fordi det har et øje på at folketinget ikke i tilstrækkelig grad

klimaet dermed formulerede man noget som man syntes at folketinget skulle forholde sig til og det er så det vi har gjort i dag

med bindende mål og vi har arbejdet videre med det i vores nye klimaplan

vi slår fast at en bindende klimalov er nødvendig og de ting som er i borgerforslaget

set meget fint sammen med med det som vi har fremlagt for ganske nylig vi synes at en klimalov skal have nogle bindende målsætninger så den sikrer at danmark holder sig på kursen med

og tredive og at vi kan nå frem til at være et nulemissionssamfund i to tusind

vi godt klar over er mere ambitiøst end det som

men man må også konstatere at det som vi har oplevet med fns klimaeksperter

at vi kun har ti til tolv år til for alvor at vende udviklingen

vores ambitioner i danmark vi synes også i enhedslisten at

hvis man ser på borgerforslaget

om året så har vi godt her via debatten i dag kunnet høre at at det kan være noget som er svært bare

uden videre kommer med i næste finanslovsforslag jeg har også noteret mig at der er organisationer som har kigget på regeringens nye måder at gøre tingene op på det er folkekirkens nødhjælp der har været ude at sige at

set være relevant at få det belyst i den udvalgsbehandling som som kommer efter

debat så vi kan blive enige om hvad der mangler for at komme i mål

vi synes er umådelig vigtigt så må man også sige at vi

her trafikkommission som skal se på biltrafikkens belastning og hvad der skal ske og hvordan man lukker hullet i statskassen hvis man laver om på alle afgifterne jeg synes bare det er med til at signalere at regeringen gør tingene alt for sent det var i oktober regeringen kom med sit udspil om noget klimapolitik og det er så her lige i slutningen af februar

nedsætter en kommission og så har man ikke

er al mulig grund til at den her debat fortsætter og det er lidt ærgerligt at det er sent på aftenen ellers er jeg sikker på

at nu starter vi fra nul igen på den samme debat til trods for at ministeren indledningsvis i sin tale har redegjort for at regeringens kommende klimalov blandt andet kommer til at

udgangspunkt i de seks forslag der er i borgerforslaget

lidt alvorligt når der bliver læst en tekst op og

altså regeringen der vil fremsætte et forslag til ny klimalov

tekst se at at man ligesom siger at ja nu har vi fået et borgerforslag med seks pejlemærker og det er søjlerne

er ikke for at være polemisk men jeg synes at

blive optimist og så er vi kommet frem til at

der var altså nogle der der rykkede tilbage til nogle positioner som vi som vi troede

jeg er bare bange for at ordføreren kommer til at puste til den her politikerlede hvis nu man agter

han indledningsvis altså understreger at det blandt

at det enten er bevidst politisk misforståelse man ønsker eller at det måske kan være med til at puste til den politikerlede som der desværre er ude i vores samfund til trods for at ministeren få minutter før ordføreren har stået og redegjort for hvad

at vi skal stemme om den her tekst der nu bliver delt rundt jeg synes jo det er godt at vi fortsætter debatten ud over hvad der er grænserne for den

dansk folkepartis ordfører på vegne af fire partier

at det var de her seks søjler

danmark til danmarks naturfredningsforening til mellemfolkeligt samvirke til folkekirkens nødhjælp det økologiske råd verdens skove vedvarendeenergi

og halvtreds klimabevægelsen og den grønne studenterbevægelse tak fordi i tager et borgerforslag til

borgerforslag er noget vi har arbejdet for fra starten af vores tid her i folketinget og

og vi kan se med det her forslag at det bliver løftet til et nyt niveau fordi det ikke bare er en samling borgere der får en idé men det simpelt hen er organisationer af borgere veletablerede organisationer som jo er fællesskaber af borgere som sætter dybt kompetente fagfolk til at finde ud af hvordan

forslag til en måde at strukturere en klimalov som i princippet

en kvart million borgere står bag

derfor er det jo virkelig noget vi skal lytte til

på to sider beskrevet seks principper for hvordan man kan skrue en klimalov sammen og det synes jeg jo er smukt

principper er jo ikke faste principper er netop noget man skal tilpasse og implementere til det endelige forslag men det er dog også noget der siger

have de her elementer med hvis det skal være seriøst så det er et spørgsmål om at lave en klimalov eller ej her

netop tænkt mange skridt videre her er tænkt i at vi laver en ramme som bør være det en klimalov indeholder og så skal djævlen i detaljen selvfølgelig fastlægges

fremtidigt samarbejde så jeg vil her bare runde af

støtter fuldt op om det her borgerforslag og vi er store fan af den måde det er skruet sammen på og præsenteret på

også forhandlet her i salen i

jeg en debat hvor det var som om folk rykkede sig

i den forrige debat til det borgerforslag der ligger faktisk skulle man stramme sig an

liberal alliance har været tydeligere

kan støtte det som det ligger og konservative

man godt kunne støtte det der ligger så ved jeg godt at vi nu kommer til en forespørgselsdebat og at det her forslag til vedtagelse der ligger fra regeringen og dansk folkeparti er skrevet før vi havde den her debat men jeg bliver nødt til at sige at jeg

herre søren egge rasmussens oplevelse af at det forslag der så blev læst op nu her er et tilbageskridt i forhold til der hvor vi var vi var

et flertal til at stemme for borgerforslaget og nu står vi så med

ikke bare refererer man i regeringens forslag til vedtagelse

principper der ligger og som vi kunne forstå på klimaministeren

hvis man vil hvis man synes at man har flyttet sig i den her debat

klimaneutralitet i to tusind og halvtreds i regeringen og dansk folkepartis forslag

at det er finere fransk tekstlæsning her og at der måske går for meget teolog og

klimaneutralitet er altså noget andet end at være nettonuludleder og i energiaftalen står der at vi skal være nettonuludledere det betyder at vi

udlede mere i danmark end vi selv kan optage på vores jorde

nu beslutter klimaneutralitet med det her så træder i tilbage fra det der står i energiaftalen det er mindre og

man kan købe sig til det hele så skal vi forstå det sådan at at nu går man ikke bare tilbage fra ikke at kunne støtte de principper der er i borgerforslaget

tilbage til før energiaftalens tid og gå efter

kan være mere begejstret jeg var faktisk relativt begejstret inden vi kom til det her sted og jeg tænker at man måske

sunde sig over det her forslag til vedtagelse og se om det nu lige var

støtter det andet forslag der er fremsat som netop lige præcis henviser til de seks principper der er i borgerforslaget det ville jeg

at de støtter det som jeg lige har sagt her både det

men også ærgrelsen over at

som en serviceoplysning værsgo til fru mette

folketingsmedlem hvor enhedslisten havde indkaldt til

debatter først omkring biodiversiteten i enge så

om morgenen og der blev ret stolt af vores folkestyre

klokken ikke er tilnærmelsesvis så mange den her gang

synes jeg også vi har haft en god og seriøs drøftelse af det her jeg synes måske jeg vil bruge min taletid her på bare at minde om at borgerforslaget skal vi stemme om selvstændigt at den her vedtagelsestekst relaterer sig til den forespørgselsdebat der var indkaldt til i forlængelse af

jeg har selv nikket til ordlyden

den tekst der blev læst op herfra tidligere jeg tror ikke der ligger nogen intentioner i forhold til at sende andre signaler omkring

præciseret det her med de seks pejlemærker

bliver gjort i teksten men for mig at se har det ikke afgørende betydning det der er sagt i dag i debatten er det der har betydning og så selvfølgelig når vi

den her vedtagelsestekst der afgør om borgerforslaget bliver til noget eller ej der synes jeg vi skylder at vise respekt for de

som et selvstændigt punkt men men tak for en

kan støtte klimaloven som den ligger og

er enormt positive over for det her borgerforslag vi kommer til i udvalget at drøfte det vi kommer til at sætte spørgsmålstegn ved

sikre på at vi forstår det samme når der er et pejlemærke nummer fire lægger vi det samme

synes jeg vi skylder dem der har stillet borgerforslaget at hvis vi stemmer det igennem i salen her skal vi bagefter ud og skændes om hvad betyder et uafhængigt klimaråd jeg har lyst til at spørge hvert af de partier der nu og her er klar til at stemme for det

for et uafhængigt klimaråd

nogen konkret model i borgerforslaget og det tror jeg

den samme fortolkning af hvad der ligger i de her seks

borgerforslaget det at man ligesom forholder sig

jeg ligesom fru ida auken er en lille smule forvirret fordi hvis man faktisk nu siger at forudsætningen for

støtte det borgerforslag er at det bliver ændret så var det måske egentlig meget godt nu at sige at man

nu har har fru mette abildgaard sagt

henvist til de principper fra borgerforslaget så kunne

den rigtige formulering om hvor vi skal ende og borgerforslagets principper

undgå den lille forvirring der er kommet om noget sprogligt i regeringens

i det borgerforslag der er jeg hørte ikke meget forskel på det regeringens ordførere har sagt det ministeren har sagt og det herre jens joel selv har sagt jeg spurgte ordret herre jens joel stemmer socialdemokratiet for

borgerforslaget hvis det er tilfældet

at der er nogle ting vi skal blive klogere på der er nogle ting vi skal spørge mere ind til

love at der er fem milliarder ekstra i udviklingsbistand første januar

have præciseret fru mette abildgaard kunne

det er man gerne vil have lavet om ministeren kunne være præcis

støtte det her forslag og vi har et punkt hvor vi er nødt til at præcisere hvad vi mener med det det jeg hører er at regeringens ordførere har en masse områder hvor de ikke er sikre på hvad det betyder og det bliver så brugt som en undskyldning for

der deler vi jo socialdemokratiets ansvarsfølelse i forhold til at kunne anvise en finansiering så der er ikke forskel på hvad socialdemokratiet har sagt i dag og hvad jeg står her og siger nu om end jeg forstår

og der er jo meget stor forskel på beslutningsforslags karakter og lovforslags karakter beslutningsforslag er jo typisk sådan lidt overordnet hvor der

så skal det jo så udmøntes og planlægges i detaljer hvordan det så skal se ud i en lovtekst derfor kunne man jo godt tilslutte sig den her ramme som som det her borgerforslag har og så efterfølgende når man implementerer det finde ud af alle detaljerne det er vel sådan det

afvist ganske betydelig mange beslutningsforslag fra blandt andet dansk folkeparti som ellers rummer gode forslag gode intentioner ting vi enige i men hvor vi

anvist en finansiering hvor vi ikke synes

folkeparti eller alle mulige andre kommer med gode forslag som vi får drøftet her i salen men før

det på plads det har også betydet at vi har bakket op om beslutningsforslag fra dansk folkeparti

åbne over for hvordan det her kommer til at ende når vi har haft en god drøftelse af det i udvalget

imødegå klimaforandringerne og den alvorlige udfordring som

er der alligevel her i folketinget mere som samler os

det præsenteret hen over sommeren i rapport på rapport og ikke mindst den seneste rapport fra fns klimapanel viste jo klart og tydeligt at der er en udfordring men også at vi stadig væk

derfor jo også glad for at vi har haft debatten i dag

også fra regeringspartierne et klart signal om at

og et godt grundlag for det videre arbejde med at få lavet en ny klimalov

arbejder intensivt med det og selv om der er mange fornuftige mennesker i

over tredstusind der har skrevet under på

der også brug for at vi får en endnu bredere folkelig debat

gerne sammen med energi forsynings og klimaudvalget

høringer drøftelser så vi kommer ud i alle kroge af danmark får alle synspunkter på banen således at vi får det bedst mulige grundlag for at få en ny og endnu mere ambitiøs klimalov

om om venstre har flyttet sig fra dengang hvor venstres formand

nuværende statsminister sagde at det var urealistisk alt for ambitiøst og naivt da vi

når det handler om klima der er nok nogle der dyrker det her mere end regeringspartierne gør

at vi får samlet folketinget om en ambitiøs

i min forrige ordførertale henviste at man havde skåret ned på energiforskningen forsøgt at aflyse havvindmølleparker skrottet

jeg kan godt forstå at ministeren gerne

til at være polemik men vi prøver bare at holde regeringen op på hvad regeringen

ment de sidste fire år og det er vel ikke helt urimeligt men jeg kunne jo spørge helt konkret i vores forslag til vedtagelse bliver der bedt om at regeringen indkalder til forhandlinger om en styrket klimalov inden folketingsvalget vil ministeren

gennemført i folketinget det er vel nok den mest ambitiøse aftale nogen sinde fru mette og andre har redegjort for indholdet i den tre havvindmølleparker hver især på mindst otte hundrede

indsats i forhold til forskning udbud mål om at vi kommer op på hundrede procent grøn el i to tusind og tredive mere end fem og halvtreds procent af det samlede energibehov baseret på vedvarende energi så

sige at så synes jeg virkelig der er grund til at være stolt

regeringen

glade for at vi kan nå hinanden og det håber jeg også vi kan

indkalde til forhandlinger om en styrket dansk

klimalov med bindende reduktionsmål

det vel at mærke skulle ske inden et

intentionerne i det her borgerforslag som bygger på de der seks søjler og som lægger op til at det er en ny klimalov

det er derfor det er et meget relevant spørgsmål om ministeren

vedtagelse som socialdemokratiet enhedslisten alternativet radikale venstre

regeringens plan at der skal være en eller anden høring på den anden side af sommerferien det er så ikke det som som borgerforslaget har skitseret det synes jeg er en skam